om eventuelle forslag til vedtagelse

at vi tager en status på det folketingsår der er gået

i fællesskab traditionen tro en forespørgsel til

private arbejdspladser og det er lykkedes med tusindvis af nye arbejdspladser og langt færre arbejdsløse det andet pejlemærke var stærkere kernevelfærd

og ældrepleje det tredje pejlemærke var flere med i arbejdsfællesskabet og det har vi fået vi har nu det laveste antal personer på offentlig forsørgelse i ti år i ti år det fjerde pejlemærke var en konsekvent og realistisk udlændingepolitik den har vi ført og den har virket antallet af asylansøgere til danmark er historisk lavt siden folketingsvalget er danmark blevet stærkere rigere og tryggere

sige tak for samarbejdet om at flytte vores land i den retning jeg her har skitseret en særlig tak til dansk folkeparti regeringens parlamentariske grundlag

bredere for trods uenigheder på tværs

finder vi jo mange gode løsninger i fællesskab og at finde løsninger i fællesskab er

set en unik dansk styrke

det er også grunden til at jeg kan sige at danmark

både herhjemme og ude i verden vi har en sund økonomi som udlandet har tillid til og vi er nu for første gang i mindst en hundrede og tre og firs år helt uden gæld i fremmed valuta sidst det var tilfældet var

siden har vi taget et opgør med enevælden det ved jeg godt

vi har et stærkt erhvervsliv et stærkt erhvervsliv som er i fremgang og som jeg selv har haft det

at være med til at repræsentere i årets løb i usa sydkorea mexico og senest i kina og alle steder hvor man kommer bliver danske virksomheder mødt med respekt og interesse og med en stor efterspørgsel efter vores bæredygtige klimaløsninger for her er danmark i absolut verdensklasse og det understreges af at vi netop har fået tildelt værtskabet for verdens største energikonference øresund energy week vi har en god offentlig sektor med mange dygtige og mange dedikerede medarbejdere vi har tillid til hinanden vi har en stærk kultur der binder os sammen vi passer på hinanden og når man spørger danskerne

ikke et perfekt samfund men et sted hvor langt de fleste

vi skal også i fremtiden være blandt de rigeste lande i verden og derfor fremlagde regeringen i går planen vækst og velstand

en ambition om at øge væksten i danmark med firs milliard kroner det er en høj ambition men hvorfor skulle vi ikke have høje ambitioner hvem går ind for lave ambitioner vi skal have høje ambitioner

om flere i arbejde om bedre og mere vellønnede jobs om stærkere offentlig service om lavere skat og om at gøre danmark endnu stærkere

vi vil styrke den offentlige sektor med flere penge til velfærd og højere investeringer vi vil skabe mere vækst sætte skatterne ned så flere jobs vokser frem og så familierne får flere penge mellem hænderne flere penge mellem hænderne til den nære personlige velfærd vi vil holde fast i en sund økonomi

så vi giver et rigere danmark videre til vores børn den næste generation det kan lade sig gøre hvis vi vil og jeg vil gerne opfordre folketingets partier til at tage medansvar for at det sker for vi skal bruge den gunstige situation som vi jo selv har skabt

for det første vil vi tage hul på det som lidt teknisk kaldes samspilsproblemet men som jo altså mere mærkbart dækker over det

at det for nogle slet ikke kan betale sig at spare op til pension fordi man modregnes i offentlige ydelser det vil vi blandt andet gøre ved at give bedre mulighed for at spare

uden modregning i de sidste år før folkepensionsalderen og ved at sænke skatten på en måde så det bedre kan betale sig at spare op til pension for alle aldersgrupper

vil vi sikre at flere danskere rent faktisk sparer

for som det er i dag sparer for mange danskere for lidt eller slet ikke op til pension derfor vil vi indføre en

for folk på kanten af arbejdsmarkedet folk på overførselsindkomst lønmodtagere med ingen eller små pensionsindbetalinger

firs ’erne tog man forsigtigt hul på de arbejdsmarkedspensioner der i dag sikrer de fleste lønmodtagere et godt seniorliv

vores ansvar at få resten med for det tredje vil vi give mulighed for frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidraget efterlønsbidraget til dem som som ønsker det

i alt tretten gode initiativer som både vil være til gavn for den enkelte for den personlige velfærd

danskernes personlige velfærd er højt prioriteret af regeringen derfor har vi sænket registreringsafgiften to gange så en

tredivetusind kroner mindre og flere familier kan skifte den gamle bil ud med en ny mere sikker mere komfortabel

skabt ro om familiernes boligøkonomi først ved at fastfryse grundskylden derefter med en boligskatteaftale og en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem så boligejerne nu efter års usikkerhed får vished om deres boligøkonomi og får de penge tilbage som fejlagtigt er blevet opkrævet siden to tusind og elleve det er gode aftaler som jeg gerne vil kvittere for samarbejdet om de skaber tryghed for familierne skaber ro på boligmarkedet

ting som også bidrager til danmarks fremgang

fortsat fremgang afhænger i høj grad af at vi har stærke og konkurrencedygtige virksomheder de er så at sige motoren i danmarks vækst og udvikling og den motor skal være toptunet til fremtiden

vi har fjernet pso afgiften den måske største byrdelettelse for dansk erhvervsliv nogen sinde og vi har fjernet den på en måde så vi både sikrer vækst og finansiering af den grønne omstilling

billigere el i stikkontakten vi har indgået en nordsøaftale

fastholde og skabe nye arbejdspladser langs vestkysten i syddanmark

som førende klimanation i fremtiden og samtidig gøre energien billigere

vi sænker bo og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed så familieejede virksomheder ikke havner på udenlandske hænder når et generationsskifte nærmer sig men bliver i danmark

at pengene bliver i virksomheden så der skabes nye danske arbejdspladser

en stribe markante initiativer som styrker danmarks motor og skaber flere arbejdspladser

bioteknologi tre d print robotter selvkørende biler og hvad det nu

ændre vores hverdag og vores virksomhed i et tempo som vi ikke har set det før men vi har stået over for forandringer før og vi har jo før vendt dem til vores fordel forvandlet systuer til design skibsværfter til vindmøllefabrikker og det skal vi gøre igen

her skal vi først og fremmest udnytte den danske x faktor samarbejde derfor har jeg samlet en bred vifte af lønmodtagerrepræsentanter arbejdsgivere virksomheder iværksættere eksperter og ministre i et partnerskab for fremtidens danmark sammen skal vi finde svar på hvordan danmark bedst kan gribe fremtiden uden at tabe nogen på vejen

og sammen med arbejdsmarkedets parter har vi genoplivet de trepartsaftaler som en tidligere regering lagde i graven først indgik vi en aftale om integration så aftalte vi tusindvis af nye praktikpladser og i næste runde som snart går i gang vil vi skabe mere og bedre voksen og efteruddannelse så alle bliver klar til fremtiden for svarene bliver bedre når vi finder dem i fællesskab

det gælder også internationalt

og derfor er jeg oprigtigt bekymret over det jeg ser ude i verden

en stigende protektionisme

usikkerhed om den internationale indsats mod

modvilje mod de institutioner som vi har bygget hele den internationale orden op omkring

et storbritannien på vej ud af eu med store konsekvenser til følge for europa og danmark for vores virksomheder for danskerne

der er meget på spil for en lille åben økonomi som vores vi har skabt vores velstand ved samhandel med resten af verden og mere end halvdelen af vores eksport går til det indre marked

vi har længe taget for givet at vores virksomheder bare kan handle på kryds og tværs af grænser uden barrierer uden told og toldkontrol

danmark har ingen interesse i at verden lukker sig mere om sig selv tværtimod vi har brug for internationalt samarbejde frihandelsaftaler åbenhed en international retsorden og vi har brug for et effektivt og fokuseret eu samarbejde

et eu som prioriterer frihandel og gode rammer for vækst med et stærkt indre marked et eu som beskytter de ydre grænser og sætter ind mod migration på en effektiv måde et eu som værner om vores sikkerhed

et europa der påtager sig et større ansvar for vores egen sikkerhed tingene hænger sammen vi kan ikke adskille vores politiske initiativer hjemme fra den udvikling vi ser

derfor vil regeringen fremlægge nye initiativer som blandt andet skal styrke vores internationale konkurrenceevne

falder man bagud hvis man står stille

og vi skal have fremgang vi skal ruste danmark til fremtiden

en strategi for danmarks digitale vækst som skal gøre danmark helt klar til at gribe de teknologiske muligheder

en teknologipagt hvor erhvervsliv uddannelsesinstitutioner og det offentlige samarbejder om at skabe de tekniske og digitale kompetencer

det bedre skal kunne betale sig at arbejde så flere tjener deres egne penge frem for at leve af andres i efteråret vil regeringen fremlægge et skatteudspil hvor vi vil sænke skatten i bunden fordi det bedre skal kunne betale sig at arbejde end at modtage offentlig forsørgelse i toppen fordi vi skal kunne tiltrække dygtige

til vores virksomheder det vil også bidrage til

som skal komme hele landet til gode for det er

en hovedprioritet for regeringen at vi skal have fremgangen til at slå rod uden for de store byer og derfor har vi taget et opgør med planloven som begrænser udvikling og muligheder i de egne af danmark

og besluttet at udbygge den østjyske motorvej e45

vi har taget et af de mest drastiske skridt jeg kan komme i tanke om for at komme den geografiske skævhed til livs

vi flytter statslige arbejdspladser ud

efter en valgperiode elleve til femten hvor der blev flyttet to hundrede

fire tusind statslige arbejdspladser ud af hovedstaden og ind i byer rundt i landet

mere end to tusind er allerede på plads i hjørring odense aalborg silkeborg nykøbing falster ikast karup ribe holstebro skanderborg slagelse frederikshavn lemvig viborg randbøl og rønne og resten er på vej men det er kun første bølge

inden sommerferien

sin afslutningsdebat men alle der sidder her ved godt at det ikke markerer

præsentere en ny organisering af skattevæsenet hvor vi fortsætter udviklingen med at skabe flere statslige arbejdspladser uden for hovedstaden og senere vil vi foreslå at endnu flere statslige arbejdspladser inden for andre områder flyttes ind i byer rundt i landet og flyttes ud af københavn hovedstaden

ikke et danmark som er delt i udvikling og afvikling jeg ønsker et danmark hvor fremgangen kommer alle dele af landet til gode

uden velstand

vi sætter patienten i fokus styrker både forebyggelse behandling og opfølgning løfter samlet kræftområdet med over to milliard kroner over fire år og vi udvider kapaciteten på vores sygehuse så flere kan blive behandlet hurtigere

vi styrker også indsatsen mod demens

påvirker mennesker familier dybt

og pårørende og helt som vi lovede før valget

indfører vi nu patientansvarlige læger over hele landet vi sætter patienten først vi styrker kernevelfærden

det gør vi også på ældreområdet hvor vi sammen med dansk folkeparti har afsat en milliard kroner ekstra hvert år til mere værdig ældrepleje og yderligere to milliard kroner frem til

det er jo her på kernevelfærden at det offentlige skal levere levere varen vel vidende

godt nok for vi skal hele tiden have en ambition om at gøre det bedre det er også derfor vi har sat gang i en sammenhængsreform som skal give flere borgere en bedre service og som skal sørge for at det offentlige bruger ressourcerne på det rigtige på kerneopgaverne at vi tænker mindre i siloer

at vi får bedre ledelse bedre ledere

og at vi sætter de mange dygtige medarbejdere mere fri stoler mere på deres faglighed og sætter dem fri til at passe deres arbejde det er mit mål med sammenhængsreformen og jeg håber at mange partier

vi skal hele tiden gøre en god offentlig sektor endnu bedre for det bidrager også

samtidig skal vi jo så rydde op

vi skal have tillid til at enhver svarer sit og derfor opruster vi nu skattevæsenet

femten faldt antallet af medarbejdere med tusind

nu tilfører vi skat nye ressourcer næsten syv milliard kr tusind flere årsværk

og derudover sætter vi gang i en undersøgelseskommission som skatteministeren holder det første indledende møde om i morgen for sådan skal det jo være

myndighederne

ellers skrider tilliden ikke bare til vores myndigheder men jo i virkeligheden til hele den model som vores samfund

samfundskontrakt

vi skal ikke glemme fortidens fejl det skal vi ikke men vi skal først og fremmest få styr på tingene nu og det kan kun gå for langsomt

vi skal passe på vores velfærdssamfund vi skal passe på danmark derfor har det høj prioritet for regeringen at der er styr på tilstrømningen af flygtninge og migranter

da jeg blev statsminister var vi udfordret af en flygtninge og migrationssituation som kombineret med en stribe lempelser under den tidligere socialdemokratiske socialdemokratiske regering lagde et

men danmark kan ikke stå åbent for alle og enhver

det vil ødelægge vores kultur

vores sammenhængskraft vores økonomi antallet betyder noget

vi har fået styr på tilstrømningen

akkurat som vi lovede i første kvartal af to tusind og sytten var asylantallet det laveste siden tredje kvartal af to tusind og otte

vi har øget politiindsatsen ved asylcentrene strammet reglerne for permanent ophold

styrket indsatsen for hjemsendelse af afviste asylansøgere indført midlertidig kontrol ved grænsen og en nødbremse som kan aktiveres hvis der igen går hul på europa

styrke samarbejdet om hjemsendelse med de lande som de afviste asylansøgere kommer fra

noget for noget princip hvor vores hjælp er afhængig af at de lande migranterne kommer fra tager et ansvar for deres egne statsborgere og tager dem tilbage igen

det arbejder regeringen hårdt på at få igennem i eu

vi mere styr på vores eget land i alle dimensioner

til en indsats i nærområderne hvor pengene jo rækker langt langt længere netop fordi regeringen har fået styr på tilstrømningen

vi som det ser ud lige nu i år kunne flytte

milliard kroner fra asylområdet til langsigtede udviklingsindsatser

som skal mindske flygtninge og migrationspresset på europa blandt andet ved at skabe flere arbejdspladser i mellemøsten og afrika særlig for de unge få flere børn i nærområderne i skole give flere kvinder og piger bedre adgang til prævention og familieplanlægning alt sammen noget der kan tænde

samtidig vil vi oprette en særlig pulje som skal styrke vores mulighed for at hjemsende afviste asylansøgere og alt det kan vi gøre fordi vi har strammet op

danmark skal være lukket for dem

være åbne for dem vi vitterlig har brug for udenlandske specialister som virksomhederne behøver

veluddannet arbejdskraft som vi i øjeblikket måske ikke selv har til rådighed og som det tager år

for de bidrager nemlig også

derfor forstår jeg ikke at et flertal her i salen sætter bremsen i netop her

ved sidste år at hæve grænsen i beløbsordningen så den nu er firehundrede

kroner mod tidligere trehundrede

yderligere jeg har helt helt oprigtigt svært ved at forstå det

for danmark bliver ikke rigere af at vi lukker de dygtigste ude vi bliver tværtimod fattigere

og det skal vi ikke blive vi skal blive rigere

derfor skal vi bekæmpe

de sider af udfordringen som skaber fattigdom

i alt for ringe udstrækning er i arbejde

som allerede bor her skal ud af ghettoerne og ind på arbejdsmarkedet og vi har taget hul på det

med integrationsydelsen som der da heldigvis er et flertal for det er ikke stort

og med et klart signal om at udgangspunktet er at man er arbejdsmarkedsparat

og det begynder jo at virke flere er kommet i arbejde og langt flere meldes klar til arbejde men vi er langt langt fra i mål det skal kunne betale sig

for bred opbakning til den vi har fordoblet minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse vi har fremlagt en retfærdighedspakke som skal give flere rettigheder og en bedre behandling af misbrugte børn og ofre for voldtægt vi har styrket politiet med en ny politiskole i jylland som åbner i to tusind

i jylland og det er lykkedes regeringen at forhandle en særaftale om danmarks tilknytning til europol på plads med eu det er lykkedes fordi vi prioriterede en aftale meget højt og fordi må jeg også tilføje

aftale vi kunne opnå og den næstbedste løsning for politiet

den kamp kampen mod terror kæmpes på mange fronter

er desværre ikke vundet i december berlin

angreb længere væk i istanbul i januar og i ægypten i maj og i sidste uge et angreb i storbritannien denne gang i manchester rettet mod uskyldige børn og unge

livsglæde til en koncert med mange ofre til følge

udført af usle mordere som aldrig vil vinde i danmark yder vi vores i kampen mod terroristerne og vi har styrket beredskabet mod øst der er bud efter os og det forstår jeg også godt hver gang jeg besøger vores soldater senest i december vores f seksten piloter i tyrkiet vores jægersoldater i irak vores soldater der træner

hvor engagerede dedikerede og superprofessionelle mænd og kvinder vi har i

men truslerne bliver ikke færre og truslerne bevæger sig nu også over i cyberspace danmark har en afgørende interesse i at nato står sammen og har de militære kapaciteter som er nødvendige derfor vil regeringen i efterårets forhandlinger om et nyt forsvarsforlig lægge op til et substantielt løft af vores forsvarsbudgetter for fred og stabilitet kommer ikke af sig selv

og vi er måske mere end nogen sinde før beroende på

et af de områder hvor vi har en særlig interesse i fred stabilitet og bæredygtig økonomisk udvikling er jo arktis

en uge siden vi havde to gode debatter

her i folketingssalen

vil gerne kvittere både for debatterne og for det samarbejde vi har med de nordatlantiske repræsentanter

vi har et stærkt rigsfællesskab

når vi holder sammen det håber jeg vi kan blive ved med at gøre og det tror jeg vi kan og det er noget af det vi skal diskutere på årets rigsmøde på christiansø om cirka fjorten

det glæder jeg mig til både færøerne og grønland har udstrakt selvbestemmelse stort set alle vigtige beslutninger bliver truffet i henholdsvis tórshavn og nuuk og begge lande har stadig mulighed for at overtage ansvaret for flere områder og udvikle selvbestemmelsen hvis de ønsker det sådan skal

stærke virksomheder nye arbejdspladser styr på tilstrømningen fremgang i hele landet

flere muligheder end problemer

men for der er et men

som mere end andet bekymrer mig

teknologiskolen på syddansk universitet et fantastisk sted hvor engagerede børn

har store drømme de lærer om robotteknologi

de bygger robotter de undervises af nogle af danmarks

fantastisk

samme dag besøgte jeg vollsmose

og jeg tror at der er sådan i omegnen af et kvarter på cykel mellem teknologiskolen og vollsmose

de unge jeg mødte i vollsmose

de fleste af dem har også drømme

at snuble fra start og stå stille på perronen

se det er jo først og fremmest trist for den enkelte som derfor selvfølgelig også har et ansvar for at flytte sig men det er også trist for danmark for på den måde risikerer vores land at knække over i et vinderhold og et taberhold

for vi kan jo se i resten af verden hvad det fører til

splittelse fremtidsfrygt et ønske om mure og om at melde sig ud af verden og det er det sidste danmark har brug for i min nytårstale formulerede jeg derfor den ambition at vi skal gøre alle i danmark til fremtidens vindere og særlig dem på kanten vi skal have bedre erhvervsuddannelser og det får vi med erhvervsuddannelsesreformen

bedre gymnasier og det får vi med vores gymnasiereform

alt det skal vi have men helt ærligt

jeg er langt mere bekymret for de omkring halvtredstusind unge mellem femten og fire og tyve år der hverken har en uddannelse er i gang med en uddannelse eller har et arbejde de er i overhængende fare for at blive efterladt på perronen mens deres venner suser

jeg anerkender simpelt hen ikke det synspunkt

at det ikke er muligt at drive en kommunal folkeskole hvor børn som de er flest lærer at læse og regne på et tilstrækkeligt niveau efter ti års skolegang

jeg godtager ikke den forklaring at fordi man er født ind i en bestemt familie

en uheldig baggrund så kan skolen bare give op det gælder heller ikke børn

at børn som de er flest kan lære nok i skolen hvis de får muligheden for det

jeg har set det

set at det kan lade sig gøre

fremlagt et forslag om at forenkle og forbedre tilbuddene til de unge som har sværest ved at finde vej efter folkeskolen de har brug for en sikker hånd og ikke en jungle af tvivlsomme tilbud vi har fremlagt et udspil om dagtilbud som skal give en styrket tidlig indsats for de børn der har mest brug for det og efter børnehaven skal skolen følge

folkeskolereformen men reformen når

ikke at få fuld virkning for de årgange der går i de ældste klasser i dag

men vi kan ikke tillade os at være tålmodige på vores børns vegne de går kun i niende klasse én gang i livet de kan ikke vente derfor bakker vi nu skolen op med en skolepulje på

til godt hundrede folkeskoler der har mange elever med utilstrækkelige færdigheder i de ældste klasser det er en udstrakt

en udstrakt hånd til kommunerne om sammen

sætte fokus og høje mål

den har de fleste da heldigvis grebet

men af en eller anden grund

slår man hånden af os i københavns kommune her melder man pas

og det er i en kommune hvor hold nu fast over halvdelen af eleverne i de pågældende skoler får under fire i dansk og matematik i niende klasse over halvdelen

for mig er det helt uforståeligt at man ikke vil tage imod hjælpen og jeg synes ærlig talt ikke at københavn kan være det bekendt over for de fagligt svage elever i de ældste klasser på de pågældende skoler det er et svigt

forlæns ind i fremtiden og i særlig grad de børn og unge som har fået en skæv start

vi skal møde fremtiden som et samlet land og i samlet flok

åbenhed og selvtillid vi skal have høje ambitioner for danmark styrke fremgangen og bruge den med omtanke vi skal forstå at danmark kun er danmark fordi vi passer på hinanden og vi der er optimister har et særligt ansvar for dem som ikke deler vores lyse syn på fremtiden danmark må ikke knække over det er vores største udfordring vi skal fortsat være et af de rigeste lande

alle med om bord det kan lade sig gøre og jeg håber at vi kan gøre det til en fælles sag

den handlede om robotter tusindvis af danske arbejdspladser vil blive erstattet af robotter

politiske sprog og fundet ud af at vi stort set alle sammen siger det samme det kan jeg desværre ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt

vi nedsætter en kommission robotterne var i øvrigt startet med at sælge dsb til underpris

de givet sig selv en lønforhøjelse nu var det jo heldigvis kun satire men sandt er det at robotterne kommer alting forandrer sig i de her år og det går stærkt når det går stærkt skal vi huske på hinanden og det vigtigste spørgsmål i dag er

hvordan sikrer vi her fra christiansborg at der i fremtiden vil være et arbejde til alle jeg synes vi bruger for lidt tid på den diskussion desværre som socialdemokrat tror jeg jo på at man skal have et arbejde

at alle skal have lov til at bidrage til vores samfund en fremtid hvor mennesker bliver overflødiggjort er jo ikke en fælles fremtid for os alle

hvor en stor del af os ryger baglæns på grund af teknologi fordi det går for stærkt

set er afgørende nok i sig selv det handler også om vores virksomheder og danske arbejdspladser forhindringen for fortsat vækst og udvikling i danmark er ikke den nuværende pensionsalder forhindringen for vækst og udvikling er at mange danske virksomheder kommer til at mangle dygtige medarbejdere

elektrikere smede og ingeniører det skal løses nu vi har fremlagt en række forslag

flaskehalsudspil et vækstudspil og en opkvalificeringsreform

gå fra ufaglært til faglært

ordblinde på en bedre måde og at vi sikrer en bedre økonomi til vores erhvervsuddannelser jeg ved godt det her er svært

og bruge pengene på det

sikre danske lønmodtagere og bruge pengene

politiske der er det svære men jeg tror at det er svært for mange af jer der lytter med i dag

der har dårlige minder om deres skoletid

skoler og vores uddannelser på en anden måde end i dag vores skole i danmark skal også passe til alle jer der ikke kommer fra et hjem hvor uddannelse er det mest almindelige det er sådan set måske vores vigtigste opgave og det håber

vi kan samarbejde om her i folketinget

det er vi sjældent men fordi vi

kan skabe nogle bedre og mere holdbare løsninger når et bredt flertal står bag beslutningerne

vi nu afslutter det er jeg faktisk ganske stolt af

at skabe tryghed for dem der ejer en bolig

både geografisk og socialt

finansieringen af den grønne omstilling hvor det er lykkedes at bevare de vindmøller der skaber arbejdspladser og gør danmark mindre afhængigt af fossile brændstoffer

nævnt bandepakken nordsøaftalen den skattekommission vi nu nedsætter

og billigere offentlig transport og

og resultater jeg er særlig glad for at vi nu har en solid enighed om udlændingepolitikken i folketinget når mennesker er på flugt skal de have hjælp

og det skal vi blive ved med at gøre men vi kan hjælpe endnu flere hvis indsatsen i nærområderne bliver bedre og hvis vi skal sikre sammenhængskraften

en grænse for hvor mange der kan komme hertil det kræver svære beslutninger og det står vi ved også efter et valg jeg har selvfølgelig respekt for at andre partier slås for deres synspunkter

en politisk tyngdelov et mindretal kan ikke påtvinge flertallet sine holdninger og senest her i efteråret fik vi jo demonstreret at selv ikke de mest stålsatte øjne kan ændre på det faktum dengang handlede det om topskattelettelser og det må vi forstå

mandaterne er jo de samme

to spørgsmål for det første er det virkelig den rigtige prioritering

af sygdom

regeringen nu igen store sparerunder

for det andet er det virkelig den største udfordring for dansk økonomi at vi har et samfund hvor dem der tjener mest også bidrager med lidt ekstra det er det selvfølgelig

altså ikke en eneste ufaglært i sønderjylland der bliver dygtigere af at der bliver givet topskattelettelser

topskattelettelserne kun er på dagsordenen af hensyn til liberal alliance og dermed regeringens fremtid

at forhindre regeringen i at trække danmark alt for skævt så langt så godt men vores ambitioner er selvsagt større end det nu er tiden til at trække danmark i en mere retfærdig retning hvor forskellene

dig på en måde og i et tempo der passer til dig

nogle myndigheder som vi kan stole på og hvor alle selvfølgelig skal bidrage med det de skal

til et christiansborg hvor alle danskere kan regne med at vi politikere bruger vores tid på at samarbejde med hinanden og skabe resultater

socialdemokratiet enhedslisten alternativet og socialistisk folkeparti

anden retning vi skal værne om og styrke vores velfærdssamfund og ikke gradvis udhule og afvikle det vi skal udvikle vores fælles velfærd begrænse uligheden bekæmpe fattigdom sikre bedre hjælp til nedslidte skabe et mere rummeligt arbejdsmarked skabe flere job og praktikpladser og styrke opkvalificering og uddannelse folketinget konstaterer at en vækst i det offentlige forbrug på nul

er urealistisk i forhold til den demografiske udvikling og vil medføre forringelser af det nuværende serviceniveau i vores daginstitutioner folkeskoler sygehuse ældrepleje med mere folketinget konstaterer at regeringen har skruet ned for danmarks grønne ambitioner til skade for både klima erhvervsliv og forbrugere folketinget pålægger regeringen at føre en klimapolitik der bringer danmark tilbage på et ambitiøst spor gennem brede politiske forlig herunder blandt andet arbejde for at hundrede procent af vores elektricitetsforbrug gerne er dækket af vedvarende energi senest i to

var til folketingets partier og dermed jo også til

romaer som jo turnerer rundt i københavn men også i andre byer og gør livet utrygt for mange og som kun er

for at samle flasker og på den måde prøve at få en en tilværelse i danmark

egne tanker om hvad vi kan gøre ved det problem

andre mennesker med vi har hørt om afpresning af danske hjemløse og pludselig befinder vi os jo i den situation at vi har et gadebillede som vi har brugt årtier på at sikre ikke skulle komme i danmark

forstyrrer det offentlige rum som skal være der ikke alene i vores bybillede

også på sommerens festivaler og andre steder hvor der er mange mennesker så jeg synes vi skal tage

en forhandling om det også ganske hurtigt der

hen behov for at politiet rykker ind og hjælper københavns kommune

omvendt bevisbyrde man skulle forpligte de pågældende udlændinge til at kunne dokumentere når de mødte politiet

her i folketinget men nu er vi jo mange samlet i dag og det kan være

der kommer på andre tanker men

kommer med nogle konkrete forslag til hvad vi så rent faktisk gør ved det

på christianshavns torv omkring nikolaj kirke i parker og hvor problemet ellers er

til at rejse det her på europæisk plan for det det er jo de europæiske regler der er noget galt med fri bevægelighed skal bruges til at

og uddanne sig ikke til at man kan bevæge sig rundt og tigge ikke til at man kan bevæge sig rundt og

for at få genoprettet fred og ro og 2

for det altså det her med at den der har evnen også

et af de områder hvor

af de flygtninge der kommer til danmark som

kalder på en vis refleksion hos fru mette frederiksen og måske en trang til at tænke

har gode opvækstbetingelser

børnedelen og det vil jeg meget meget gerne diskutere videre med regeringen om vi kan finde en løsning på

er ideen om at man bliver nødt til at være her

tidsrum før man kan få adgang til alt blevet stadig vigtigere vi har brøkpension på folkepension det vedtog vi tilbage i

tror jeg nok et enigt folketing

børnechecken og det kan være relevant også at diskutere på andre områder for det er klart at

at sikre at de børns forældre har et arbejde et arbejde er det bedste man kan

så når nu det her tilskynder at folk kommer i arbejde

skal bare høre er det fortsat socialdemokratiets politik at tilbagerulle

se hinanden i øjnene også her i folketinget og konstatere at der er for mange

vi har for mange der i årtier har været i danmark på kontanthjælp uden muligheden for at bidrage til samfundet og uden at give deres børn det allervigtigste nemlig at mor og far tager på arbejde

det er jo ret voldsomt og vi er heldigvis enige om at det har været katastrofalt på skatteområdet alligevel

er det nu socialdemokratiet som blokerer for at vi kan fjerne en mekanisme på sundhedsområdet der minder rigtig meget om

det her to procentsproduktivitetskrav som år efter år hakker to procent af og får sygeplejerskerne til at løbe to procent hurtigere

det er noget som vi hører nogle frygtelige historier om konsekvenserne af jeg tror at det

frederiksen sagde lige før var at regeringen vil have sygeplejerskerne til at løbe endnu hurtigere

med socialdemokratiets stemmer lige nu det er socialdemokratiet der forhindrer

hvad vi sætter i stedet og jeg tror det er vigtigt her

have tillid til at vores medarbejdere for eksempel ude på den enkelte hospitalsgang har fagligheden der skal til for at træffe de rigtige valg og foretage de rigtige prioriteringer samtidig med og det er selvfølgelig lige så vigtigt at vi hele tiden har for øje og har fokus på hvordan vi kan gøre tingene klogere og hvordan vi kan gøre tingene bedre bare give et eksempel jeg så på et tidspunkt en oversigt over hvor mange timer i døgnet scannere på danske sygehuse er i gang nogle steder er de i gang stort set hele døgnet man arbejdstilrettelægger og man får patienterne ind så man bruger al den scanningstid der er andre steder kører

i kortere tid og det betyder så at der er ventetid for de patienter der har behov for en scanning

et godt eksempel på at her kan man gøre tingene klogere men et to procentskrav der gælder alle steder også på fødegange

historierne for patienter der ikke får ordentlig vejledning og nybagte forældre der bliver sendt hjem få timer efter fødslen det er altså rigtig voldsomt igen må jeg bare sige det er jo socialdemokratiet som giver regeringen flertallet til at fortsætte det vi har lige

forslag i folketingssalen om at afskaffe to procentskravet og dansk folkeparti stemte faktisk for det er socialdemokratiet der nu holder hånden under regeringens årlige besparelser

jeg tror at hvis vi sætter os ned tænker os om og lytter også til dem der har meget større kendskab til sundhedsområdet

end vi to der diskuterer det netop nu så vil vi ret hurtigt tror jeg kunne finde en måde

styre men at lede vores sundhedsvæsen på en klogere måde og så kan vi få

patienten i centrum nogle af de styringsmekanismer der er i dag er simpelt hen forældede og derfor ønsker vi

magten efter et valg i fremtiden

hvad er konklusionen på den vurdering vil en regering ledet af fru mette frederiksen

i dansk økonomi når mange mennesker kommer hertil ideen om at man ikke bare fra den ene dag til den anden kan få adgang til alt har jeg forståelse for

på en madpakkeordning og bor i vores asylsystem de er ikke berettiget til kontanthjælp det er derfor vi har brøkpension på folkepensionen det har været gældende i ganske mange årtier men der er også et hensyn til nogle børn ligegyldigt hvad vi måtte mene om ydelser håber jeg på at vi på tværs af de politiske partier kan nå derhen hvor vi siger at børn ikke skal bøde

må det være en politisk opgave at sikre at alle børn har ordentlige opvækstbetingelser det vil

af forældrene kommer i arbejde og det synes jeg er det fremmeste hensyn man kan vise de børn

mor får et arbejde så vi også kan få brudt de tendenser der er i nogle af vores minoritetsgrupper med social kontrol og at vi sikrer at dem der kommer hertil bidrager til det danske samfund i stedet for det modsatte

ret og pligt man skal bidrage

vi ved at hvis vi skal skabe fremtidens arbejdspladser

i skabelsen af nye virksomheder

godt tænke mig at høre om socialdemokratiet har nogen gode ideer til det

fra alternativets side kunne vi godt tænke os at vi måske så på hele uddannelsessystemet

løsne nogle af båndene der ligger i fremdriftsreformen så unge allerede når de er studerende kan begynde

det stadig desværre er svært at få adgang til risikovillig kapital det er den fase

jeg tror vi skal være optaget af at understøtte fra christiansborgs side

og finpudset til at man kan få en produktion i gang har man behov for at der er nogen der vil låne en nogle penge medmindre man har rigtig meget med hjemmefra

nok er noget af det allervigtigste og der kunne man jo pege på vores forslag om at udvide vækstfondens muligheder for at give direkte støtte et godt eksempel på en virksomhed der fik

er universal robots nu ikke fordi vi skal tale robotter hele dagen

meget meget stærk dansk virksomhed masser af arbejdspladser de kunne ikke få støtte

og flere unge blev optaget

været en fælles rød tråd derfor derfor har det

med et uddannelsesloft men så har vi jo senest her oplevet at

jo mere uddannelse man har desto mere lever man på nas altså det er det her med de lærdes

tyranni og jeg tænker på

som har skrevet og jeg citerer det er kynisk at blive ved

men er det virkelig socialdemokratiets uddannelsessyn i dag

er blevet prioriteret i retning af gymnasierne og ikke erhvervsuddannelserne det ved vi da godt vi ved da godt at vi har brugt rigtig mange penge på de videregående uddannelser og ikke altid husket de ufaglærte den grundlæggende diskussion prioriterer vi vores uddannelsesmidler rigtigt når vi nu ved at der er nogle der har et stort behov som ikke bliver imødekommet er da en relevant diskussion jeg vil gerne have at alle i danmark kan realisere deres potentiale jeg synes det er skønt når mønsterbryderen der kommer fra en familie hvor der aldrig har været uddannelse pludselig står med studenterhue

men min drøm er da lige så meget at alle dem der aldrig fik muligheden får den i fremtiden og min drøm er da at ham der i dag er på det danske arbejdsmarked uden at kunne læse får den gave

læse så han også kan være på arbejdsmarkedet om femten år den prioriteringsdiskussion synes jeg godt nok vi trænger til

i danmark nu sidder og planlægger besparelser og ethvert gymnasium ethvert hf med afsæt direkte

derfor klinger det jo hult og det fører tilbage til den uenighed der er handler det om at skabe grundlag for at vi kan investere mere i uddannelse sådan at det alle de steder hvor det ikke er godt nok i dag kan blive bedre

for at det kan blive bedre andre steder er det et nulsumsspil

jeg synes det er forkert at regeringen skærer så meget ned på uddannelse ligesom jeg synes det er forkert når man kommer med et udspil for de mest sårbare og udsatte unge og siger nu er der flere af dem der godt kan gå ud og lave ufaglært arbejde i stedet for at få en ungdomsuddannelse eller når man vil centralisere tilbuddene til de mest sårbare unge den uenighed tror jeg

en rigtig god måde at se på uddannelse på men jeg synes også det klinger lidt hult i forhold til det uddannelsesloft

bioanalytikere og sygeplejersker der dropper ud fordi de er bange for de ikke kan blive læger vi har spurgt ministeriet hvor mange de anslår dropper ud lige

og ministeriet anslår at det er op mod fire hundrede tre hundrede og fyrre tror jeg er det konkrete tal jeg synes jo

uddannelse er at man tager et skridt man bliver færdig og så kan man se på om man skal dygtiggøre sig i det tempo som passer en og blive klogere

uddannelsesloftet er en forhindring for derfor vil jeg

tror heller ikke sf kan love at vi kan lave et uddannelsesløft for alle i det her samfund

uden nogen begrænsninger allerede i år ét vi kommer også til at foretage prioriteringer det gør vi jo

det jeg appellerer til er at vi starter det rigtige sted at vi starter med dem der har mindst uddannelse på kontoen

i al respekt hvis man er uddannet sygeplejerske så har man faktisk en rigtig god uddannelse man har ikke alene en god uddannelse for sig selv man har også en uddannelse hvor man

man kan få arbejde her og sikkert også i mange andre lande

den ufaglærte der står nede på lolland og kan se at vestas lige om lidt hyrer nye medarbejdere og forudsætningen for at man kan komme derind og få det job

kan læse min appel er bare at vi den her gang tør prioritere der hvor behovet er størst

det man kan se nu er at den positivliste der skulle gøre at man så kunne komme ind på uddannelser som arbejdsmarkedet efterspurgte læreruddannelsen som vi får brug for i fremtiden sygeplejerskeuddannelsen ingeniørerne

heller ikke selv om arbejdsmarkedet efterspørger

så kunne man ikke godt forestille sig at socialdemokratiet i fremtiden

samtale i det hele taget hvorfor det var diskussion overhovedet blev rejst

den fordi tusindvis af danske lønmodtagere ufaglærte og faglærte røg ud af dagpengesystemet fordi vi ikke tidligere kunne sikre dem en ordentlig løsning på dagpengeområdet den løsning kunne vi først sætte os til et forhandlingsbord og sikre desværre da der var sket et regeringsskifte og den aftale skulle finansieres

at det der var vores opgave

generationsskifter en højere skat

et stærkt dansk erhvervsliv og det er både på grund af de familieejede virksomheder men det er jo ikke mindst takket være

direkte at gøre det lettere for arvingerne eller ønsker vi direkte at gøre det lettere for virksomhederne at blive i danmark der vælger vi altså

måske endda særlig i yderområderne

kapitalfonde der skal overtage de virksomheder

en vigtig nøglespiller i at sikre arbejdspladser nok men svaret på at de skal overgå til en udenlandsk kapitalfond er jo ikke at man letter arveafgiften det er jo tværtimod at man sørger for at skattefritage dem hvis de vil overgå til at være en erhvervsfond og beholde produktionen i danmark så vi er ikke uenige om at de skal blive her

set heller ikke uenige tror jeg med de konservative i en dyb taknemlighed fra vores side

dem der kommer i københavn

romaerne bidrager desværre ikke med noget som helst

fremsat et forslag som vi så ikke kunne

på det her område hvor vi gerne vil vende bevisbyrden om sådan

det ikke er politiet der på stedet hvor romaerne er skal konstatere om

har lovligt eller ulovligt ophold men det er den enkelte roma der selv skal bevise

i det samarbejde der skal etableres nu når det gælder

er jo ikke lykkedes at få flertal indtil nu for dansk folkeparti men vi kunne håbe på

den her debat gør at det nu lykkes

at åbne vores københavn eller vores land

der ikke har et ærinde her og sådan set er det jo også synd for de pågældende skal vi lige huske

er ideen med arbejdskraftens frie bevægelighed

jeg tror ikke at vi kommer uden om at ændre i opholdsdirektivet jeg tror at vi skal helt ind i opholdsdirektivet

i direktivet skal sikre at folk har penge

fra land til land så jeg tror at vi kommer til at udfordre eus regler på det her område og det synes jeg at vi skal gå i gang med og gerne fra et

at konstatere alle de her problemer og hjælpe borgerne

det er derfor at vi opfordrer socialdemokraterne til virkelig at trække i arbejdstøjet

okay så så tager vi også nogle af de forslag vi tidligere afviste

sig sammen på det her område det er jo ikke

vi hører om medarbejdere der må vaccineres mod smitsom leverbetændelse fordi de

skal fjerne efterladenskaber fra hjemløse romaer og så påstår man at det er københavns kommune der har et problem det er selvfølgelig et ansvar for folketing og for regering og københavns kommune

da jeg så den socialdemokratiske formand tale til sfs landsmøde

at ulighed er en kamp hvor der skal flyttes hegnspæle det

med uligheden under den nu tidligere socialdemokratiske regering

hvad tænker den socialdemokratiske formand at der skal ske på

tidens vigtigste spørgsmål kan jeg forstå man

partier har været hver eneste gang der er lavet en aftale om nordsøolien hvis man kigger helt isoleret på det

mærsk og andre der udvinder olie i nordsøen

risikerer vi at sætte tusindvis af arbejdspladser på højkant så vil esbjerg så vil dele af den jyske vestkyst så vil hundredevis af familier stå i den situation at far måske mister sit arbejde

også mor men nok i de flestes tilfælde far derfor kan det godt være rigtigt

erhvervspolitikken og nogle gange også skattepolitikken at gøre noget der isoleret set kan forøge uligheden for at sikre arbejdspladser

for at de kommer over i uddannelsessystemet og efterfølgende får et arbejde

bare appellere til at vi i fællesskab bevæger os væk fra det der meget rigide syn på ulighed og i stedet forholder os til hele samfundet for det handler om at skabe flere muligheder

man mente at der kunne frigøres tolv milliard kroner i den offentlige sektor gennem effektiviseringer det var altså ud over produktivitetskravet det mente man var rigtigt dengang og nu står fru mette frederiksen

rigidt syn på ulighed

set enig i men når den her regering ønsker at tage fat i nogle af de samme værktøjer

det skattelettelser til de rigeste i nordsjælland

borgerne kan leve gode liv at vi er et velstående samfund derfor synes jeg det er drønærgerligt apropos fru mette frederiksens snak om at bekæmpe

bruger en sådan retorik om de samme politiske værktøjer som fru mette

angår vores erhvervsliv og dermed på vores økonomiske politik så er den primære udfordring mangel på arbejdskraft det er ikke skatten det er der er virksomhedernes største udfordring den største udfordring er

engang om to fem eller ti år mangel på arbejdskraft det er smede elektrikere industrioperatører og ingeniører

og derfor risikerer vi jo hvis ikke vi får kanaliseret en del af arbejdskraften derover

på vej det løser en topskattelettelse ikke så det jeg appellerer til er jo at man når man står over for en konkret

som skaffer mest arbejdskraft

selv om fru mette frederiksen selv står og siger at den største udfordring er mangel på arbejdskraft i stedet fremlægger fru mette frederiksen og hendes parti en vækstplan som reducerer beskæftigelsen med to hundrede jeg beklager men det er ikke seriøs politik og det skaber politikerlede når man kommer med forslag der ikke virker

vi siger til ham den ufaglærte i sønderjylland du skal have muligheden for at blive faglært så du kan få et af de job der

skal sættes i vejret næste gang det sker bliver om tre år i

tyve hvor socialdemokraterne kommer til at stemme for at den skal sættes i vejret til ni og tres år for dem

forliget betyder jo også at en der er tredive år i dag først kan gå på pension når vedkommende er to og halvfjerds en halv år så det

ordføreren prøver at tegne et billede af

spørgsmål er er det fair over for de mange der kommer på arbejdsmarkedet i en tidlig alder er det fair for de tyve procent af los og ftfs medlemmer der klart siger at de ikke kan

holde til at arbejde så længe

også kommer til at stige og når den fortsætter den

og vi bliver ved med at have de udgifter vi har

derfor lavede vi en bred aftale tilbage to tusind og seks i takt med at vi lever længere kommer vi også til at arbejde længere med en lang indfasning og dermed også en respekt for at folk skulle kunne indstille sig på at der var ændrede vilkår så får vi en ny borgerlig regering desværre med opbakning fra det radikale venstre fra den ene dag til den anden nærmest

pludselig til at arbejde mere det synes jeg ikke var rimeligt det synes vi ikke var rimeligt og heldigvis er det jo lykkes hen over den politiske midte at få

indrømme at hun faktisk kræver af de ufaglærte at de skal arbejde længere og

selv med de nuværende pensionsregler der er nedslidt og derfor var

gjorde det på et tidspunkt men spørgeren har jo ret i at der allerede i dag med de nuværende regler er nogle der er nedslidte og som ikke kan arbejde mere i hvert fald ikke i den funktion de har været vant til at arbejde i og dem skal vi selvfølgelig finde en løsning

så vil

utrolig hyggelig tur ud

statsministeren og jeg havde fornøjelsen af at

cirkusrevy ude i teltet på bakken og det var

spørgsmål op mellem os om om vi skulle være skuffede eller glade

dem der nu skal ind og se cirkusrevyen her i løbet af den gode sæson

jo ikke blev parodieret i år

se det fornuftige i at det var liberal alliance der blev parodieret i

det folketingsår vi jo går ud af nu sådan formelt set statsministeren har ret i

satte dagsordenen man kan så diskutere i hvor høj grad

diskussionen om om topskat så derfor var det vel rimeligt nok og sigende for folketingsåret at det var liberal alliance

en tak til fru mette frederiksen

på scenen

en bekymring i forhold til

en dagsorden der faktisk havde gennemslagskraft endda i et omfang så det

allerede dagen før vi mødtes i cirkusbygningen

der er mange som jeg nævnte før der er nedslidte og faktisk har behov for at kunne se frem til en pensionsalder hvor de kan komme væk fra arbejdsmarkedet men vi ved også godt er social ulighed i forhold til pensionsalderen der er nogle der har mange gode år i pensionisttilværelsen og så er der desværre mange som jo ikke

blive ramt hvis man hævede pensionsalderen yderligere derfor synes jeg det er fornuftigt

vi har fået det taget af bordet og nu kan sætte fokus på det som regeringen også valgte at sætte fokus på i går med sine udspil nemlig hvordan vi nu kan motivere flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet for der er ingen tvivl om at der er ganske mange seniorer der faktisk gerne vil blive på arbejdsmarkedet og også har helbred til det ældre sagen var

for nogle år siden ude med et budskab om

en tredjedel af dem der var gået på pension

faktisk gerne ville være blevet hængende jeg tror at en del af omdrejningspunktet her

om de føler sig efterspurgte om de rent faktisk føler sig værdsat på arbejdsmarkedet og derfor handler det her jo også om en bøn

gerne vil have bliver så er der mange af dem der faktisk gerne vil

hvert fald også gerne indgå i et politisk

finde ud af hvordan vi kan motivere flere til at blive så de også kan mærke at de får en håndsrækning

er jo sådan et mantra der egentlig bare bør være gældende men vi ved

godt at der er nogle problemer i vores nuværende pensionssystem og

året hvor vi igen fik sat fokus på omkostningerne ved indvandring til det danske samfund det synes vi efter nogle år hvor det

at ikkevestlig indvandring til danmark belaster de offentlige kasser med tre og tredive milliard kroner årligt

det er et alarmerende tal og det viser jo hvor vigtigt det har været at få strammet op på reglerne så der kommer færre til danmark specielt gennem asylsystemet og familiesammenføringssystemet

jo her ikkevestlig indvandring til danmark for alvor

bonet ud det koster kassen

det giver alle de værdimæssige konflikter vi også kan se

det sætter jo også det vi diskuterede i går lidt i relief altså regeringen har fremlagt en

og tyve plan frem til og fem og tyve taler vi om at der er fem og tredive milliard kroner til rådighed og under forskellige forudsætninger

ikkevestlig indvandring til danmark der belaster de offentlige kasser med tre og tredive milliard kroner det er tankevækkende så vi skal holde antallet af asylansøgere til danmark nede på et meget lavt niveau det skal

inde på i sin tale have den sideeffekt at

større del af de penge der rent faktisk afsættes til udviklingsbistand og som vi jo i nogle år har brugt mere og mere af

i nærområderne og helt ærligt det er altså en meget bedre måde

bruge de penge på det hjælper mange flere mennesker i nød

jo en solstrålehistorie at vi nu kan diskutere hvordan vi kan tilbageføre eller i

milliard kroner taler regeringen om

så vi i tv to dokumentar for et års tid siden moskeerne bag sløret man kunne lave en lignende dokumentar i dag hvis man ville desværre det viser bare at det her

er et årelangt arbejde som som kræver at vi holder ved vi skal have stramme regler

kommission der taler om at grænsekontrollen skal fjernes i løbet af de næste

nogen sinde bliver sikre i en tid hvor vi oplever terror i vores nærområde senest jo helt dramatisk i manchester

og hvor børn og unge

forældrene holdt og ventede ude foran og

sikre danskerne og herunder er grænsekontrol

midlerne det bringer mig lige over til

brexit burde jo have været den øjenåbner der sikrede en anden balance imellem hvad nationalstaterne på den ene side tager sig af og hvad eu tager sig af men det tyder på at der er stærke kræfter i eu der bare vil arbejde for at eu skal bestemme endnu mere det skal vi selvfølgelig modarbejde vi skal også modarbejde tendensen til at ville straffe briterne fordi de vil melde sig ud af eu der skal en ordentlig aftale til der sikrer både vores interesser og briternes interesser og det bør kunne lade sig gøre til sidst vil jeg se frem til et efterår

gode politiske debatter

dansk folkeparti at der er de nødvendige ressourcer til at sikre vores sygehuse til at sikre vores ældre

der kommer også flere ældre over firs år og flere demente bla

kræver ordentlige ressourcer i ældreplejen til at

en ordentlig og værdig behandling

flere politibetjente så vi sikrer en bedre tryghed

et efterår hvor vi jo godt ved og det kan man lige så godt sige åbent her fra talerstolen at der kommer en diskussion om hensynet til den offentlige sektor

velfærd som vi gerne vil have i fællesskab via den offentlige sektor og så nogle partiers ønske om store skattelettelser

tager arbejdshandskerne på vi tror på

vores eget politiske projekt og derfor glæder vi os også til debatten

et forslag til vedtagelse fra dansk

der er stor tillid til dansk økonomi siden folketingsvalget er der skabt omkring firstusind flere private arbejdspladser og antallet af personer på offentlig forsørgelse er det laveste i et årti der er vækst og udvikling mange steder i landet men det er vigtigt fortsat at sikre fokus på et danmark i balance folketinget understreger ambitionen om at gøre danmark til et stærkere land med bedre forudsætninger for vækst velstand og velfærd folketinget konstaterer at en af måderne at sikre vækst og velstand på er at flere danskere kommer i arbejde og at kernevelfærden styrkes asyltallet i første kvartal to tusind og sytten var det laveste siden tredje kvartal to tusind og otte folketinget finder det afgørende at asyltallet også fremover holdes på et meget lavt niveau folketinget understreger vigtigheden af at vi løbende træffer beslutninger som sikrer

klarede sig ganske udmærket der på lørdag er der i øvrigt premiere i sønderborg og jeg ved så ikke om

jeg skal nok rapportere tilbage hvis det er tilfældet

mig dog alligevel om at det virkede lidt som om

og ordføreren var lidt inde på det

thulesen dahl ikke lige kunne uddybe de synspunkter han blandt andet gav udtryk for

fra standpunkt til standpunkt

til valg på at den offentlige sektor skulle sikres at den

kunne klare at der kommer blandt andet flere ældre som

vores sygehuse skal kunne følge med

vi har lagt op til at der skal kunne være en beskeden realvækst i den offentlige sektor over de kommende år det er det vi arbejder for og så er det klart at når vi ser på pengekassen og ser på hvad der så er til skattelettelser synes vi ikke der er voldsomt til skattelettelser

de bliver brugt i bunden og ikke på at give skattelettelser i i toppen

de der går rundt og siger til danskerne at der kommer meget store skattelettelser

synes vi passe lidt på

skattelettelser jo vigtigere er det at bruge dem der hvor det så er det politisk rigtige

folk der betaler topskat altså folk der tjener godt har fået skattelettelser igennem en længere årrække hvor man faktisk

andelen af folk der betaler topskat

en marginalskattelettelse

cirkusbygningen i københavn og for et par uger siden blev fru

og i dansk folkeparti det ønskede fru mette frederiksen

og ud over det åbenlyse altså viljen til at lade den deponere hos

jeg måske ser som en forskel det forestiller jeg mig ikke umiddelbart herre kristian thulesen dahl

vi har jo været inde på noget omkring integrationsydelsen tidligere i dag

og det synes jeg bestemt har efterladt

løse i forhold til danmarks udfordringer

har set afgørende forskelligt på tingene vi er tilhængere af integrationsydelsen vi

det er et led i at der kommer færre til danmark at ydelserne simpelt

gentænke spørgsmålet i forhold til integrationsydelsen og komme med

det er jo et af de redskaber som har virket i forhold til at

det bliver et mindre attraktivt land at søge til

i højere grad søger ud på på arbejdsmarkedet i stedet for at være på

det gør kontanthjælpsloftet også og jeg vil gerne kvittere for dansk folkepartis

opbakning til til begge de her ting og så

komme med en en opfordring eller invitation eller hvad vi skal kalde det til dansk folkeparti som jeg håber vil blive taget positivt imod

det her er noget som vi skal skal udbrede skal vi ikke sikre i fællesskab at det bliver mere attraktivt at arbejde og at vi får flere med

husker jeg også at det var det venstre arbejdede for i valgkampen så det vil vi jo gerne

om at hæve pensionsalderen i graven

har egentlig hele tiden været et mindretal der ville det der har aldrig været flertal for det så hvorfor det lige er historisk ved jeg ikke men

mennesker som har hårde nedslidende jobs

og have mulighed for at ordentligt tilbage

mennesker der bliver udfordret på det selvfølgelig

er jo i høj grad en opgave selvfølgelig for virksomhederne og

at man sørger for et arbejdsmarked hvor der er plads til til seniorer også når de bliver slidt på den ene eller på den måde og at man finder arbejdsopgaver

statsministeren bliver ved med at nævne det her disruptionråd tror jeg og robotteknologi og at man har været ude på en masse virksomheder og oplevet

folk der ellers ville blive nedslidte så de har behov for at komme væk fra arbejdsmarkedet rent faktisk kan blive hængende det er jo det der er kunsten det er jo ikke hvordan vi sikrer

tusind og seks kan en person på tredive år i dag som måske er startet i lære som seksten årig

er tre og halvfjerds år gammel

mennesker der kommer i klemme og ikke forstå

man kan jo se nu med den

dem vil regeringen bruge på skattelettelser stik imod

men vi ønsker da på anden vis at sige til dem der er unge i dag og som har det perspektiv

skal have nedslidende jobs der gør at de ikke kan holde til

de mennesker en mulighed på arbejdsmarkedet hvor de ikke bliver nedslidte som de ville blive nedslidt i dagens danmark med de måder man arbejder på i dag hvis ikke man har det perspektiv fra enhedslistens side så er

få nogle ord også fra herre kristian thulesen dahl om den danske natur hvad skal vi gøre herhjemme for at sikre at vi ikke totalt smadrer hele vores natur alle vores planter så vi stadig væk har en høj biodiversitet og også i forhold

til det vilde dyreliv hvad vil man gøre fra dansk folkepartis side for den natur som jo

både smuk og dejlig natur i danmark og vi har mange områder hvor det er fantastisk både at bo og og komme ud

jo selv fra midtjylland hvor jeg har ganske kort vej til

de her områder man simpelt hen forsøger at udlægge

der kan komme en større diversitet

deler bare ikke det synspunkt at udgangspunktet er så så sort

været med til at udlægge større arealer i danmark hvor der er naturarealer der

og hvor der kan komme flere arter osv

hvor jeg talte med nogle folk derude som sagde at det sjove var

de øde arealer som vi så valgte at gå på

folk kommer men det var den prægtigste natur at gå i

også være at man skulle komme ud i meget af den natur vi rent faktisk har

der er fantastiske områder at bevæge sig

det være at der er mindre diversitet i de områder fordi der kommer flere mennesker

opleves som den stærkeste trussel mod danmark

påvirker os til at leve på en anden måde og til at holde op med at samarbejde med andre lande

måde man mener man passer på danmark på ved at alliere sig tættere med rusland

fordi rusland er en stærk allieret for dansk folkeparti i hvert fald er det jo sådan at rusland meget aktivt støtter de kræfter i europa der er allermest skeptiske over for det europæiske samarbejde man har ligesom en fælles fjende der nemlig eu samarbejdet og derfor

er motivationen for at dansk folkeparti i forhold til rusland har en noget mere venligsindet linje end end den der kendetegner regeringens udenrigspolitik

er rusland en allieret for dansk folkeparti er rusland ikke

som putin nej det gør vi ikke

land som rusland ligesom vi skal dialog med med mange andre lande i verden ja det skal vi men det er ikke en dialog der er baseret på at vi

føler et venskab eller at vi føler os forbundet

vi er et parti der er forankret i synspunktet om at danmark hører til i nato

den vestlige forsvarsalliance og det er derigennem vi tjener vores

ruslands præsident at man aktivt

det tætte samarbejde i eu

af rusland der er mit spørgsmål bare hvad er endemålet egentlig for dansk folkeparti er det et eu der går op i limningen er det et danmark der er uden for eu er det et danmark der har en løsere tilknytning

at man i bruxelles indser at brexit er et udtryk for at man skal finde en anden balance mellem hvad eu tager sig af og hvad nationalstaterne tager sig af fordi det der vil give

at man ikke bliver ved med undergrave nationalstaternes ret til blandt andet at have grænsekontrol

for at undgå social dumping værdimæssige konflikter og alle de her ting der er en masse ting hvor eu

skal indse at nationalstaterne skal spille en større rolle det er det

sikret at ældre kan få et klippekort på det klippekort har man mulighed for at bruge sin hjemmehjælpertid

om livskvalitet man skal jo ikke kun passes på man skal også have mulighed for at leve selv om man er gammel

madduft ud på plejehjemmene at man bliver involveret og at man får mad tilberedt ude på det enkelte plejecenter

angår klippekortordningen som fru pia olsen dyhr nævner har vi med finansloven ønsket at brede

til en større del af landet fordi vi netop syntes det var et godt eksempel

brugt det positive initiativ

også rigtigt at der kommer flere ældre at der kommer flere over firs år og at der kommer flere demente ældre

jo meget svært ved at se at man kan klare den opgave med færre

arbejder på at der bliver flere ressourcer at arbejde med blandt andet

komme tilbage til det liv du har men vi vil gerne

hun kan klare meget mere i hverdagen men det kræver jo ressourcer ude i de pågældende kommuner

sikre det hvis regeringen stadig væk lægger op til

vedkommende faktisk kan gøre flere ting selv

det er klart at jo mere vi kan få kommunerne til at tænke i de baner

af lige præcis til ældreområdet for så vidt angår bedre madoplevelser og lignende på plejecentrene og den her klippekortordning som skal udbredes som også kan give

at der er et kæmpe flertal uden om regeringen som ikke synes at topskattelettelser er nogen god idé jeg tror at det ender på samme måde som med den høje pensionsalder

der kæmper vi ikke for at gennemføre vores politik det gør vi på alle områder og jeg synes at

jeg ser meget positivt på på mulighederne for at få vores politik gennemført også

ligger også i kortene i forhold til efteråret at vi selvfølgelig vil

nej det er vi ikke vi er gået til valg på at det er svært at finde penge til skattelettelser men kan man finde nogle

vi de skal bruges i bunden og jeg sagde også tidligere

gik til valg på at det var i bunden

tusind og tolv hvor det var socialdemokratiet der havde regeringsmagten og ledte forhandlingerne

hæve grænsen for hvornår man betaler topskat så stadig flere ikke skal betale topskat men det gør samlet set at vi ikke synes der er et behov for at kigge der

at lette nogle af afgifterne på blandt andet andet nogle af de her dagligvarer som rigtig mange danskere kører ned over grænsen for at købe

billigere det påvirker både væksten og især også

lokalsamfundene i nogle af danmarks yderområder man har blandt andet

sønderjylland i de seneste år modsat resten af landet som har oplevet en vækst saneringsudvalget skulle gerne komme med deres anbefalinger her til august og derfor vil jeg gerne høre herre kristian thulesen dahl om

dansk folkeparti vil være med til at kigge på at lette nogle af de her punktafgifter hvis det er det udvalget

jo mange varetyper der går danmarks næse forbi den lokale købmand eller den lokale dagli

også en masse skatteindtægter fra den handel går jo danmark forbi så derfor er det bestemt en bestræbelse og vi ser frem til

at udvalget kommer med sine vurderinger

forud for efterårets diskussioner er det helt relevant at

også i forhold til om vi kan lempe

sige at man gerne ville have at mindst tre og tredive procent af kommunernes opgaver

skal være udsat for privat konkurrence når vi rammer

og fem og tyve i dag ligger vi lige omkring syv og tyve procent

ordføreren sige at hvis andelen skal så højt op

kommer kommunerne til at udlicitere de bløde områder inden for klassisk velfærd som for eksempel ældreplejen

det er vi meget skeptisk over for

kan bekræfte at dansk folkeparti ligesom socialdemokratiet i øvrigt

for at nå derop bliver nødt til at tage de her mere bløde velfærdsområder

oplever at de ikke får hjælp fra

det firma der ellers havde opgaven og så skal kommunen jo alligevel stå med en eller anden form for beredskab klar til at hjælpe de

noget helt andet når vi taler om teknisk afdelings park og anlægsforvaltning hvis man skal ud at slå en græsplæne

at man trygt skal kunne aflevere sine børn i børneinstitutioner men også trygt skal have en forvisning om at

god omsorg i den kommune de nu

hører til i vores fælles ramme

hen en praktisk opgave der skal løses bedst muligt og og vi kan ikke se ideologisk at det er bedre at den

penge med altså det her produktivitetskrav det betyder jo at vores personale på sygehusene såsom læger sygeplejersker og rengøringspersonale skal levere mere aktivitet hvert eneste år og konsekvensen er jo til at tage og føle på for patienterne som oplever at der ikke er tid til at

sygeplejerskerne ikke har tid til at berolige patienter som er bekymrede

er gået med på at man nu skal af med det her produktivitetskrav til vores sygehuse og det synes jeg er rigtig glædeligt

noget værd hvis den følges af handling og det er jo i de her dage

ikke lige sad her til afslutningsdebat tror

finansministeren ville sidde og forhandle med danske regioner

hvorvidt der skal være et produktivitetskrav næste år på sygehusene så mit spørgsmål er

meddele finansministeren at man altså kun støtter en økonomiaftale hvis det her produktivitetskrav bliver taget ud

er en masse eksempler på at det går ud over patienterne hensynet til patienterne

er jo også et hensyn til til de ansatte som skal have ordentlige arbejdsvilkår og det betyder at vi synes der skal gøres op med det

der skal ikke være tvivl om hvad vi går efter

regioner slås for at komme af med det

så vil vi ikke stemme for jeres økonomiaftale

og sige til finansministeren inden han skal over og afslutte forhandlingerne der er kun

hvis danske regioner vælger at lave en aftale med regeringen hvis kommunernes landsforening vælger at lave en aftale med regeringen frivilligt så godkender vi de aftaler betyder det at vi så ikke har nogen som helst chance for at få vores politik igennem nej

da ikke det der kommer da også til efteråret en finanslovsforhandling for to tusind og atten

og det vi skal måles på er jo om det lykkes dansk

og som jeg sagde før satser vi meget på

herre kristian thulesen dahl en

et ganske udmærket udgangspunkt men de mener at det kan forbedres så vi ser selvfølgelig frem til over de kommende uger at forhandle

med regeringen og prøve at finde en løsning en løsning der jo også er balanceret

også er til gavn for folk der

dilemmaet her også i forhold til den periode man for

ikke modregnes når man går på pension og så videre altså hvem har hvilke midler at betale ind på

og hvornår går man i det hele taget selv på pension det nogle af de ting som pensionsbranchen har været ude og problematisere det vil vi tage med ind til

ind på en pensionsordning for at man kan få det udbetalt når man går på folkepension og hvordan er modregningsreglerne så

større regnestykke vi bliver nødt til at have fat på her

den enkelte men grundprincippet om at man selvfølgelig prøver at lave et system hvor alle er med på at der bliver sparet

kommer der en besparelse på i omegnen af tretten milliard kroner på velfærden fordi der kommer flere børn og flere ældre så er det store spørgsmål jo så hvordan dansk folkeparti har tænkt sig at bruge de afgørende stemmer

realvækst i den offentlige økonomi i nærheden af det som vi jo har kæmpet for nemlig de

ikke nødvendigvis der man lander men det kommer an på hvad kommunerne rent faktisk bruger af det de må og hvad udgifterne er til

jeg synes at det er godt at regeringen opererer med en realvækst man

det var partier der sidder i regeringen nu der gik til valg på nulvækst minusvækst

jeg tror at regeringen har skrevet at den skal være mindst nul

tre og det levner i hvert fald plads til at der kan være en bevægelse

dansk folkeparti

skrev i dansk folkeparti mener at den progressive beskatning er en del af en socialdemokratisk misundelsesbeskatning der samtidig ikke har virket ejendomsskatten og jordskatten skulle afskaffes arveafgiften skulle totalt afvikles selskabsskatten skulle væk og så skulle vi have et højt skattefrit bundfradrag

jeg synes måske nok det var en lille smule ambitiøst og jeg er også med på at dansk folkeparti har modificeret skattepolitikken en lille smule siden da men jeg vil blot spørge om der stadig gemmer sig en skatteskeptiker

bag jakkesættet og udtrykke mit håb om at vi finder hinanden i de kommende forhandlinger om at få gjort noget ved skatten

været en svingom undervejs der har bragt noget topskattediskussion ind på den centrale scene det ved jeg da godt

en fælles optagethed af at hvis der er penge til skattelettelser

var det måske på tide at dem med de lidt lavere indkomster

partiet venstre bør være glade for dansk folkepartis ageren på det skattepolitiske område

kan se at hvis han tager en times overarbejde

grund af topskat altså betale ret meget og har kun meget lidt tilbage

der betaler topskat det er det laveste antal som jeg læste det nogen sinde

min bøn er jo bare at man ligesom tænker at man måske har været der og at hvis der så er penge at gøre

giver anledning til at fokusere på de sådan lidt

en kærkommen mulighed til at hæve os lidt op over hverdagens sådan politiske skærmydsler og fokusere på det som virkelig betyder noget

er det røde grønne eller lilla streger

for en hypotetisk regering

partis interne selvopgør efter årtiers fejlslagne udlændingepolitik med endeløse diskussioner om hvad salig anker jørgensen mon egentlig mente om

er det vigtigt hvem der sidder i sofa med hvem herinde på christiansborg jeg tror det faktisk ikke jeg tror og jeg håber at danskerne går mere op i at den førte politik virker i august to tusind og femten kort tid efter det seneste folketingsvalg fremlagde statsministeren fire pejlemærker for

i den forbindelse lidt modigt kald os en fiasko hvis vi ikke bevæger os den vej så jeg vil gerne bruge min ordførertale til at stille mig sådan lidt

at skue lidt ud over christiansborgs høje mure for hvordan går det egentlig derude i den virkelige verden har vi som samfund bevæget os den rette vej i de seneste to år det første pejlemærke som statsministeren nævnte var at færre danskere skulle være på offentlig forsørgelse er det så sket ja det er det ledigheden var

to tusind og seksten på det laveste niveau i fyrre år på nær to år i nullerne antallet af offentligt forsørgede faldt med mere end toogtyvetusind i to tusind og seksten og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med omkring syv tusind mennesker siden kontanthjælpsloftet blev vedtaget det er en succeshistorie og det er det på flere niveauer

fordi det skaber rum til at vi kan bruge pengene på andre vigtige ting men endnu vigtigere

en succes for den enkelte som nu er en del af det arbejdende fællesskab og så er det ikke mindst en succes for de børn der nu kan vokse op med et forbillede der går på arbejde hver dag for at brødføde sin egen familie og for at bidrage til fællesskabet det andet pejlemærke var at der skulle skabes flere private arbejdspladser og antallet af lønmodtagere er det højeste i otte år den private beskæftigelse er steget med enoghalvfemstusind siden sidste folketingsvalg og i sidste uge

dansk erhverv fortælle at opsvinget har bidt sig fast i alle dele

uanset hvor i danmark man bor det tredje pejlemærke var at kernevelfærden skulle styrkes og her har vi minsandten også leveret vi har styrket kernevelfærden på trods af nogle stramme økonomiske rammer og sundhedsvæsenet er blevet løftet med i alt

siden to tusind og femten det betyder at vi kan lave en historisk stor kræftplan som kan løfte den danske behandling

internationale niveau samtidig har vi indført patientansvarlige læger

for et mere sammenhængende behandlingsforløb for patienterne og

indført en reel ret til en hurtig udredning og fået genindført behandlingsgarantien på tredive dage som den tidligere regering ellers havde forringet ældreområdet er også blevet løftet vi har givet kommunerne en milliard kroner mere årligt til en mere værdig ældrepleje

lavet en handlingsplan for det som desværre meget præcist kaldes for de pårørendes sygdom demens og vi har afsat syv hundrede og tyve million kroner til en klippekortsordning på plejehjemmene og fire hundrede og fem og tyve million

så de ældre på plejehjemmene kan få deres egne køkkener etableret eller genetableret det fjerde pejlemærke var at der skulle styr på tilstrømningen af asylansøgere til danmark efter fire års noget lempelig udlændingepolitik regeringen har gennemført seks og halvtreds stramninger af udlændingepolitikken og med integrationsydelsen

at komme i arbejde

på alle fire pejlemærker er der leveret markante forbedringer men jeg ved godt at for store dele af folketinget

det der tæller det er jo ikke resultaterne fra tid til anden

kan man få det indtryk at det er helt andre ting man går op i

man bruger tid på

at kommunikere de resultater jeg lige har nævnt endnu en gang i et format som tager udgangspunkt i noget som oppositionspartierne måske bedre kan se sig selv i vi starter med de syv tusind færre på kontanthjælp det svarer til tre hundrede og fire færre kontanthjælpsmodtagere for hvert samrådsspørgsmål fru astrid krag har stillet til ældreministeren så har vi de nioghalvfjerdstusind flere private arbejdspladser det svarer til seks tusind og syv og halvfjerds arbejdspladser for hver gang herre nicolai wammen har tweetet variationer over temaet det sejler i blå blok

svarer til en hundrede og otte og firs million kroner per skatte og afgiftsstigning i alternativets finanslovsforslag

finanslovsforslag men det findes jo ikke

der har været seks og halvtreds stramninger af udlændingepolitikken hvilket rundt regnet svarer til fjorten stramninger for hver eneste rød linje fru pernille skipper indtil videre har præsenteret en

imaginær statsminister for så min opfordring til oppositionen

bliv endelig ved med det her tweet løs kald i samråd foreslå skattestigninger og tegn røde streger i sandet

er alle problemerne åbenbart løst på den anden side

kunne det også være rart hvis oppositionen faktisk meldte sig ind i kampen for at skabe et et mere velstående samfund et samfund hvor flere arbejder hvor færre er på offentlig forsørgelse

råd til endnu bedre velfærd for tænk hvis vi sammen kunne blive enige om at danmark

med at opleve markante forbedringer af vores velfærd og af vores hverdagsliv som kun har været muligt fordi vi er blevet rigere herre uffe elbæk har ovenikøbet sagt at vi skulle være stoppet i nitten firs jeg glæder mig hver dag over

på et enkelt punkt musikken

hvis vi var stoppet i nitten

ville vores levealder alt andet lige være lavere

vores uddannelsesniveau ringere og vi havde haft færre og dårligere muligheder for at indrette vores liv på den måde vi gerne vil

derfor vi skal fortsætte med reformer jeg vil ikke se mine børn og børnebørn i øjnene om tyve til tredive år og fortælle dem at jeg ikke havde modet og ambitionerne til at træffe de valg som sikrer dem

at jeg havde muligheden for at fremtidssikre danmark

jeg lod være med at gøre det fordi jeg ikke kunne finde halvfems mandater

det er det politik handler om for mig

i venstres position omkring grænsekontrol

at vi skal have grænsekontrol ved i citationstegn de indre grænser så længe der ikke

kan venstres ordfører løfte lidt af sløret for

at man har så meget styr på de ydre grænser at det er muligt at fjerne grænsekontroller mellem eu landene

de ruter som menneskesmuglerne har brugt som der effektivt er blevet stoppet stoppet en sok i

fra libyen over middelhavet til italien

på europas ydre grænser og det er derfor at vi i venstre

så længe vi ikke har styr på de ydre grænser så længe vi ikke har kontrol over hvem der kommer ind på på kontinentet europa hvem der kommer ind

tusindvis af kilometers grænse eu jo har som ydre grænse

kan aflyse behovet for at vi kontrollerer

nu er styr på de her flere tusinde kilometers

tanke at det er svært at nå frem til en situation hvor der er så meget styr på de ydre grænser at det faktisk kan

betyder meget for vores virksomheder det betyder meget for vores borgere at man frit

tværs af grænserne i europa

forudsætningen for det er bare at der er styr på den ydre grænse og det fylder altså meget for os at det er den rækkefølge tingene

sige at der er flere løse fugle på taget end der er duer på rådhuspladsen når det gælder forklaringer

hvordan tingene skal betales

spørgsmål til herre jakob ellemann jensen er meget

vil regeringen give og hvor præcis vil man finde pengene til

og tyve plan herre bjarne corydon fremlagde da han var finansminister så rammen burde ikke være sådan fuldstændig ubekendt for herre nicolai wammen det var nemlig den samme regering herre nicolai wammen engang sad i som herre bjarne corydon

en rasende god idé det gælder særlig for

så der er et større incitament til at arbejde men det gælder også

topskat som herre nicolai wammen er så utrolig forelsket i jeg kan godt forstå den forelskelse

jeg nævnte før og som herre nicolai wammen var en del af der gav en

milliard kroner i topskattelettelser det medvirkede vi også til for det var en god idé dengang og det er en god

for hvor mange milliarder kroner skal der gives topskattelettelser

der kun må afsættes nul procent til det offentlige forbrug det er under halvdelen af hvad den demografiske udvikling tilsiger så der er man altså parat til meget præcist at sige at der skal skæres

vores ældrepleje kan vi så ikke også få at vide hvor mange milliarder

til topskattelettelser og hvordan i alverden regeringen vil

videre vi lægger op til regeringen lægger op til at bruge nul procent mere

som vi forhåbentlig kan få et bredt udsnit af folketinget til at

man ynder at bruge billedet med pædagoger der skal skæres

noget man jo også gjorde til en særlig øvelse under den socialdemokratisk ledede regering men jo vi synes det er vigtigt at lette skatten på arbejde i begge ender af skalaen

til forhandlinger om til efteråret

at regeringen bebuder at der på den ene eller den anden måde

skal komme en su reform som skal øge arbejdsudbuddet

anden form for nedskæringer i suen altså enten skal nogle have mindre i

det må man ligesom forstå det står jo for mig at se i skærende kontrast til den tale som statsministeren lige har stået og holdt for ganske kort tid siden om at hjælpe unge på kanten bedre frem og om at flere unge skal have en uddannelse

ud over de unge som kommer fra familier hvor man ikke har en stor bogreol stående og hvor uddannelse ikke er noget der

er fast tradition for så ærlig talt skulle vi ikke få lagt

verdens mest generøse su system det er et system som som man er misundelig på i mange andre lande og det kan jeg godt forstå det er noget af det som jeg synes vi

er et system som sikrer som fru pernille skipper også nævner det

forældrenes bogreol eller pengepung der afgør om man kan få sig en uddannelse og det skal vi holde fast i det er vigtigt

om en eventuel justering af suen må vi jo

være det mest generøse land

bruge pengene på at uddanne studerende end på at forsørge studerende så hvis man kan

kiggede lidt mere mod norge for det norske storting er faktisk gået i den modsatte retning

fordi man vil have flere igennem have flere til at tage en uddannelse skulle vi ikke lade os inspirere lidt mere af norge

vil man gerne inspireres af norges model for su den er købt hvis vi kan blive inspireret af det norske niveau eller den norske lånemodel er det nye toner fra enhedslisten og det glemmer fru pernille skipper jo også at nævne her det norske niveau er altså lavere den norske su

er lånefinansieret så det er at

men hvis vi skal gå i den retning lader jeg mig

herre rasmus nordqvist og herre morten østergaard så jeg vil bede alle være på plads klokken tretten

to

ti procent mest vellønnede danskere der vil betale topskat når den nuværende skattereform er indfaset og

geografisk skævt fordi koncentrationen af dem der har de store indkomster

det er også folk i

jakob ellemann jensen om han er enig med sine partifæller venstreborgmestrene i henholdsvis tønder thisted læsø og jammerbugt kommuner når de til jyllands posten den fireogtyvende august sidste år gav udtryk for at de mener at det er skævt at lette topskatten fordi det ikke skaber vækst eller arbejdspladser og kommer deres dele af danmark til gode

laver nye topskattelettelser det kan ordføreren da ikke bestride ligesom det ville være svært at bestride

regeringen selv giver om hvor det

er de mennesker bor og hvor det er man vil skubbe på en økonomisk udvikling nemlig de steder hvor det i forvejen går bedst nord for københavn i københavn mens man i de her områder jeg har nævnt og andre kommuner i landdistrikter i danmark ikke vil få

dem selv man gav topskattelettelser for en milliard kr da man sad i regering

dengang men da indgik sf da også i regeringen da gav man topskattelettelser det syntes vi var godt og vi støttede det og stemte for det

meget man vil sænke topskatten med for der står jo i planen at man vil

sænke topskatten så meget at man får et arbejdsudbud der stiger med omtrent

jeg er ikke økonomisk vismand men jeg kan se på et

det cirka otte tusind tre hundrede personer mere i beskæftigelse

komme ind på præcis hvor meget topskatten skal sættes ned

jeg repræsenterer vælgere i i syddanmark

til at få noget økonomisk ud af den politik som regeringen fører her

her med at sige at en gruppe mennesker er ofre fordi nogle andre får en skattelettelse undskyld mig men det synes jeg simpelt hen ikke er en rimelig måde at betragte det på jeg synes generelt at danskerne fortjener den helt borgernære velfærd flere penge i lommen af de penge man går på arbejde for at tjene og det gælder i toppen

skal finde nogle ofre hvem var det så der var ofrene for den skattelettelse socialdemokratiet stod bag er det jo fristende

meget klart et område som mit er bedre tjent med at man lemper på anden vis så venstres eget bagland siger

set at man vælger en anden kurs for danmark vi ønsker at man i højere grad arbejder for at skabe et danmark i balance og til det hjælper topskattelettelser simpelt hen ikke de går specifikt

nordsjælland de kommer ikke de andre områder til gode

større tvivl på egen politik end

et nyt socialdemokratisk slogan fra den første maj at den her regering ikke gør noget for balancen i danmark er noget notorisk sludder udflytning af statslige arbejdspladser lempelse af planloven landbrugspakken jeg kunne sådan set blive ved den her regering gør ganske meget for at sikre balancen i danmark og det er vi faktisk stolte

ikke ønsket at lægge frem så det vil sige at man har

en eller anden antagelse om at en minister er skyldig indtil det modsatte er bevist sådan fungerer retssystemet ikke i danmark sådan synes jeg heller ikke at vi

fuld tillid til at ministeren

jo ikke rigtig i alle tilfælde nogle gange handler det om om en sytten årig der er gift med en nitten årig men i nogle tilfælde handler det altså også om nogle meget meget unge piger der er gift

væsentlig ældre mænd skal vores udgangspunkt

afvige derfra eller skal vores udgangspunkt være at det accepterer vi og så kan vi afvige derfra jeg er varm tilhænger af det første

ordføreren her nævner på talerstolen

instruks i en pressemeddelelse hvor der ikke stod at der skulle foretages en individuel vurdering jeg kan forstå at ordføreren her kan garantere sådan må jeg forstå det

med loven hvis det viser sig

det altså i nogle tilfælde er og som siger at vi har en forpligtelse til at beskytte de her mennesker jeg synes at udgangspunktet med at sige nej man kan ikke være sammen er det rigtige og at man derudfra kan dispensere det synes jeg er den rigtige måde at gribe det an på og om ministeren kan blive siddende

skattekommission efter halvandet års tovtrækkeri

eller måske nærmest mangel på samme og en borgfred der ikke

er der nu et flertal i folketingssalen der ønsker en skattekommission og vi

vi skal behandle det beslutningsforslag som vi lod køre gennem christiansborg før der kom et flertal i folketinget for det her

skal det bare være fordi vi jo allerede er i gang med en proces men det var det eneste tidspunkt hvor vi havde chance for at debattere det her i det åbne nu går vi ind i et lukket lokale og forhandler det altså forhandler hvem der skal undersøges hvordan det skal undersøges kunne man ikke have forestillet vi havde en åben debat på fredag det har ordførerens

er med på at der har været et forslag fra alternativets side men men nu får vi jo denne skattekommission

samtidig med at vi ser fremad og sikrer at vi får genoprettet skat genoprettet tilliden til skat også får set på

der er gået galt sådan at vi kan lære af det selvfølgelig skal vi kunne debattere det

ret stort krav i befolkningen og også i alternativet for at

er ikkepolitiseret og uvildigt kan der godt herske tvivl om

hvis der er noget man ikke har afdækket der håber jeg sandelig at man får det afdækket men altså jeg synes måske også at vi skal bruge lidt flere af vores kræfter på

på vegne af de mange ufaglærte som har brug for

de rigtig mange unge mennesker der falder igennem uddannelsessystemet på hvis vegne er man ambitiøs

også at det ikke skaber arbejdspladser derfor undrer det mig når jeg spørger herre jakob ellemann jensen på hvis vegne

at bare fordi socialdemokratiet ikke er lige så visionært

de skal være større de skal være bedre har vi ambitioner om at lette skatten på arbejde

og socialdemokraterne sidste år

liberal værdi anno to tusind og sytten

har et liberalt sindelag hvorfor staten skal have den magt over for familier og især

det håber jeg er i orden noget af det som som har nødvendiggjort den her lovgivning

er de sager vi har set omkring genopdragelsesrejser hvor man altså sender sine børn tilbage

tidligere hjemland for at at sikre at børnene ikke bliver

det synes jeg er ulykkeligt jeg synes det er meget meget trist for de børn men jeg synes også

ændrede regler ja det skal jeg da hilse og sige

alle regionsformænd herunder som bekendt en

herunder en masse venstrepolitikere har alle sammen sagt at det her produktivitetskrav som

mange år har rullet ud over sundhedssektoren skal afskaffes grænsen er simpelt hen nået der løbes nu så stærkt at det går ud over patienterne

indflydelse på patientbehandlingen hvert år skal de ansatte altså præstere to procent mere uden at der følger finansiering med det betyder simpelt hen bare

løbe stærkere

skal løbe hurtigere skære hurtigere føde hurtigere

en bypassoperation skulle man jo undskyld det grafiske

have krænget ribbenene til side og have foretaget en operation som i dag klares nærmest ambulant med et kamera fra lysken det giver altså nogle besparelser det giver nogle effektiviseringer og dem bliver vi også nødt til at at tage med jeg synes det er rimeligt

når vi bliver dygtigere også udnytter det

vi kan få få omprioriteret de penge og få dem kanaliseret ind

blive ved med at påstå at der stadig arbejdes smartere at der stadig væk kan arbejdes mere effektivt og så videre

grænsen er nået kunne man ikke nå dertil hvor en ny styringsmekanisme lagde vægt på om man havde tillid til regionerne altså regionspolitikerne men ikke mindst de ansatte i hele sundhedsvæsenet

ikke nogen mål som som er støbt i beton vi skal skal måle rigtigt og vi skal måle relevant så jo selvfølgelig lytter vi til det her

at lave store operationssår når nu regionerne har indført specialeplaner som gør at man ikke længere kan finde en smartere måde

er ordføreren så ikke enig med mig og regionerne i at

store forskelle på produktiviteten

hvis henry ford havde givet folk det de bad om

de fået hurtigere heste og ikke en bil altså vi vi udvikler os hele tiden og

opfundet et kamera vi kan føre ind gennem lysken

har jeg da i hvert fald set science fiction film nok til at sige

de ansatte fortæller at de faktisk skal

nævner lige præcis tillid til de dygtige ansatte

også det er nogle af de værktøjer man bliver nødt til at se på i forbindelse med det her i stedet for bare at sige nu kan vi ikke løbe stærkere nej

ministeriet og senest i går

havde vi jo vismændenes rapport hvor de af sig selv har set på de dynamiske effekter af hvis man ansætter flere pædagoger i daginstitutioner så kan man faktisk se at det på lang sigt har en positiv effekt også

arbejdsudbuddet så mit spørgsmål til ordføreren

vil regeringen tage initiativ til at sørge for at afsætte penge på finansloven til at vi kan få

regnemodeller i finansministeriet så de tager hensyn

i vores høring i finansudvalget yderfløj var at der er en skævhed i dag for vi er rigtig gode til at

forudsige dynamiske effekter af for eksempel

men vi mangler helt klart noget på den anden del herunder både på

behandle tingene for sig i finansministeriet behandler man rigets finanser og kan

jeg helt sikker på at man løbende holder øje med det og retter

i skat det billede siger ret meget

og der er rigtig mange der er sluppet af sted med ikke at betale den skat de skulle

som vi må opgive

inddrive selv om vi kunne have kradset meget af

par af skandalerne

sikkerhedsnettet hvis man bliver syg eller ramt af arbejdsløshed bliver forringet år efter år

også medarbejdere faglige organisationer og selv statsrevisorerne

om de kommende problemer i skat i

et område på baggrund af forventede og forudsete effektiviseringer som man tror vil komme før de viser sig at have hold i virkeligheden

i finansministeriets drømmeregneark kan være konsekvensløse

endelig på skatteområdet i hvert fald gået op for et flertal herinde på christiansborg at man lige så godt kunne have spurgt en eller anden kvaksalver i et omrejsende tivoli med tarotkort og teblade

blevet klog af skade

forfejlet strategi

et politisk flertal herinde der forhindrer

konsekvenser på operationsstuerne på fødegangene for patienternes tryghed for de ansattes

arbejdsmiljø

man har set med skattesystemet fortsætter man

der sagde det mest præcist definitionen på sindssyge

man foretager den samme handling igen og igen

forventer et andet resultat

at de gerne lige vil se om det ikke kunne lade sig gøre hvis vi bare lige prøver en gang til er det anderledes tåget med socialdemokratiet

at de vil stemme for en kommune og regionsaftale som forhandles i de her dage uanset om kravet stadig består

gøre selvfølgelig har man det vi skal jo stemme det igennem herinde i

gemmer sig bag den her mystiske besværgelse om at man skal finde sig et andet styringssystem før man kan erstatte det her men

vi fortsætter heller ikke besparelserne i skat bare fordi vi ikke har fundet en ny

og give omsorg og forklare hvad der foregår eller tjekke alle

patienterne på stuerne det er nedskæringens konsekvenser

det er nemlig et billede på en konsekvent underfinansiering af vores velfærd det er skæve politiske beslutninger som

se nu bare selv det offentlige klarer det ikke særlig godt

at regeringen har droppet planerne om at hæve pensionsalderen yderligere det er vigtigt for de mange faglærte og ufaglærte der arbejder i hårde fysiske jobs men i sejrens blide rus

i forhold til det som regeringspartierne socialdemokratiet og dansk folkeparti sammen var med til at vedtage tilbage i to tusind og seks

såkaldte velfærdsforlig jeg kan huske at jeg for de her cirka ti år siden står og diskuterer lige præcis det forlig med en bekendt jeg har han er smed vi stod og kiggede på

over vores forventede pensionsalder sammen

gjorde jeg ikke kan jeg afsløre

da han var i starten af tyverne

en lovbestemt pensionsalder ikke

noget der kun rammer gennemsnittet det rammer også alle dem

citere herre kristian thulesen dahl er nedslidte og

men nu må de to partier så også vise

villige til at følge det til dørs

de mange mennesker i de hårde fysiske jobs som de

om natten fejer gader om morgenen dem

om senere tilbagetrækningsalder om at pengene skulle skrabes sammen fordi vi skulle bruge dem på velfærd

bruge pengene på skattelettelser

at de forlig bliver opsagt

større og bedre tryghed det betyder en tilbagetrækningsalder der er afhængig af antal år man har været på arbejdsmarkedet

til omsorg uanset hvilken pengepung man har det betyder at man ikke skal stå og mangle penge til husleje hvis man mister sit arbejde eller bliver ramt af sygdom det betyder at vi skal

sørge for at der både er rent drikkevand og ordentligt havmiljø og ikke mindst en

der er på flugt fra krig og ødelæggelse og terror i den her verden

og mangler vores hjælp og dem som kommer hertil og banker på vores dør vi er et af de rigeste lande i verden der er råd til velfærd og et godt arbejdsliv for alle hvis vi fordeler velstanden mere retfærdigt det er

man har pustet sig op for at få en masse medieomtale og givet danskerne det indtryk at nu vil man hvis der kommer en ny regering ledet

øge uligheden markant altså

at nu puster man sig op over for herre nicolai wammen og fru mette frederiksen og andre socialdemokrater

herinde i folketinget for at bryde de internationale konventioner eller for at øge uligheden

i den forstand som fru pernille skipper

skipper øge uligheden lidt

det gør noget så hvad er det i det hele taget for noget er det bare for at få lidt medietid og det

er en åben diskussion de citater herre kristian thulesen dahl så fint har fundet

det er slet ikke sådan det bliver det er den ene ting der er nødvendig at sige det vi diskuterer

for en ny regering som vi håber der kommer og vi håber at sætte

kan komme så langt ud at det bliver nødvendigt for os

nu må vælgerne sammensætte folketinget på ny og det er jo en voldsom ting

hvorhenne linjerne præcis bliver sat ved jeg ikke det er heller ikke til at sige på forhånd tror jeg før man står i situationen men at diskutere det betyder noget for os

ikke nogen der foreslår at alting skal gøres uden os men der er måske en grænse for hvor langt vi vil finde

det nogle konsekvenser så siger fru pernille skipper nu

man står i situationen viser det ikke med al tydelighed

at hvis man lægger dem til grund som såkaldte røde linjer

man er sikker på at man aldrig kommer til at stå i den situation

blev lavet med højre side i folketingssalen som virkelig øgede uligheden som tog fra folkepensionister og arbejdsløse for at hæve topskattegrænsen altså

det her med de såkaldte røde linjer eller gummibånd eller hvad vi skal kalde dem

pernille skipper sagt det nye er at vi kommer til at arbejde med nogle andre parlamentariske redskaber alting er i spil der er ikke noget som er udelukket summa summarum

ikke forestille mig at denne diskussion ender med at vi gør som vi altid

for vi så hvordan det gik sidst det var også noget af det fru pernille skipper nu har stået og redegjort for

sige jamen kan enhedslisten forestille sig efter et folketingsvalg at skulle støtte en regering der vil videreføre kontanthjælpsloftet

være med til det længere og så må vi spørge vælgerne

af det vi ellers diskuterer er et krav til regeringsgrundlaget

der simpelt hen i forbindelse med regeringsdannelsen skal stilles nogle krav som i øvrigt andre partier har gjort

man sagtens forestille sig at sådan en diskussion

krav til regeringsgrundlaget og noget af det kunne for eksempel være

stille krav om et kontanthjælpsloft der skal fjernes fordi det sender tusindvis af mennesker ud i fattigdom noget af det vi ellers diskuterer er røde linjer jeg tror at lige meget hvad jeg svarer på

at han er blevet bestyrket i sin tro og jeg kan så kun sige at vi fortsætter diskussionen i enhedslisten

drop historierne om et sygehusvæsen

af det er at hvis det virkelig var den højeste videnskab

havde det nok været lidt mere end en enkelt artikel og så havde vi nok ikke stået med læger sygeplejersker patienter

konsekvenser læger sygeplejersker der forlader det offentlige sundhedssystem fordi de fagligt ikke kan stå inde for det patienter som fordi de tilfældigvis er så heldige at have penge til det går til det private for at få en ordentlig behandling altså

jeg vil gerne vide hvor alle de der mange mange forskere ud over den der ene som jeg vistnok mener har forkerte tal men det kan vi jo lige tage bagefter står i kø for at dementere ikke bare noget af det jeg siger men det som patienter læger ansatte selv rengøringspersonalet siger der

række steder hvor vi synes der skal gøres mere end

råderum der er skabt af nogle af de reformer vi så

til at sørge for at vi kan vedligeholde velfærden som vi kender den og der er mit spørgsmål

rigtigt at hvis ikke man finder nye indtægtskilder som vi sikkert også

kan man med med det råderum vi har lige nu ikke have ambitioner om at ville en hel masse mere uden at skulle skære ned andre steder i

har holdt på pengene og at den indenlandske efterspørgsel har haltet

hvis det som jeg forstår herre morten østergaard spørger mig om

er om vi skal skabe mere og mere vækst hele tiden

påpeger der skal passes på og den kan ikke blive ved med at holde til at vi vækster mere og mere og mere så jeg tror

en langt større opgave vi står over for

begynde at fordele kagen anderledes for at bruge et lidt mere populært

både på globalt plan men også i danmark ophober sig hos nogle få de kunne bruges meget meget

set kun råd til at have den velfærd vi kender i dag

bedre uddannelser i stedet for besparelser så skal der enten være nye indtægter eller også skal der skæres ned et andet sted og det er

ser

er enten de højtuddannede eller de faglærte der skal

er at vi begynder at tage nogle af de penge som faktisk

der toppen af vores samfund har fået skattelettelse på skattelettelse på skattelettelse og er kun blevet rigere i løbet af den økonomiske krise der er så meget rum for omfordeling som kunne bruges på uddannelse

det tror jeg at sf og enhedslisten er enige om

en fælles ambition mellem vores to partier at vi skal gøre hvad vi kan

det er helst globalt set

nytter ikke noget kun at kigge mod mere eksotiske himmelstrøg er enhedslistens

eu er et fuldstændig afgørende område i forhold til at sikre

internationale aftaler

sætte os og vente på at eu gør noget er eu en mulighed et rum man kan bruge til at forsøge at bekæmpe skattely ja det er det da bestemt

hele diskussionen om ressourcer i skat der står centralt

omkring i verden med et museklik og der er

var vigtigst og jeg vil endda tilføje ud over det kloge som

lisbeth bech poulsen allerede har sagt at så har vi også behov for et endnu bredere samarbejde som går ud over eus grænser fordi skattely er globalt og det rammer

det er ikke kun i danmark vi mister penge på det det er såmænd også nogle af verdens fattigste der virkelig bliver

om en rød regering under mette frederiksen

jo blandt andet skete under helle thorning schmidts regeringstid

uligheden steg eller vil det overskride

kan komme så langt ud en anden gang hvis sådan noget sker igen

iværksætter som får succes i

noget der er nemt at forholde sig til når man hører fru pernille skipper undskyld jeg siger det det er

og det er måske også meningen det ved jeg ikke men grundlæggende

at få at vide og finde ud af

nu er svært at svare på lige nu kunne

var sådan at at den situation med en skatteaftale hvor der også var topskattelettelser i

som statsminister for år tilbage opstod igen hvad ville fru pernille skipper så anbefale at enhedslisten gjorde som støtteparti for en regering

og halløj og det kan være lidt langtrukkent og

besværligt men men det må i prøve at forstå og

er rigtigt at en af de ting som er en del af diskussionen og det har jeg vist også fortalt om før

for at hæve en topskattegrænse

det er da med det in mente og udsigten til at det måske kan ske igen at vi har

havde passeret en rød linje i forhold til det her og det

ulideligt klare lys skinner jo for os nu og det er derfor vi har den diskussion og der er ikke nogen tvivl om at en del af den diskussion er skulle der opstå en lignende situation med en lignende skatteaftale af så asocial en karakter med en regering som sidder på enhedslistens mandater mandater ja så er det overvejelsen at

de meget markante udtalelser fru pernille skipper er kommet med så skyldes det jo de meget markante udtalelser fru pernille skippers forgænger kom med i forhold til den daværende røde regering

i oppositionen de radikale er ikke med

den position som som den nuværende opposition er i som

der skete fra to tusind og elleve hvor man rykkede en en del mod venstre og så pludselig befandt sig et sted hvor de radikale havde nogle nogle forhold der gjorde sig gældende i det sorte tårn og hvordan kommer det til at influere på enhedslistens kommende krav

det er jo fuldstændig rigtigt at vi forbereder os

at lave nogle røde linjer eller at stille krav til regeringsgrundlaget som andre partier også har gjort og

at vi ikke altid er fuldstændig i øjenhøjde vi i hvert fald ikke lige så meget i øjenhøjde som vi troede vi var

kontorerne og så viste det sig at det det var vi

er det det vi ønsker nej absolut ikke jeg ved godt hvorfor den her del af folketingssalen gerne vil tale mest

er jo et samarbejde hvor alle skal høres på lige fod

er eksempler på mulige krav man kunne stille i forbindelse med en regeringsdannelse og røde linjer

uligheden ikke skal øges markant eller at

man ikke må bryde internationale konventioner og alt muligt andet og det betyder jo at der er masser af rum til at vi kommer til at skændes det gør vi garanteret men forhåbentlig

reformer tilbage må man forstå på fru pernille skippers ordførertale pensionsalderen skal sættes ned

som har skabt det råderum som der nu er i dansk økonomi i fraværet af de reformer havde

store underskud på de offentlige finanser men det forhindrer ikke fru pernille skipper i at stå og sige at det offentlige forbrug skal op

det er simpelt hen politik der ikke hænger sammen det er politik der ikke kan gennemføres i den virkelige verden uden

vil sætte et stort spørgsmålstegn ved om råderummet er skabt af de reformer som

livsgrundlaget for rigtig mange mennesker har sendt mennesker ud i en usikker situation som har forringet vores velfærd kostet tusindvis af job i det offentlige fordi det blandt andet har fået folk til at holde på pengene og fået den indenlandske efterspørgsel til at hænge i bremsen i stedet for at skride fremad

stort spørgsmålstegn ved ingen tvivl om det men det er

at vi skal have et mindre velfærdssamfund jeg vil have et ordentligt tryghedsnet jeg vil have at hvis man mister sit arbejde

med politiske uenigheder politik handler om prioriteringer men at sætte spørgsmålstegn ved

grundlæggende fundamentale økonomiske præmisser

det ikke er skabt af de reformer der er gennemført det er jo altså ikke kommet ud af sig selv det ville være dejligt

i folketinget tilsynet med danmarks privatskoler og friskoler og det var bla efter at vi havde se at antallet af underretninger fra friskoler og privatskoler var meget mindre

fordi jeg vil have ordføreren til at redegøre for den

enhedslistens holdning til privatskoler og friskoler altså skal man stramme op på tilsynet

kæmpe kæmpe problem at der er så mange der forlader folkeskolen for tiden fordi forholdene er for dårlige

set at herre jacob mark er enig med mig i og der har vi en fælles front friskoler og privatskoler kan sagtens være gavnlige altså vi har set masser af ny pædagogik blomstre ud af friskolebevægelsen og alt muligt andet og det synes

fint at vi understøtter i det offentlige jeg må også bare sige at

til børn af familier som ikke som ikke har

så nemt og ikke har pengene til at gå der

for eksempel lavede privatskolernes og friskolernes tilskud socialt altså sådan at de fik penge efter hvor mange elever fra ressourcesvage familier de tog vil man være med til

enhedslisten vil stille til en eventuel ny regering

er det for krav enhedslisten vil stille såfremt der kommer en ny regering med fru mette frederiksen i spidsen næste gang vil

jeg ville have håbet at dansk folkeparti inden vi når til et valg har ombestemt sig fordi de har set hvor mange mennesker der egentlig lider under det kontanthjælpsloft som dansk folkeparti har

tusindvis af børn er sendt ud i fattigdom der mennesker der ikke har råd til den medicin de ellers har brug for og så videre

i deres folketingsgruppe i forhold til hvilke krav de skal stille

enhedslisten vil enhedslisten stille det som et krav at

vil trække tæppet og sige så må vælgerne tage stilling igen

nogle trælse erfaringer men håbet er et samarbejde

fru mette frederiksen sagde at socialdemokraterne

genvinde regeringsmagten er enhedslisten parat til at

ordentlig behandling af mennesker på flugt jeg synes

danmarks liberale parti

på flugt fra krig og terror og katastrofer

slås for når

op til at vi europæere skal tage vores skæbne i

trump har besluttet at trække usa ud af

det er jo rimelig rimelig katastrofalt

endnu større krav til europæisk engagement

finder en plads i verden hvor vi som europæere markerer os med nogle andre værdier end dem som trump står for

er nødt til at styrke det europæiske samarbejde for netop at danne en modvægt til trumps

europæerne skal finde en plads i verden der sætter sig mod trumps fuldstændig sorte klimapolitik og i øvrigt et oprustningskapløb mellem

rusland og nato som danmark burde sige mere fra over

dybt dybt ikke rystet men jeg er dog i hvert fald

nordiske søsterpartier har underskrevet en fælles erklæring om at ville kæmpe for gensidig nedrustning

fuldstændig enig i at det er nu vi skal træde i karakter internationalt er eu så den eneste spiller i

at sætte resten af verdens lys under en skæppe og i øvrigt at være fuldstændig

eu skaber både med nedskæringspolitik

den eneste mulighed for at vi kan få en progressiv klimapolitik globalt set at parisaftalen

taget alvorligt er at europa træder i karakter

medgive at eu uden sammenligning

helt helt afgørende

og at det derfor er bagstræberisk og uholdbart at enhedslisten

at europa ikke bare eu men europa som nogle af de rigeste

har en forpligtelse til at gå forrest og til at kæmpe for det og jeg håber da at vores statsminister

grønne

en matadorskala kan man være idealistiske røde farverige og sjove gitte grå eller den traditionsbundne og forkælede maude varnæs nogle drømmer endda om at være oberst hackel tror jeg nok

vi er agnes jensen agnes jensen i må indrømme at hun er en ret sej kvinde en kvinde med en vis legemsdel i bukserne agnes jensen er en stærk kvinde

hun har ambitioner hun vil frem i verden og hun knokler for det hun er ikke for fin til at skrælle kartofler og hun er ikke for fin til at opmaske nylonstrømper eller til at servere for herskaberne hun ser muligheder hvor andre ser begrænsninger og hun er ikke bange for at forfølge sine drømme

at bevæge sig ud i ukendt terræn

de små iværksættere der får en god idé forretningsdrivende som knokler for at skabe noget virksomheder der skaber arbejdspladser og dermed skatteindtægter til landet iværksætterne

men desværre står vi politikere alt for ofte i vejen for at de kan få lov til at forfølge deres ambitioner

vi i liberal alliance hylder typer som agnes jensen og gerne vil fremme et samfund med bedre plads til netop hende liberal alliance har været med til at afskaffe pso afgiften vi laver mere fleksible barselsregler for selvstændige vi har gjort det lettere at generationsskifte også selv om agnes jensens mand røde helt sikkert ville have skældt ud over det sidste

godt men der er

liberal alliance vil fjerne iværksætterskatten vi vil reducere selskabsskatten vi vil nedsætte momsen for forretninger i det danske sommerland så det kan øge turismen

de administrative byrder vi vil liberalisere planloven og afskaffe lukkeloven og udlicitere flere offentlige opgaver så vi åbner nye markeder for idérige iværksættere så nytænkningen lettere vinder terræn også i det offentlige

for folk som agnes jensen at få succes med

til ukendelighed skal vi politisk erkende at vores vigtigste opgave i forhold til nye initiativer er at gå mindst muligt i vejen iværksætterne og erhvervslivet er jo en forudsætning for en god offentlig service uden indtægter ingen udgifter uden agnes ingen

det er helt fint at få kørt en

ind af fordøren mens man lige går op og lægger sig

bagdøren

synet på forandringer på at gøre tingene smartere og kaste os ud i de omvæltninger som nye teknologier åbner dørene for hvis vi altså tør i liberal alliance frygter vi ikke fremtiden vi frygter ikke ny teknologi og vi frygter ikke typer som agnes jensen når de tænker nyt

hylder vi dem de løber ofte en stor risiko og får sjældent tak som fortjent

agnes jensen var en handlingens kvinde hun gik foran hun så verden i farver

hun lukkede sig ikke om sig selv

ville ikke have været bange for uber tværtimod

til smukke samlerobjekter for byens damer og til en forretning hun var ikke tynget af plejer men drevet af at se muligheder i liberal alliance vil vi gerne gøre danmark bedre rigere og mere frit og hvis man vil det er det en god idé at begynde med sig selv så det gør vi

alle de borgere som er dybt forargede vi spørger os selv og hinanden om hvordan det dog kunne gå så galt jeg tror en af forklaringerne er at politikere og embedsmænd i årtier netop har tænkt systemet før mennesket der er blevet skabt et skattesystem som ikke bare borgerne

men tilsyneladende også skat selv

og det bør vi lave om hvis noget ikke virker skal det enten fikses eller lukkes ned præcis som damernes magasin i korsbæk albert arnesen og herre schwann fulgte ikke med tiden det gjorde mads andersen skjern den ene mistede sin forretning den anden gjorde ikke

vi skal have et system som alle kan finde rundt i

det handler ikke alene om penge det handler faktisk også om retssikkerhed vi kan og det ved jeg vi er være uenige om skatteprocenter og om hvor stor en del af danskernes indkomst de skal have lov til at beholde selv men vi kan vel blive enige om at det nuværende system er forældet

for komplekst men det behøver det ikke være

som er her fremover vil være mindre ivrige efter at finde på nye objekter der kan beskattes igennem tiden har idérigdommen været stor når det kommer til ting og sager

verden vi har afgift på genopladelige batterier affaldsafgift afgift på poser af plastik afgift på poser af papir afgift på engangsservice madfolie og tape afgift på regntøj og presenninger og afgift på

på alkoholsodavand nøddeafgift chokoladeafgift afgift på spilleautomater kasino og væddeløb afgift på glødelamper kaffe og te og sådan kunne jeg blive ved hvis jeg ellers havde tid nok helt ærligt det er det glade vanvid i liberal alliance vil vi gerne have lavere skatter andre vil gerne have dem højere eller bevare status quo men vi burde kunne blive enige med hinanden om at vi ikke kan være bekendt at præsentere den vilde liste

afgifter for borgere og virksomheder man er jo totalt chanceløs i forhold til at vide om man afregner skatter og afgifter korrekt

hele vores skattesystem dybest set

altså starte forfra og vi går gerne forrest på vejen til en enklere skatteverden vi mener at alle danskere i arbejde skal have lov til at beholde de første syv tusind

de tjener selv ingen skal betale skat før de kan forsørge sig selv det er et godt moralsk princip indtægt over syv tusind kroner skal maksimalt maksimalt kunne beskattes med halvfjerds procent det er simpelt og det er ikke mindst rimeligt det nuværende skattesystem har snart halvtreds år på bagen siden er der kommet utallige love og bekendtgørelser fradrag og nye måder at beskatte på hver gang en politiker har fået en lys idé og det hænder jo der kræver finansiering og det gør

har man fundet på et nyt objekt at beskatte på den måde har man lagt lap på lap på lap og skabt ikke blot verdens mest

skattekomplicerede land og ja jeg ved godt at nogle af jer sikkert sidder og tænker at dem der i liberal alliance altid snakker om skat men helt ærligt jeg mener faktisk at vi her har en fælles bunden opgave

i liberal alliance tager vi gerne ansvar det gør vi her i folketinget og vi gør det i regeringen

hvis vi tør vi kan skabe verdens mest innovative samfund hvis vi tør og vi kan skabe verdens bedste sted at være agnes jensen

sine kollegaer og kæmpede for ordentlig løn og arbejdsforhold for sine kollegaer der alle sammen arbejdede i køkkenerne

ordentlige løn og arbejdsvilkår derfor

gav dem ikke ordentlige vilkår og overholdt i øvrigt heller ikke loven hvis liberal alliance er noget er

jo skjold hansen altid frisk på den hurtigste fidus og vi ved

regeringsgrundlaget i sin tid da liberal alliance trådte i regering at det var det bedste borgerlige liberale regeringsprogram man nogen sinde havde set nu er det et erklæret mål at topskatten skal

et skatteudspil på den anden side af

vil gerne sige hvad liberal alliances politik er og den tror jeg er velkendt også for

ideelt set så så vi gerne topskatten fuldstændig afskaffet og det gik vi til valg på

man skal betale skat før man kan forsørge sig selv det

og det var i øvrigt også noget socialdemokratiet mente i gamle dage det har man så glemt

og når langt og skaber arbejdspladser for andre som så kan komme i arbejde så skal man have et gok i nødden af skat og et flertal herinde som synes at topskatten er en god idé det synes jeg er et moralsk princip vi skal gøre op med

man har hyldet et koncept som var imod loven og som ikke gav de ansatte ordentlige løn og arbejdsforhold det jeg til gengæld gerne vil spørge om er skal det forstås sådan at liberal alliance vil kræve af sine to regeringspartnere at topskatten helt skal afskaffes forud for de forhandlinger der skal være

og at vi også lukker fremtiden

at påstå at vi sådan skulle synes at det var alle tiders at man bryder loven

i orden i forhold til det andet om vi vil stille

vi går til forhandlinger med den politik som er vores det tror jeg alle politiske partier gør det håber jeg alle politiske partier gør og

møder op til forhandlinger med de ønsker vi har og de ambitioner vi har på danmarks vegne og ja liberal alliance mener at topskatten

så til det billede af at hun skulle blive dybt fornærmet

at tjene så mange penge at hun måtte komme til at betale topskat

tror at hun lige præcis er en type der faktisk ville glæde sig over

med en fælles melding som gik på at

vi ville sørge for at befolkningen blev inddraget når der var større eu tiltag også selv om der ikke var suverænitetsafgivelse i traditionel forstand altså efter grundloven

efter brexit er der i eu store diskussioner om hvad eu skal udvikle sig til og også om eu skal til

bestemme meget mere på nogle områder nu hvor de der genstridige briter

ud og så ville jeg gerne minde liberal alliance

jeg tror heller ikke at agnes jensen ville have været fornærmet over at skulle betale topskat men

specielt efter alle de kræfter

som hun lagde i at skabe en god fremtid for sig selv og sine børn så synes jeg ikke

den dag det så måtte lykkes for hende

måde ikke er okay at være stræbsom

jeg måske også er et tal der kan

mane til lidt eftertanke i forhold til det her med

ser meget ens på tingene det var også derfor at vi i fællesskab i forbindelse med folkeafstemningen om afskaffelse af retsforbeholdet anbefalede et nej netop fordi

den afstemning lagde op til at gå på kompromis med det gode princip at

folkeafstemning i tide og utide men det her er en god bremse der sikrer at den stemning der er i befolkningen om at man

hen at man havde en ventil

sikrede vi i fællesskab med den her mekanisme minimum tres mandater bag og hvis vi fik det

så nu har vi muligheden for at sikre det vi lovede danskerne dengang det var bare det jeg gerne ville erindre liberal alliance om her i dag

er så hvordan regeringen aktivt arbejder i eu for at komme i den retning som jeg tror vi er enige om eu skal nemlig imod et meget slankere samarbejde der koncentrerer sig om det som i sin natur er grænseoverskridende og

i fællesskab det er også det der ligger i

de her fem retningslinjer som er blevet lagt frem for

konkluderet på endnu og jeg tror at vi er helt enige om at den retning som vi ønsker eu samarbejdet

hvordan forestiller liberal alliance sig at vi skal få sandheden frem i den her sag hvis ikke vi får mulighed for

at man er uskyldig indtil noget andet er bevist og det synes jeg gælder

for alle også for

ministre jeg har hørt ministeren

sige at hun ikke var advaret om at

strid med loven og har gjort det med åbne øjne det synes jeg er en alvorlig beskyldning

jeg synes det er mærkeligt at liberal alliance ikke vil være med til at undersøge det

lade embedsmændene tale under vidneansvar og

at ministeren var advaret enten mundtligt eller skriftligt kan hun så fortsætte

derfor er det lidt underligt at skulle stå her og forholde sig til

betegnes som lidt løse påstande hvis man mener det alvorligt må man jo dokumentere

forholder mig til er det som ministeren siger og det som man har

også i skat så de er lettere at forstå og mere gennemskuelige men men nu nævner

ordføreren blandt andet nogle af de afgifter som jo også er afgifter på grund af det miljøaftryk der ligger eksempelvis på plastikposer og så videre er liberal alliance ikke enig i at man kan bruge afgifter

at regulere et marked så vi ikke kommer til at se endnu større problemer

så vi støtter op om en udvikling der gør at det er lettere at gøre det rigtige også for markedet

ikke enig i at man kan bruge afgifter til netop den her slags ting og at det også

liberal alliance i forhold til om man kan bruge

på nogle områder kan det være meget fornuftigt men jeg synes også der er

områder hvor man er gået for vidt og hvor det bliver sådan

formynderi og løftede pegefingre

meget uenige for jeg har sådan set tillid til at danskerne borgerne selv er i stand til at træffe beslutning om hvordan de ønsker at leve deres liv men selvfølgelig kan man bruge skatter og afgifter til at adfærdsregulere vi kan så være uenige om

strammer reguleringsskruen så hårdt at vi bare skubber problemerne ud over grænsen for miljø er jo om noget grænseoverskridende og klima er om noget grænseoverskridende så hvis vi strammer skruen for meget

og på klimaområdet så er min bekymring at hvis vi ikke rammer balancen rigtigt

alle ungdomsuddannelser alle erhvervsuddannelser alle hf centre

er det lykkedes der skal man år år klare sig med

mindre helt efter den devise som liberal alliance ville rulle ud over den offentlige sektor

er det også med den nye økonomiske plan og de initiativer der ligger

liberal alliance og regeringens politik at de her besparelser skal fortsætte år efter år for kan man ikke komme igennem med sin politik alle steder i den offentlige sektor

andet udsagn der bare faldt ned fra fra himlen det er noget vi begrunder i at produktivitetskommissionen siger at man sagtens

samtidig med at man effektiviserer ti procent i

jo underligt at det skulle være at sable ned på uddannelse at man siger at også uddannelsessektoren skal levere de to procent i effektiviseringer som resten af den offentlige sektor skal

derfor mit egentlige spørgsmål er er det regeringens position at det skal fortsætte altså

hvis liberal alliance får magt som man har agt

at man kun kan varetage et højt serviceniveau hvis

fastholder det udgiftsniveau som vi har i dag

på borgernes vegne og med borgernes penge i hænderne har vi et ansvar for hele tiden at sikre

pengene men søreme da også at de får det så billigt som muligt

at fordi man skal effektivisere

at have rygende travlt så lever hun altså også med nogle enorme strukturelle udfordringer især når liberal alliance fastholder mere privatisering af ældreplejen og det på trods af at man har dobbelt så mange konkurser inden for private plejefirmaer

man har inden for alle øvrige erhvervsområder så sent som i går måtte lolland kommune uddele den tredje advarsel

det her land og går på arbejde eller hvad vi nu gør

vi bliver gamle og måtte få brug for hjælp så skal der være ét standardtilbud til

skal respektere den forskellighed

altså ikke hvis det tilbud man har og giver til de ældre er at de kan få lov at vælge mellem kommunens tilbud og kommunens tilbud

de konkurser der har været det er jeg helt med på og derfor har ældreministeren jo også nedsat en gruppe som skal kigge på

kan gøre for at sikre at det ikke går galt i samme

ned i ens kasser og så skal alle have præcis de samme tilbud præcis den samme mad

bare sige at med til trediverne s skattetryk

også trediverne s samfund

folkepension jeg tror at at ordføreren hellere ville indlægges på et af nutidens sygehuse end

topskat i sin tale tale og vi ved jo godt at liberal alliance gerne så at topskatten kom helt væk vi ved også at liberal alliance har været meget konkret tidligere og har sagt at topskatten som minimum skal sænkes med fem procentpoint jeg vil bare høre ordføreren her i dag om det stadig er det der er succeskriteriet for liberal alliance og det der gør at man ville synes at det

hvis man er sosu assistent eller på anden måde arbejder inden for ældreplejen det kan være

fuldstændig ens og derfor kan det

meget godt at man kan søge arbejde på et plejehjem som praktiserer de værdier som man selv synes er vigtige og som man selv gerne vil stå for

hen forkert at sige det så siger fru astrid krag

astrid krag hørte min tale fuldstændig forkert fordi det gjorde jeg tog et billede

var en karakter fra en tv serie som de fleste af os holder

meget af til sidst i forhold til topskatten

succeskriteriet for os og det håber og tror jeg da det er for alle partier selvfølgelig

for liberal alliance at topskatten med den nye regering som liberal

en del af skal sænkes mere i den kommende skattereform end det den tidligere slankere venstreregering lagde op til

halvfems mandater og fik lov til at bestemme fuldstændig selv

fjernede vi topskatten i morgen

det per investeret krone en til en altså krone til krone det

de svage i samfundet og som står for et ret stærkt fællesskab blandt kollegaer

som som andre også har været inde på så måske måske synes jeg egentlig at hvis man endelig skal finde en karakter i matador

måske nærmere den unge jørgen varnæs som kunne være medlem af liberal alliance

lidt excentrisk stor i slaget men ikke så god til at få noget fra hånden når

er måske nærmere menneskesynet det kom jeg til at tænke på her

et af svarene på et spørgsmål om topskatten hvor ordføreren siger at topskat er en straf til dem der er flittige

ordføreren mener at det store flertal af danskere der går på arbejde sosuer dem der gør rent i vores daginstitutioner før vi møder om morgenen og så mange andre som aldrig når i nærheden af topskatten

topskat er en dummebøde for dem

en omvendt logik betyder at så må alle andre der ikke betaler topskat ikke

er det jo en meget mærkelig ulogisk måde

ræsonnere på selvfølgelig mener jeg ikke det de fleste hopper jo ind og ud af topskatten gennem et liv

være nogle år hvor man tjener mange penge og har succes

nogle år hvor man har det vanskeligt dem der starter som iværksættere har

ud fra timelønnen er nogle af de dårligst betalte

at almindelige danske lønmodtagere ikke betaler topskat og dem der kommer op og betaler topskat de eksempler man nogle gange bruger med sygeplejersker og andre betaler topskat af en lillebitte del af deres indkomst det er jo derfor vi kan se at hvis man sænker topskatten eller afskaffer den er det helt entydigt helt oppe i toppen af indkomstskalaen at de rigtig store skatterabatter kommer så

behandle problemet som det det er ja lad os gøre noget for de små iværksættere men lad os da hjælpe dem der hvor de har brug for det i stedet for at give dem topskattelettelser den dag hvor den eller dem som har arvet sig til rigdom

i danmark er der cirka en halv million mennesker der betaler topskat og derfor er den her myte som også har floreret i folketingssalen i dag om at det skulle være de ti procent mest vellønnede i landet som betaler

de cirka en halv million ud af cirka tre millioner lønmodtagere er ikke en lille eksklusiv klub

for det første skader væksten

at få afskaffet topskatten fuldstændig nej det tror jeg da ikke vi gør men betyder det

venstre igen får trumfet igen at det er deres udspil fra efteråret

på skatteområdet nemlig på den ene side

det koster cirka otte milliard kr

det her princip med at man ikke skal betale skat før man kan forsørge sig selv det

til syv tusind kroner om måneden det

man tjener skal man ikke betale skat af det koster i omegnen af fire og fyrre milliard kroner at finansiere

at man ikke skal forsørge andre før man kan forsørge sig selv

jeg vil egentlig gerne gå tilbage til et spørgsmål som også er blevet stillet tidligere

set gerne have en bekræftelse fra ordføreren

har villet føre bevis for og der må jeg bare igen i retssikkerhedens navn stå fast på det retsprincip som gælder i det her land nemlig at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist og det der med at være rejsende i at

så er der sikkert noget om snakken og så er man sikkert også skyldig og

med et godt princip i et ordentligt retssamfund nemlig at man selvfølgelig

har bekræftet at såfremt en minister har modtaget informationer om at den politik man udfører

er ulovlig så skal man selvfølgelig rette ind og rette sig efter det som minister det er også det jeg hører

ordføreren bekræfte det var bare ikke den argumentation integrationsordføreren fra liberal alliance anvendte og det gjorde mig rigtig ked af det fordi lige præcis liberal alliance har stået op for retssikkerhed som

sådan at hvis man bryder loven som borger i det her land skal man straffes for det og

egentlig er liberal alliances ambitionsniveau er det

i fremtiden både

er jo noget vrøvl jeg mener bare ikke der er

at uddannelsessektoren selvfølgelig også kan effektiviseres på samme måde som andre dele af staten altså som andre dele af den offentlige sektor jeg tror i det hele

at vi skal holde op med det der med at gøre alting op

offentlige sektorer og jeg tror at de fleste er enige i

og den største ambition man så kan sætte for det

for det vi skal leve af i fremtiden og de muligheder vi skal give til vores børn

besparelser

i effektivisering som skulle gøre forskellen mellem en god uddannelsessektor og en dårligere uddannelsessektor der

harvard eller yale universitetet i usa jeg

har forelæsninger som de udbyder i hele verden via internettet der er jo masser af muligheder som også giver rum for besparelser og effektiviseringer og bedre måder at gøre det på og de ambitioner skal vi da også

asociale plan om at hæve pensionsgrænsen

lokke folk til at arbejde noget længere mon ikke også det ender med den samme skæve sociale profil for hvem er det lige der kan tage imod tilbuddet om bare sådan at forlænge arbejdslivet og hvem er de mennesker der arbejder dagligt under hårdt nedslidende vilkår på arbejdspladserne

jeg at regeringen vil tilføre en smule håndører til arbejdstilsynet

på den her historie om at vi skal hæve

en sodavandsis på en varm sommerdag alene sidste år oplevede vi en stigning i de alvorlige ulykker i byggeriet fra fire tusind

måde adresserer den udfordring at det koster rigtig mange

rigtig god erfaring og har rigtig meget at bidrage med på arbejdsmarkedet

et prioriteringsspørgsmål jeg synes det er vigtigere at

fuldt arbejdsdygtige mennesker for ikke at lave noget

efter at vi har oplevet en dramatisk stigning i antallet af arbejdsulykker og efter at vi har oplevet nedskæringer på arbejdstilsynet i det lys kan man vel ikke sige andet

så er de femten til fem og tredive million kroner ren glasur og der ligger ikke nogen tilbud til

modvirker at folk bliver nedslidte af at arbejde

så handler det jo om at omfavne de teknologier omfavne de muligheder som nye måder at gøre tingene på

gøre noget af det som før var meget nedslidende der er et hav af muligheder i

arbejde som i gamle dage var meget hårdt nedslidende og det håber jeg også ordføreren er enig med mig i og måske også vil være lidt mere

at tage til sig i stedet for at insistere på at arbejdsmarkedet skal være præcis som det har været de sidste halvtreds

havde halvfems mandater men nu ligger det nok ikke lige rundt om hjørnet at liberal alliance får halvfems mandater så

liberal alliances krav i forhold til topskattelettelser

brugte som rød linje inden de kom i regering er det stadig væk den røde linje

når man skal forhandle om et eller andet altså at så tager man sin politik i rygsækken og tager den med sig og håber på at komme

kommet i regering og jeg vil spørge om ordføreren er

klimaforandringer er en naturlig del af jordens cyklus

for at afbøde de negative konsekvenser som menneskelig adfærd har på klimaet der er det min

liberal alliances helt klare overbevisning at det er er en opgave som vi skal løfte internationalt i erkendelse af

har en stærk stemme på det her område og også internationalt

internationalt mere tydeligt tror jeg ikke at jeg kan sige det uanset

af citater vi mener det er en reel udfordring og en reel problemstilling og vi mener at det er noget som danmark i samarbejde med andre lande i verden skal committe sig på

fordi det i sin natur er en problemstilling som er

det må vi jo håbe ikke viser sig at være sandt for det ville godt nok være en katastrofe men jeg vil alligevel holde mig til den tale som jeg

vi synes giver mening i forhold til at skabe en

vi gør det så meget vi kan men det forudsætter at der er noget at tale op

at tale op og når jeg ser tilbage på det år der er gået

det desværre ikke mange ting som vi mener

og det kommer min tale til at bære

i løbet af året har vi hørt statsministeren gentage at regeringen vil øge trygheden for borgerne og det kan man som udgangspunkt kun bakke op om for tryghed

en god ting det har dog vist sig at det ikke er alle borgere som regeringen vil øge trygheden for jeg tror i hvert fald ikke at de familier som blev ramt af kontanthjælpsloftet i oktober føler sig trygge i dag jeg tror heller ikke at den megen snak om

højere pensionsalder har øget trygheden hos de studerende eller hos den nedslidte arbejder der nærmer sig pensionsalderen det samme kunne jeg sige om vores børn og børnebørn for det øger bestemt ikke trygheden for dem at et flertal i folketinget har indgået en ny nordsøaftale som giver skattelettelser til mærsk og svækker den grønne omstilling man kan heller ikke ligefrem sige at det øger trygheden at de samme partier har valgt at afskaffe psoen

jeg er klar over at de forskellige partier har forskellige intentioner med det men faktum er at afskaffelsen kommer til at øge danmarks udledning af

det virkelig en pris der er værd at betale lige nu hvor klimakrisen aldrig har været mere alvorlig min kollega herre rené gade

plejer at sige at han ser hele folketinget som en slags landshold der skal spille sammen men hvis vi skal forestille at

vi godt nok et samspilsramt et af slagsen vi mangler en taktik for hele danmarks politiske landshold statsministeren forsøgte sig tidligere uden stort held

og nu prøver han så igen sidste gang gik det ikke så godt og det var ellers den plan som en af venstres

syntes var så genial at den kunne sammenlignes med michael laudrups berømte dribletur

seks og firs jeg ved ikke meget om fodbold men jeg har været inde at læse mig til at

danmark i den pågældende slutrunde endte med at tabe en fem til spanien efter en forfærdelig fejlaflevering fra en jesper olsen og spørgsmålet er så i virkeligheden om ikke både regeringens første og anden

og fem og tyve plan snarere ligner fejlafleveringer fra olsen end genialiteter

kan tale om selvmål det var et selvmål at gennemføre kontanthjælpsloftet fordi danmark ikke bliver et rigere samfund af at skabe flere fattige det var et selvmål at fjerne støtten og ikke udbedre de fejl man

i forhold til elbilerne fordi flere elbiler er en forudsætning for at skabe et samfund

det var et selvmål at afskaffe psoen fordi man skal betale en rimelig pris for at gøre skade på vores klima miljø og natur det var et selvmål at lave nordsøaftalen fordi aftalen forringer mulighederne for at holde den globale temperaturstigning under de nødvendige to grader det var et selvmål at indføre udlændingestramninger der er på kant med menneskerettighederne fordi menneskerettighederne er nogle af de vigtigste elementer i et demokratisk samfund tidligere i år

præsenterede alternativet et folkeskoleudspil og her foreslog vi bla

at vi gerne ville reducere eller faktisk

det gjorde vi fordi vi ønsker at reducere præstationsangst og stress blandt elever og fordi vi ønsker en bedre og mere motiverende og konstruktiv evalueringskultur forslaget blev desværre ikke ikke taget specielt godt imod af regeringen tværtimod kan jeg forstå at ministre elsker karakterer og siden

en tid hvor mange unge er til eksamen og sveder for at opnå de bedste karakterer

en karakter og noget feedback for det arbejde de har gjort inden jeg går i gang skal

det ikke er alle ministre der har været til eksamen i år men jeg synes at alle skal lytte efter

er især begejstret for det kapitel som handler om at sætte folkeskolen fri her foreslår ministeren blandt andet at gøre de bindende læringsmål fra folkeskolereformen vejledende og det fortjener stor ros samlet set står ministeren til et syv tal inden den mundtlige eksamen og til den tid kan ministeren score højere eller lavere afhængigt af præstationen

en højere karakter kan ministeren eksempelvis præsentere et seriøst bud på hvordan vi reducerer stress og dårlig trivsel hos lærere og elever eller ministeren kan komme med et oplæg til hvordan de nationale test bliver afskaffet og det er noget vi ved

næste levende billede der skal eksamineres er justitsministeren ministeren har afleveret en skriftlig opgave der hedder bander bag tremmer foruden den farverige

opgaven fyldt med forslag til hvordan man kan straffe indsatte hårdere og problemet med opgaven er derfor ikke den manglende kreativitet men snarere det

kreativ nok mange af forslagene er nemlig direkte i modstrid med hvad førende teoretikere og forskere inden for pensum anbefaler men det kan jeg så læse mig til ministeren er fuldstændig ligeglad med for det fremgår af opgaven at det

med resocialisering går ministeren ikke op i og det duer selvfølgelig slet ikke når man afleverer en eksamensopgave der er nogle interessante perspektiveringer til sidst om en afskaffelse af blasfemiparagraffen men trods

ved deres opgave er at ministrene

ud af listen over psykiske sygdomme også afsnittet om at bekæmpe homofobi i sport er noget der gør rigtig stort indtryk for det er vigtigt at være inkluderende

efter at have voteret med censor har vi valgt at give gruppen et to tal vi ved godt at gruppen havde håbet på mere men

skal løftes er det nødvendigt at lave en ny og måske mere projektorienteret opgave der handler om alternativ behandling

er desværre ikke kommet noget særlig godt ud af den gruppeeksamen ud over en pulje penge til bæredygtig fiskeproduktion og akvakultur er det eneste positive jeg kan sige om opgaven at de har skrevet den selv resultatet er ikke desto mindre skuffende da opgaven er fyldt med fejl og forkert brug af pensum især kapitlerne om den nye

pso forringelse af elbiler og så videre bunder simpelt hen i misforståelser og derfor har vi ikke nogen anden udvej end at bede gruppen om at gå skoleåret om den sidste der har været til eksamen er så statsministeren og da statsministeren

har afleveret en srp opgave en opgave som bærer titlen

fem og tyve planen vi har kun nået

seneste opgave men vi kan allerede se at den ligner noget vi har set tidligere

kan vi gentage os selv det bedste vi kan fremhæve

desværre slet ikke er foldet nok ud i

suen forringe vilkår for pensionister folk der kommer til landet og flygtninge tæller rigtig meget nederst

er en procedurefejl i forbindelse med afleveringen den mangler simpelt hen nogle helt obligatoriske afsnit om klima miljø natur og grøn omstilling og det er selvfølgelig en forudsætning for at kunne aflevere eksamensopgaver her er reglerne i folketinget ikke anderledes end de er på kunstakademiets designskole hvor man selvfølgelig også altid har de sytten verdensmål med i sin afsluttende projektopgave så på den baggrund

giver vi statsministeren en ekstra chance

første tirsdag i oktober og jeg vil anbefale statsministeren at bruge sommerferien flittigt til at få fulgt op på de kapitler som i den grad

fortsætter derefter med at sige

fortsætter derefter og jeg anerkender det morsomme element i karaktersammenligningen

opfattelse af at alle andre omkring alternativet simpelt hen ikke har forstået et klap af noget som helst hvis man møder mere end fem mennesker i løbet af en dag der ikke har forstået noget som helst

er det ikke dem den er gal med

at regeringens politik skaber flere fattige altså det er kontanthjælpsloftet vi taler om her et par på med to børn har udbetalt efter skat

op på før

jeg skal ikke stå og sige et beløb for hvor mange penge

person ude i samfundet skal have eller ikke have

man tror man kan skaffe flere i arbejde på nemlig ved at gøre dem fattige nu senest i den seneste udgave af

og fem og tyve planen med at skære endnu to procent i integrationsydelsen det mener jeg simpelt hen ikke er den måde vi skal vi skal bygge vores samfund på jeg mener at vi skal se på hvordan vi skaber et ordentligt grundlag for alle mennesker at kunne leve på og man kan ikke stå med de her eksempler

at der er de her to kontanthjælpsmodtagere med x antal børn der bor i y

j lejeforhold og de får den her

vi bliver nødt til at lade være med at tro at det er

nu er der gået to år hvor man har kunnet få lov til at danse sig ud af alting

ved at være tid til at svare på nogle spørgsmål hvor mange penge skal man have når man er på kontanthjælp treogtyvetusinde og sekshundrede kroner for et par er ikke nok hvor meget er da nok og hvor skal de penge komme fra vi er altså nødt til på et eller andet tidspunkt at få

regeringen har indført så så det er jo meget tydeligt at vi ønsker at komme tilbage til det niveau der var før

den her regering begyndte at skære i ydelserne det står i vores finanslovsoplæg jeg kan prøve at se om jeg kan danse den hvis det er det

meget klogere på alternativets ståsted det blev jeg ikke rigtig

hvert fald når det handlede om oplysning til borgerne synes jeg godt nok det haltede lidt der var jo blandt andet ét sted

efter et folketingsvalg for spørgsmålet blev stillet meget klart fra journalisternes side nemlig om man ville pege på fru mette frederiksen som statsminister efter et valg det ville man ikke svare på men man stillede et modspørgsmål gad vide hvem

tror jeg egentlig nok vi ved jeg tror hun agter at pege på sig selv det tror jeg da står rimelig klart for de fleste herinde hvis ikke det står klart for

om ikke det passer men hvad vil alternativet hvem vil alternativet pege på det synes jeg da er et relevant spørgsmål at stille og nu kan vi jo

skal vi gå i gang med at lave regeringsforhandlinger nu jeg forstår det

når vi kaster spørgsmålet tilbage som som herre uffe elbæk gjorde i sin tale på mødet så er det jo klart at det

samarbejder med nu tror jeg ikke at socialdemokratiet får halvfems mandater og dermed kan sidde helt alene med med regeringsmagten

at man puster sig op og gerne vil have noget medietid man vil gerne have noget omtale men når det kommer til indholdet

at alternativets mandater ikke tæller med

på et senere tidspunkt og sådan noget

ved at alternativets mandater selvfølgelig

skal samarbejde med jeg har ikke behov for at stå og sætte navne på det to år inden valgperioden er færdig jeg synes det er absurd at høre de spørgsmål som fru pernille skipper skulle svare på

liberal alliances ordfører om hvornår det er nok i forhold til topskat vi kender liberal alliances politik i forhold til det

det var nemlig sådan at alternativet jo for ganske kort tid siden stemte for

to hundrede danske kamptropper til natos fremskudte stilling langs den russiske grænse altså en dansk deltagelse i det våbenkapløb som foregår både fra

det undrer mig lidt at alternativet støttede

både enhedslisten og alternativet og den nordiske venstrefløj

sammen lavet en udtalelse tilbage i marts hvor vi kritiserede netop det her våbenkapløb og opfordrede til at udviklingen

blev vendt så hvad er det der gør at alternativet har skiftet mening i den

men det er fuldstændig som spørgeren er inde på

spørgsmål der blev besvaret på et splitsekund det var

vi diskuterede rigtig dybt men vi taler også med politiske kollegaer i baltikum som fortæller os

situationen er rigtig rigtig svær og rigtig hård for dem at leve

at det undrer mig at alternativet har taget den her position det er jo ikke

svaret fra udenrigsministeren i forhold til den her sag var jo at man risikerer at russerne følger op med yderligere oprustning og regeringen kan ikke udelukke at man så vil komme fra dansk side og lave endnu

en en oprustning vil alternativet også støtte det eller hvor vil man ligesom trække

at det er et våbenkapløb der fortsætter og fortsætter sidste ender i i konflikt vi mener det var nødvendigt at tage

de baltiske lande alvorligt og sige okay så sender vi to hundrede tropper over for at vise

den måde vi vurderede den her sag blev

og måske kan regeringspartierne også blive bedre til ikke at aflevere til en medspiller nede i eget forsvar i en presset situation så det vil vi da prøve at lytte til men det var nu ikke det jeg ville sige noget om det var at jeg

hørte ordføreren sige noget om bekæmpelse af bureaukrati og der har vi jo ellers haft et rigtig godt samarbejde med

lavet kronikker sammen

de samme ambitioner vi stadig væk har jeg ved at min min gode kollega fru josephine fock stadig væk arbejder meget med

kan gøre det i praksis altså hvordan kan vi i praksis både hjælpe staten men også kommunerne

at afbureaukratisere så det er skam noget vi stadig væk er rigtig rigtig optaget af men det var ikke med i min tale der er andre ting der heller ikke var med i min tale som jeg gerne havde haft med men det kan man

tidligere sagde at det jo kun styrker behovet for et stærkt

samarbejde men det styrker

grønne omstilling og

en rigtig investering henset til de kommende generationer og jeg er også sikker på at det er en klog investering med et højt afkast

det kræver jo at man er villig til at

til herre rasmus nordqvist egentlig bare hvis det er rigtigt som regeringen skriver i sin plan at det det råderum der er skabt er det der er nødvendigt

opretholde den velfærd vi kender kræver det så ikke også en villighed til at skaffe sig nye indtægter hvis vi skal investere i den grønne omstilling

for alvor skal tage hånd om udfordringen og fortsætte med at inspirere verden

kan lade sig gøre hvis man prioriterer og vi mener det er nødvendigt at se på hvordan

er flere om at tage de jobs der er vi mener vi går en tid i møde med automatisering

et udspil der handler om hvordan vi kan investere i seriøs

at vi så også diskuterede ud fra at det ikke altid kun handler om de gamle greb

der også er nye greb i at se på hvordan vi skruer op for ressourcebeskatningen

af udenlandsk arbejdskraft som vi jo er enige om vil være en god idé

med højere skatter så ender det altså med at enten skal man til

skære ned andre steder i velfærdssamfundet for på uddannelse eller sundhed for at få råd til den grønne omstilling

fordi nu er der altså brug for en kræftpakke mere eller

andet der trænger sig mere på og det er

vores store pensionsformuer ud at arbejde netop

så i den grad skal der jo hele tiden ses på hvordan vi skaber nye indtægter og derfor skal der også investeres i hvordan det er vi skaber fremtidens

også efterfølgende blev til virkelighed en irakkommission der skulle vurdere hvilke politikere havde været involveret hvor i processen

vi ønskede den samme undersøgelse i danmark

at alternativet var med til at lukke irakkommissionen

som jo i den grad skulle undersøge ulovligheder begået

når vi nu ikke kan få den kommission som vi ønsker og som jeg ved sf også ønsker og der gik vi så ind og

og det stod meget tydeligt i den aftale som alternativet

kommission når der kommer et andet flertal for der er behov for at få undersøgt hvad det var der foregik i forhold til den krig

vi står fuldstændig ved at vi gerne vil have en kommission

næstbedste ordning indtil vi igen

nyt flertal så jeg håber da også

at man trækker amerikanerne ud af parisaftalen hvilket

er de danske uenigheder på det grønne område små sammenlignet med

fremtidens klima og energipolitik

til at finansiere de her pejlemærker

for regeringen men men vi peger på hvor

også er villige til at finde finansiering

et sted hen skal man også finde pengene til at komme derhen og der er

vi har nu vi vil have et danmark der går i en seriøst bæredygtig retning vi vil have et danmark der arbejder imod den stigende ulighed der er nu

det er det vi går ind og snakker om det er den retning som vi ønsker for en anden regering end den vi har nu

valg på det er den vi arbejder for hver dag

jo op til vælgerne hvem det er de ønsker at støtte ønsker de at støtte nogle der i dag står og siger at

har to krav og det skal være x person eller ønsker de at støtte nogle som vil arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling hver dag

ud og finde det negative alternativet skulle være et såkaldt grønt parti ikke et parti der var med i rød blok ikke et parti der var med i blå blok men et helt nyt spændende parti som kunne stemme

det ene så det andet ud fra sin egne alternative politik så ser vi virkeligheden

og er sur

kritiserer og uddeler dumpekarakter til regeringen

dem man stemmer mest sammen med er enhedslisten og dem man stemmer mindst sammen med er dansk folkeparti i

to og halvfems procent af alle sager

alternativet sammen med enten enhedslisten eller sf

kun en og fyrre procent af alle sager stemmer man sammen med

men hvis den ligner en and hvis den svømmer som en and

enige når det kommer til udlændingepolitikken det tror jeg ikke man skal man skal læse langt ned

at finde ud af hvad arbejder vi så for vi arbejder selvfølgelig for vores politiske retning det er den vej vi vil gå og det er jo det vi står op for

det vi kæmper for hver dag jeg tror ikke på en politik

alternativet og jeg håber at vi kan komme lidt tættere på alternativets politik i

ved jo at alternativet holder rigtig meget af

ekstra afgifter på forskellige forbrugsvarer blandt andet på

er nogle der selvfølgelig slipper dyrere

slipper billigere fordi vi gerne vil hæve

jo alt sammen finde under tal til et bedre samfund som vi fremlagde sidste efterår og

vi vil bruge afgifter fordi vi gerne vil bruge

til at skabe en seriøs bæredygtig omstilling for danmark det tror vi

hvad det får af konsekvenser hvis det er sådan at det bliver billigere at hente varerne syd for grænsen

afgifter på usunde varer herhjemme

konsekvenser for de små købmænd og for den sags skyld også for arbejdspladserne i

være målet når vi kigger på konflikter og

hvilke planer ser alternativet for at man kan få gang i en afspændingsproces i stedet for at optrappe for jeg tror at to hundrede soldater vil blive svaret af to

soldater fra den anden side og så vil regeringen jo komme og sige

ind og siger hver gang vi er ude hvad enten det er her eller om det har været

at man bliver nødt til arbejde på flere niveauer man bliver også nødt til at arbejde med konfliktløsning

jo noget som vi gerne så man

nordisk og og natos

vi bruger konflikthåndtering og konfliktløsning

det koster at sende de to hundrede soldater derover det er det regeringen siger det koster så ville der være penge til samme niveau af konfliktløsning på københavns universitet de næste sytten år giver det ikke stof til eftertanke at vi måske kunne have bidraget meget meget mere ved at have investeret bare en lille smule mere vi investerer stort set ingenting i konflikt og fredsløsning i danmark i øjeblikket sytten år ville

i forskningskapacitet hvis vi brugte

jeg tror bare ikke at et nej til at sende tropperne derover ville gøre at jeg kunne have fået

forsvarsministeren eller udenrigsministeren med til at sende de penge til københavns

afgørende at vi får opskaleret hele arbejdet med

pso afgiften og logikken omkring pso

en konklusion der svarer til til det

lagde frem i problemformuleringen her er hypotesen

omkring pso afgiften at afskaffelse af

rigtig mange gange i talen

er gået til vindmøller og når man sætter en ekstra vindmølle op baseret på pso afgiften

betyder det at der bliver en kvote tilovers i det europæiske kvotesystem den kvote bliver så solgt til et andet land som så oser et andet sted derfor må det siges at være en meget alternativ logik og derfor til dumpekarakter

nogle jeg stoler på det er faktisk nogle der har faktuel viden som vi kan læne os op ad og som ved ved hvad det handler om så så det er den viden

ret sikker på at vi i danmark har

stramme miljølovgivninger

kan man gå hen at opnå lige det modsatte hvis man er fuldstændig ligeglad med hvor mange afgifter man

som faktisk er et godt princip om at dem der forurener

med til at betale for den omstilling vi alle sammen skal have er jeg ked af

er et flertal der har valgt at afskaffe noget som var en en finansieringskilde til omstilling til vedvarende energi og samtidig lagde det niveau som skal til for at der også sker en energieffektivisering og så videre ude

vi skal bare være fuldstændig enige om det politiske projekt vi vil og så må jeg bare sige at jeg synes at det

at vi koger dansk politik ned til at være to navne jeg synes simpelt hen det er synd at vi ikke kan anerkende at vi er ni politiske partier her i folketinget som har hver vores politiske manifest vi er gået til valg på og som vi vil gennemføre det må da være det interessante og ikke

om at

at alternativet vil sløjfe historie samfundsfag og naturfag og erstatte dem med klima og bæredygtighed medborgerskab kunst og kultur og erkendelse det forstår jeg ganske enkelt ikke jeg forstår ikke hvordan man tænker at

fysik geografi og biologi om end jeg mener at det er vigtigt med klima og bæredygtighed

ikke erstatte fysik geografi biologi og

om end jeg mener at medborgerskab er vigtigt

ikke se hvordan det skal erstatte historisk viden og samfundsfag så vil ordføreren ikke forklare hvordan man tænker at eleverne

medborgerskab stå i stedet for historie og samfundsfag hvordan skal det organiseres i fremtiden

miljø og bæredygtighed kunst og kultur og erkendelse samtidig med

vi ønsker at give mere tidssvarende og relevante

hvordan er det vi tænker de her fag på tværs så man sætter historie i spil med samfundsfag og det ikke bliver delt op for de læseplaner og læreplaner som man har lavet er jo desværre meget meget rigide den folkeskolereform man har lavet er meget firkantet det ønsker vi at bløde

der stod at den skaber en forbedring af dansk økonomi i de år hvor vi har de store underskud

jeg den tredje radikale leder der har forsøgt at overbevise venstre om at det var en dårlig idé med det boligskattestop men jeg er den første der kan stå her ved folketingets afslutningsdebat og sige tak til venstre til det konservative folkeparti til dansk folkeparti til liberal alliance til socialdemokraterne for at vi i fællesskab nu har afskaffet skattestoppet og vi har sort på hvidt

udhule boligskatterne det er godt fordi det giver os mulighed for i fremtiden at gøre mere af det som der er brug for

også interessant af en anden grund jeg kunne selvfølgelig

vil modstå fristelsen til at sige at det var

jeg lidt alene med lad nu det ligge for det er bag os men det er interessant

lige præcis boligskattestoppet har jo været noget man har talt om afgjorde valg noget man har talt om som virkelig var en varm kartoffel

så populært at tale om og folk valsede rundt og ville give hinanden hånden på at det var fredhelligt ikke

at lave en aftale om et fremtidigt boligskattesystem og et beskatningssystem hvor vi kommer ud af det uheldssvangre regime vi var i forbedrer den offentlige økonomi og jeg ser ikke at gaderne er fyldt med vrede boligejere ikke engang vrede konservative

står der derude og protesterer der er sådan set bare sket det at vi i fællesskab fordi

vi har stået sammen om at løfte en vigtig udfordring har løst et problem og det er da interessant for det er næsten magi at noget der har skilt vandene og afgjort valgkampe på den måde nu

have en konkret løsning som vi alle sammen kan være glade for og tilfredse med og som især dem der følger efter os når de store underskud venter derude

vil blive glade for derfor er mit første budskab til jer

gøre danmark større selvfølgelig kan vi gøre danmark stærkere grønnere og mere rummeligt hvis vi vil og hvis vi tør arbejde sammen i stedet for at kaste os ned i de blå eller røde skyttegrave

og for dem der kommer efter os selv

når man har fulgt spørgsmålene som vi har stillet fra radikal side i dag

uddannelse det afgørende svar på de store udfordringer som vi står over for der er masser af steder i det danske samfund hvor vi kan se

der er behov for at gøre mere end vi gør i dag lad os bare tage hele spørgsmålet om negativ social arv eller chancelighed jeg er enig med statsministeren der i sin tale i dag sagde at det er så afgørende at det ikke er

ens forældres sociale baggrund der afgør hvilke muligheder man har i livet men sådan er det

for høj grad i dag i verdens mest avancerede velfærdssamfund og der er nogle der siger og det tror jeg er rigtigt at de første tusind dage i et barns liv er de allervigtigste

vi sætter ekstra ressourcer af hvorfor sætter vi ikke flere dygtige pædagoger til at give de børn som har fået en svær start i livet de samme muligheder som vores egne børn som formentlig har været langt mere privilegeret vi kan alle sammen opleve at vores børn får udfordringer og vi har brug for at der er dygtige professionelle der kan hjælpe

tilfældet i dag og skal vi gøre noget ved det skal vi prioritere det det gælder også en folkeskole der skal give alle tillid til deres egne muligheder når vi går ind i en verden som er fyldt med forandring vi skal styrke de kompetencer som vi næsten har glemt med dem som i høj grad kommer til at præge fremtiden kreativiteten den kritiske sans skaberkraften samarbejdsevnen

i det danske uddannelsessystem og som mange iagttagere siger i høj grad kommer til at præge fremtiden det er noget af det vi skal styrke noget mere vi skal have alle unge med ikke mindst de udsatte unge men hjælper jo ikke noget hvis man med grønthøsterbesparelser fjerner uddannelsesinstitutionernes mulighed for at gøre noget ekstra med mentorer eller ekstra hjælp eller hvad det nu kan være støttepædagoger hvad det er i vores gymnasier vores hf og vores erhvervsskoler alt det ekstra man kan gøre for dem der har behov for det er det første der ryger når man bare bliver udsat

folketinget et loft over uddannelse vi er nødt til at droppe den her uddannelsesrindalisme der sniger sig ind alle vegne hvor man kaster vrag på det bedste i uddannelsessystemet og finansierer

tro på at det der har skabt et fantastisk danmark alle de gange vi har været udfordret både den første den anden og den tredje industrielle revolution og derfor også nu hvor det er den fjerde vi står over for

fremtiden former vi selv og uddannelse har altid givet bedre mulighed når vi har prioriteret det i forhold til de næste generationer men der er så meget vi vil

er så mange vi gerne vil det med her i folketinget men virkeligheden er

det er derfor vi åbent taler om en generationsgave hvor dem der kan bliver lidt længere på arbejdsmarkedet så vi kan investere

de muligheder vi giver til deres børn

hvad er alternativet ja det er en smålighedens politik det er at dem der har mindst skal betale med kontanthjælpsloft og integrationsydelse

når regeringen ikke har mulighed for at få flertal for de ting der for alvor kunne gøre en forskel det er den politik vi har set i praksis det er den vi kan forvente os mere af hvis ikke der indfinder sig en anden stemning på christiansborg derfor synes jeg at statsministeren er lidt i

det er lidt sådan at hvis nu jeg maler dækkene og brummer som en motor

nogen der opdager at vi er gået i stå

jo det der er tilfældet konklusionen her ved afslutningsdebatten er jo at vi er gået i stå at folketinget med boligskatteaftalen som undtagelse ikke har været i stand til at løse store problemer og tage hul på at forme fremtiden

og cabaret lige fortrængt af et andet show for en enkelt dags

det var nye aktører men det var stadig væk med sabelslugere og linedansere og manden med de to hoveder det hele

skal vi lade være eller skal vi gøre mere

det var formentlig en god fest og det er da vel undt at at dansk

selv har bragt til verden så de ikke kunne føre deres økonomiske politik men det man ikke fortalte

man forhindrer at de raske bliver længere på arbejdsmarkedet bliver det jo ikke muligt at gøre noget mere for dem der er nedslidte som vi gerne vil jeg modtager gerne kritik når vi er uenige

at tillægge os synspunkter vi ikke har vi har aldrig sagt at de nedslidte skulle blive længere på arbejdsmarkedet

så kunne vi gøre noget mere for vores børn og børnebørn så kunne vi gøre noget mere

været så meget ros til statsministeren men jeg synes alligevel der er en venstremand der skal have ros sådan en dag som i dag det er en der gerne vil gøre danmark større en med fremsyn og appetit på fremtiden

med udsyn og tro på internationalt samarbejde

særlig om den globale økonomi en mand der kom på kant med sin chef fordi han prioriterede det brede samarbejde jeg tænker selvfølgelig på venstres finansminister thorkil kristensen der fra nitten halvtreds til nitten tre og halvtreds under

han kom så på kant med den daværende statsminister fordi han sagde

med til at føre borgerlig blokpolitik nu skal der samarbejdes hen over midten det førte så til et kedeligt brud med venstre på et tidspunkt så galt går det forhåbentlig ikke men min opfordring til statsministeren er det med at sætte tæring efter næring er et godt princip

med at samarbejde bredt i stedet for at forpuppe sig i blokpolitik er et endnu bedre princip når man skal forme fremtiden og derfor er min opfordring altså i dag drop nu blokpolitikken lad være med at

inde med dansk folkeparti inviter os andre med befolkningen fortjener at vi skaber brede løsninger og vi samarbejder med dem der vil være med til at gøre danmark større

vi er danmarks uddannelsesparti danmarks internationale parti og danmarks grønne samvittighed og vil man komme bare lidt

det radikale venstres vegne fremsætte

til vedtagelse folketinget konstaterer at der er brug for højere ambitioner for et samfund med flere muligheder til alle det kræver at vi tør prioritere til fordel for vores børn unge og uddannelse det reformskabte råderum er med den demografiske udvikling kun tilstrækkeligt til at opretholde det nuværende velfærdsniveau folketinget opfordrer derfor regeringen til at indlede et ambitiøst og bredt samarbejde om langsigtede aftaler der kan sikre at planlagte besparelser på uddannelse og forskning erstattes af flere investeringer i bedre daginstitutioner skoler og uddannelser og mere viden og grøn omstilling frem for at målrette tiltagene så de rammer dem der i forvejen har mindst skal aftalerne gøre det lettere for virksomheder at rekruttere den manglende arbejdskraft fra udlandet styrke integrationen af udlændinge og sikre sammenhæng mellem den stigende levealder og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet således at fattigdommen kan reduceres og flere kan forsørge

var århundredets landvinding for det radikale venstre

det var helt fantastisk og så endte ordførertalen med at alt var gået i stå og det var så forfærdeligt det hele der skete jo ikke noget og nu var det hele færdigt

have tænkt lidt over da han forberedte talen

vi jo fået klarlagt i dagens debat at enhedslisten og alternativet i realiteten ikke har nogen krav

formand som statsministerkandidat det radikale venstre har haft annoncer om

med tanken om igen at ville stille skrappe politiske krav for at ville pege på en socialdemokratisk formand som statsminister holder det stadig væk

helt umulige ud da stemmerne var talt op fordi ingen ville røre det med en ildtang nu er løst i mindelighed i en bred kreds af partier og jeg bruger det som en advarsel til at man nu genopdager nullerne s blokpolitik som bragte os i et uføre dengang

krisen ramte os fordi man ikke var i stand til at føre en økonomisk politik der var bredt forankret før vi kom til krisen og det er en opfordring til

bredt samarbejde men det gør jeg og det tror jeg på tjener danmark bedst

mette frederiksen fordi vi ønsker en ny regering i danmark vi er i

skal føres en politik der trækker danmark i en anden retning

på de punkter jeg har peget på her et spørgsmål om det vi kalder at gøre danmark større altså stærkere grønnere og præget af

afgørende indflydelse på udlændingepolitikken

stramninger gør at der kommer færre til danmark og lempelser gør at der kommer

derfor er det jo lidt interessant for et parti som dansk

morten østergaard til at konkretisere hvad er det for nogle lempelser på udlændingeområdet der vil være afgørende for det radikale venstre at stille som betingelse til

områder også på udlændingepolitikken jeg har aldrig på noget tidspunkt foregøglet mig selv eller andre at det så betyder at vi kan diktere udlændingepolitikken det gjorde vi bestemt heller ikke da vi sad i regering sidst men indflydelse på den skal vi have

er jo masser der peger på at der er behov for en ny

og bedre udlændingepolitik i danmark er vi bedre rustet til den næste flygtningekrise i danmark det mener jeg ikke og den kan jo komme

thulesen dahl repræsenterer jo den dyreste integrationspolitik af alle nemlig den hvor man lader være altså hvor folk ikke

lov at forsørge sig selv der er masser man kan tage fat på integrationsydelsen og så videre men men det er altså ikke sådan at vi har

eller to eller tre ultimative krav som jeg vil liste op

hvis herre morten østergaard ønsker at fortsætte ad et reformspor

morten østergaard så at det er fru mette frederiksen der er den

sent i aften er enig med mig i det er at regeringen er kørt fast altså det

lidt paradoksalt at man lægger det største redskab man havde på hylden men fastholder målsætningerne og så hævder man

ambitiøs helt ærligt er det i hvert fald ikke

at vi får brug for at gøre mere end det vi gør i dag og det er derfor vi har brug for en anden regering

sat skakmat og det er man jo ikke af socialdemokratiet det er man af det parti der har bragt en til magten og det det

jeg foretrækker kristian jensens politiske projekt frem for socialdemokratiets politiske projekt citat slut

indflydelse på den førte politik

giver det ikke herre morten østergaard en refleksion over hvor er det egentlig pilen burde pege hen for radikale venstre når man siger at man foretrækker venstrepolitik frem for socialdemokratisk politik

den regering jeg var en del af hvor vi for første gang i femten år tror jeg lavede et finanslovsforlig hen over midten

når vi igen

vil vi selvfølgelig præge tingene i vores retning og oplever vi

det er den konsekvens jeg savner helt hos den regering vi har nu og det derfor vi blev så glade da finansministeren kom til

nemlig ønsket om noget andet i stedet for at lade de negative historier dominere så

hul på fremtiden i stedet for det sortsyn med grænsekontrol og alt muligt andet i forhold til omverdenen

omkring det og ser hvad det er for en politik som kristian jensen står for sammen

netop de voldsomme nedskæringer på uddannelse og forskning som de radikale har hamret mod hernede det er en skadelig uambitiøs politik på det grønne område som allerede har kostet danmark dyrt i forhold til vores førerposition på det grønne område det er også en udlændingepolitik som jo i hvert fald ikke ligger til venstre for den som en socialdemokratisk regering kan

er det sådan at de radikale ser en mulighed for at pege på en statsminister fra højrefløjen efter det

modstander som man synes har sagt noget rigtigt nemlig det som finansministeren sagde

de negative historier dominere at vi ikke skal have den tilgang til verden som herre pelle dragsted

synes jeg repræsenterer nemlig at globaliseringen er noget vi må

beskytte os imod frem for at samarbejde internationalt om at få det bedste

gribe ind over for at regulere hvilket tøj folk har på

og badeforhæng og alle de her ting og det er jo en vigtig skillelinje jeg tror at en skillelinje der er langt bredere end radikale venstre og i høj grad en skillelinje som slet ikke er kendetegnet

folketinget tag nu udenlandsk arbejdskraft

om at gøre det sværere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft det bliver der altså færre ressourcer til

uddannelse af og det er derfor jeg siger at

på tide at bryde op i de der valgte skillelinjer og det

har jo sagt meget klart fra enhedslistens side

det er klar varebetegnelse og

er mange svære ting i den parlamentariske situation vi står i det var jo egentlig bare om man kunne få et fuldstændig klart svar på om

tage dansk folkeparti i hånden formentlig og hoppe over og sikre at der bliver

arbejdskraft og det gælder vel strengt taget også på den økonomiske politik

det er jo et udtryk for at skillelinjerne

er i langt højere grad det åbne over for det lukkede samfund over for dem der vil forme fremtiden eller bare holde fast ved fortiden og der må man jo gøre op med sig selv hvor man vil befinde sig det jeg siger

vi peger på fru mette frederiksen fordi vi ønsker en anden regering i danmark men det afgørende er

statsminister efter næste valg jeg spørger fordi ledende socialdemokrater har sagt at hvis man fortsætter med at lave arbejdsudbudsreformer

det udtryk for at man er stakkelhader og den type retorik det mener vi jo ikke det er vi mener

set det er forudsætningen for et fortsat rigt og velstående samfund at man

radikale venstres indfaldsvinkel til det at lave reformer det er ikke reformer for reformernes skyld men det er nødvendigt hvis vi fortsat skal være et rigt samfund men fru mette frederiksen ønsker ikke reformer

er det et krav

radikale venstres side at der skal laves flere reformer herunder arbejdsudbudsreformer

radikale venstre skal pege på fru mette

liberal alliance er kommet igennem med i regeringen og

det eneste offentlig område hvor man ligesom rigtig gennemfører sin politi så vil vi gerne investere det kræver at vi får noget at investere med og det kræver derfor at man laver

set enig i den palet der er lagt op det kan man gøre med tilbagetrækning det kan man gøre med at få flere

til at forsørge sig selv og det kan man gøre med at få mere udenlandsk arbejdskraft men hvis vi skal diskutere på den måde herre joachim b olsen

kunne jeg lige så godt sige at et krav fra liberal alliance for at fortsætte i regeringen

at finde ud af noget at samarbejde om som går på tværs som rent faktisk bliver til noget i stedet for at udføre en rituel stammedans om hvad der skal foregå efter et valg der ikke

radikale venstres side at skal man pege på fru mette frederiksen

skal der gennemføres reformer

at der blev gennemført reformer og jeg tror at det har meget med radikale venstre at gøre men vælgerne har vel krav på at

en mild underdrivelse at kalde det et dårligt forhold internt

det jeg jeg siger til herre joachim b olsen er at jeg synes der er behov for

låse sig inde med sit parlamentariske grundlag

det var lige præcis det der gjorde at vi fik en reformdagsordenen der har varig over tid ellers

derfor er det faktisk liberal alliances ansvar og opgave at sikre at man nu ikke

men at vi får nogle brede aftaler i det her folketing

fører til status quo jeg vil gerne investere i den grønne omstilling det er en grundlæggende del både af vores politik og af vores økonomiske planer men det var derfor jeg rakte ud til alternativet og

er vi så ikke også enige om at medmindre vi også skal gå i gang med

finansiere den slags med besparelser på uddannelser

spørge dem i det danske samfund der kan om de er villige til at bidrage så vi fortsat kan gå forrest i den grønne omstilling det er vi ikke bange for at bede nogen om at og jeg vil håbe at alternativet

jo altså svært at

jo derfor vi siger at det er en del af vores

vores økonomiske politik også at investere i den grønne omstilling men heldigvis kan man sige er jo et af de eksempler

endda også tror jeg en realistisk chance for at finansiere den hvis villigheden i oppositionen

i forhold til hvad man egentlig vil og at baggrunden er regeringens to

radikale venstre er villig til at gå for at være en del af et eventuelt vækstudspil fra

hvis regeringen nu laver besparelser i i suen for at finansiere skattelettelser kan radikale venstre så se sig

vi aner jo ikke hvad det nye udspil er vi kan se at det er større end det gamle men

og den rigtige rækkefølge er altså at vi skal føre en økonomisk politik der gør det muligt at investere i de ting som kan forme danmarks fremtid derfor kræver det altså at vi ikke suger penge ud af uddannelsessystemet for at bruge dem

på noget andet og det er jo det der er udfordringen vi vil gerne være med til at sænke skatten på arbejde

en ændring af af suen for at

har mindst i forvejen uanset grund af kontanthjælpsloft eller hvad det er eller hos de studerende for at lave skattelettelser

at han under ingen omstændigheder vil

topmøde som blev holdt i wales i to tusind og fjorten altså under den tidligere sr regering

traditionelt har været lidt svært at få landene til at bidrage til er jo når

skal skabe stabilisering de steder hvor slaget er vundet men freden endnu ikke er det

foreslået en humanitær indsatsstyrke et af de områder der kræver en kraftig

cyberområdet hvor vi udsættes

at se en fornuftig anvendelse af flere ressourcer i et forsvarsforlig men vi gør det altså ikke for

donald trumps skyld og jeg tror heller ikke på at

have flere værnepligtige er noget der holder ruslands præsident vågen om natten jeg tror han er mere optaget af

er at hvis det skal være en statistisk øvelse for at man kan møde op til nato topmødet og sige at nu er der sket noget bestemt så må jeg sige at

jeg vil blive overrasket hvis det viser sig at regeringen planlægger at vi skal bruge to procent af bnp

i gennemsnit reducerer en stramning antallet af asylansøgere med cirka seks

ligesom en lempelse øger antallet i samme størrelsesorden det som jeg godt kunne tænke mig at spørge herre morten østergaard

den lempelsespolitik som

morten østergaard mente at det var fem og fyrre lempelser man havde tvunget igennem

selv tælle sammen hvad det ville betyde for vores udlændingepolitik hvis det var at de radikale fastholdt det krav

eneste gang uanset hvad indholdet af den førte politik

der også stod klart var at forudsætningen for at man kunne stille det an på den måde som herre peter skaarup gør er at ingen andre lande gør det samme

siger sig selv at hvis alle laver en stramning

og det er jo det der er konklusionen set fra vores synspunkt vi ønsker en helt anderledes kontant europæisk asylpolitik hvor vi behandler sagerne dér hvor folk krydser grænsen og til gengæld fordeler opgaven med at integrere dem der er asylberettigede

det er der jeg siger at man godt

det består endnu jeg ved ikke om det er det der gør

at vi har fået mange flygtninge jeg tror måske snarere det handler om den humanitære katastrofe i syrien

vi jo også erkende at i den periode hvor de radikale var en del af regeringen førte danmark en meget lempelig udlændingepolitik fordi man netop lempede på en række områder samtidig med at en række andre lande

vi ellers ikke ville have fået og det er jo sådan set konklusionen i i rockwool fondens undersøgelse det er

gøre og det synes jeg ikke jeg fik svar på hvad vil de radikale gøre vil man fortsat kræve lempelser

var ude over det der fordi den logik som man lægger frem at vi skal stramme

at holde folk væk kun virker hvis andre lande ikke gør

devaluerer man bare forholdene indtil man

eller andet tidspunkt finder ud af at arbejde sammen men jeg vil gerne sige at vi synes der er masser at gøre i udlændingepolitikken der kunne give håb om at vi fik nogle bedre resultater og ja vi synes det er småligt at vi ikke tager kvoteflygtninge

finansministeren

kendt for at sætte tæring efter næring og det er jo et godt

set også det vi har forsøgt at forfølge i dag

at nogle af de synspunkter som

jeg da gerne gentage at jeg tror det er meget rigtigt når man siger at hvis man lader de negative historier apropos spørgerækken her fra

så skader det danmark både i nutiden og i fremtiden at

er nogle vi skal regulere os til i folketinget også når det handler om hvordan

hvis man tror at det at lukke os og isolere os fra omverdenen er det der gør os til vinder i globaliseringen så tager man fejl og det er vi enige

det er rimeligt nok at sige og være ærlige om at når man har ambitioner om mere vil mere på uddannelsesområdet

de steder hvor regeringen jo er kommet til kort og har måttet skære ned og det gælder også den grønne omstilling som

fru josephine fock spurgte til ja så kræver det også at man er villig til at sætte tæring efter næring det var derfor jeg brugte billedet med thorkil livrem og det er jo en uenighed vi konstaterer at vi har

indflydelse på alle områder

en regering herre morten østergaard sagde også at radikale

der er krav blandt

skal hæves og at asylstramningerne skal lempes

at radikale vil trække stikket og sige farvel og tak til fru

man ligesom kan forstå på det herre morten østergaard

bragt en til magten og at man skal føre politik

at vores ambitioner er væsentlig større end det vi kan udrette med det råderum der er skabt det er kun nok til at vedligeholde velfærden som vi kender den hvis man vil mere

lov til at gå tidligere på pension hvis man vil mere for de børn som har fået en svær start

på livet og hvis man vil investere i den næste generation så de kan skabe nye jobs der hvor de gamle givetvis forsvinder så skal man have noget

gøre det med det er det der er vores krav en økonomisk politik der giver den mulighed men jeg kan

herre bent bøgsted hvilke områder af regeringens politik er dansk

trækker radikale stikket

vi ikke er ansvarligt det man bør gøre når en regering dannes

og kan man ikke bakke op om den retning skal

jo det svigt der er så massivt

hvis ikke han er tilfreds kan han bare forhindre den i at føre sin politik og det er et problem i det folketing

jeg synes det er dybt uansvarligt jeg synes man har en forpligtelse

i sin egenskab af finansminister fremlagt regeringens

fra at jeg ikke tror at den helt indfrier de radikales ønske om en yderligere forhøjelse af pensionsalderen sådan i hvert fald håndfast

betyder den jo også man kan næsten sige med usvigelig sikkerhed at

integrationsydelsen sættes ned med med to

dansktillæg de her forslag er jo tydeligvis tydeligvis indrettet

med om bord og det indfrier vel ikke ambitionen om det brede samarbejde som jeg har forstået er

at rode rundt i udlændingelovgivningen for at finde et eller andet

man kan gøre for at stille dansk folkeparti

tilfreds uanset om vi nu forstår at det er

folk med kroniske sygdomme eller invalide på førtidspension eller integrationsydelse eller noget andet det er lige præcis det vi siger det er da en forpligtelse selv om man er i opposition

hyllested jo også at

vi synes det handler om at få brudt op på de der ting vi har jo set at

og enhedslisten godt kan finde sammen om nogle ting for eksempel

gøre det sværere at få udenlandsk arbejdskraft vi vil så bare foretrække at det man finder sammen om er noget der bringer danmark fremad og

det faktisk er noget der kan være med til at give grundlag for at vi kan investere i de ting vi gerne vil sammen grøn omstilling uddannelse

dansk folkeparti så det er ikke en rimelig beskyldning og man kan spørge

at få forhøjet den der pensionsalder når man nu rent faktisk modsiges af en hel stribe af økonomer dækkende hele det politiske spektrum lige fra cepos til arbejderbevægelsens

den der hængekøjeproblematik i virkeligheden er næsten ikkeeksisterende hvorfor holder man så så hårdt fast i at folk skal knokle noget mere

til at prioritere vi synes heller ikke det er godt nok at folk der er

skal tvinges til at være på arbejdsmarkedet når de har mistet deres arbejdsevne men alle de her ting fra de små børn til de nedslidte ældre kan vi jo ikke gøre noget ved så længe vi kun har råd til at vedligeholde velfærden som vi kender den og det er derfor vi er villige til at sige til dem der kan

laveste fællesnævner og fundet ud af det og når jeg kigger på det

vedtagelse som er kommet fra regeringspartierne og dansk folkeparti så er det vel omtrent det samme man der har fundet ud af i hvert fald er man blevet enig om at man vil vedtage at det går meget godt i danmark og herregud

for de unge under uddannelse eller for vores klima så

sige

drastisk i suen heldigvis

til om liberal alliance og det konservative folkeparti er uden for

i folketinget for regeringens politik

folketinget ønskede jo ikke at ændre pensionsalderen

kamp mod de kystnære møller regeringen strittede ellers imod

penge i at give bud lad

liberale regeringsgrundlag fortsætter

at et lige så massivt flertal i folketinget

afvise regeringens planer om store skatterabatter i toppen

en liberal regering så overhovedet

i en uddannelse for en beskeden

og skulle det egentlig være særlig liberalt

langt færre muligheder i fremtiden er det liberalt

hvis man skal tro det

finanslov efter valget

præget af systematiske nedskæringer på både udviklingsbistanden og hele det grønne område

jo kulsort mangel på realisme

helt afgørende at danmark er foran

en god andel af fremtidens grønne arbejdspladser

der vil betyde at danmark igen kommer

grønne jobskabelse jeg forstår at energi forsynings og klimaministeren

og resten af regeringen

computere og medicinskabe

reelt færre hænder

svække det

en gåtur og knap

værdigt ud som det er i dag

og i vores daginstitutioner det betyder forringet velfærd hvilket

vores miljø og klima men det bliver altså også vigtigt at de

som skaber massevis af frustration og stress uden at gavne borgeren

i

herunder modtagelseslejrene i nordafrika kombineret med langt større støtte fra europa

rigdom forpligter sig til at tage kvoteflygtninge

var i opløsning

sige at det er både historieløst og naivt

med en indsats social dumping

en indsats mod skatteunddragelse og fælles arbejde for en grøn omstilling som både gavner miljøet og skaber arbejdspladser

usa ud af klimaaftalen

lige her

sig de grønne fjer så ved vi jo godt

nye erhvervsmuligheder i danmark det har vi set med vedvarende energi og vores massive investering i vind efter oliekrisen i nitten halvfjerdserne skabte både forsyningssikkerhed og massevis af jobs bare tal med vestjyderne om

mindske uligheden det kan man jo så

men nuvel jeg skal bare høre er det vigtigere at mindske uligheden end at folk har et arbejde

også på hvordan folk har muligheder for

og to hundrede og fem og tyve timersreglen eller integrationsydelsen har gjort det

familier at sikre sig en fremtid og

en dejlig ting for for de pågældende mennesker og det lagde jeg også vægt på i min ordførertale så når nu de her værktøjer lader til at virke og få folk i arbejde hvorfor så det her fokus på ulighed hvad enten det er ginikoefficienten

er eller hvad det er hvorfor ikke det her fokus på faktisk at hjælpe mennesker til det største man kan få

hvis ordføreren

familier hvor den ene forælder er syg

kontanthjælp over i arbejde for det kan man ikke når man er syg

det er der må man sige også et meget stort behov for så tak for det der er dog et område der bekymrer mig

blandt andet er blevet kritiseret af et af de danske medlemmer af fns klimapanel som siger at nordsøaftalen er

med en politik om at man vil begrænse en global temperaturstigning

vi ved at firs procent af de kendte lagre af fossile brændsler skal blive nede i jorden

aldrig nogen sinde hentes op hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at nå to gradersmålet og det vil jo kræve at alle lande der har fossile brændsler lader nogle af dem blive så mit spørgsmål til sf skal være mener

ansvar i forhold til to gradersmålet og lade en stor del af vores fossile brændsler

taler vi om en eksisterende boring

og hvor man har renoveret platformen det betyder at vi så fortsat kan hive noget olie op fra undergrunden og man kunne jo sige at eftersom danmark nærmest kun har olie fra tyrafeltet

nødt til sige at den måde vi producerer olie og gas på i danmark

tyrafeltet mere mening samtidig betyder det jo skatteindtægter som vi kan bruge til andet

som land som nation som danmark som et af verdens rigeste lande har et helt særligt ansvar for også at træffe nogle af de svære beslutninger som vi ved at vejen mod en verden der ikke ødelægger kloden er brolagt med

igen helt principielt hvis sf mener at danmark også skal tage et ansvar og lade nogle af de fossile brændsler blive i undergrunden var nordsøaftalen så en fejl eller hvor er det vi skal stoppe i forhold til at sende det klare signal

havde nået målet mere end rigeligt med de fyrre procent i

danmark

der hidtil har været eksisterende

have en mere klimavenlig måde end vi vil se i andre lande og samtidig genererer det

seks og tyve milliard kroner i skatteindtægter

kroner til de ældre otte hundrede million kroner til øget udviklingsbistand penge til seniorførtidspensioner og to hundrede og halvtreds million kroner til ekstra tandpleje bare for at nævne noget af det

og at de rigeste arvinger ikke behøver at få en ekstra slat med i posen

fru may britt kattrup sikkert vil have noteret sig

fru pia olsen dyhr lige har sagt at den borgerlige regering har

vækst

heller ingen velstand og hvordan vil fru pia olsen dyhr så få råd til de her initiativer

at liberal alliance har den tilgang til

men og igen være kontanthjælpsmodtagerne

som gjorde at vi havde en finansiering af omstilling til vedvarende

kunne jeg ikke få en forklaring på hvordan man

af at de kystnære møller kunne blive til virkelighed nu deltog jeg i forhandlingerne og ved hvilke armlægninger det krævede og

stærkere er vi men desværre oplever jeg jo igen og igen at hverken alternativet eller enhedslisten er med

til at betyde en en øgning i

er det godt nok at sidde med til en forhandling hvis

havde sådan set ikke ønsket at afskaffe psoen og det at regeringen påstod at eu

at være med da vi lagde det over på finansloven var

det har en bedre social profil

i danmark til gengæld skal vi så indhente de klimaudfordringer vi står

af det vi sidder og forhandler lige nu over i ministeriet og som sagt

det råderum er der jo kun i kraft af nogle af de beslutninger vi tog da vi sad i regering sammen og for en væsentlig dels vedkommende

er det ikke korrekt at hvis ikke

fremsat de forslag med henvisning til råderummet i

hundrede og halvfjerds kroner mere om måneden for netop at være med til at finansiere noget af vores fælles velfærd det er blandt andet på børneområdet vi forestiller os det

forslaget om en skat på finansielle transaktioner

spekulationen samtidig med at man også får en finansiering ind i kassen

samtidig vil det betyde

at det råderum der er i forhold til den demografiske udvikling vi kigger på kun er nok til at sørge for den velfærd vi har i dag hvis man ønsker mere i daginstitutionerne flere pædagoger

vi jo er enige om og bedre tandpleje til de unge og andre positive ting så skal man skaffe sig nye indtægter eller skære ned på

som ramte rigtig mange mennesker i danmark der var nedslidte

med hvor mange midler der egentlig er i råderummet

mulighed for at øge

og hvad normeringen var da sf gik ud af regeringen igen

i fremtiden hvis de igen skulle ind i en regering eller støtte en regering ville man så kræve en

få ét tal

ministeren sidder med lige nu og at det meget snart skulle blive offentliggjort

at ministeren ikke har nogen tal samtidig med at ordføreren siger at der er tal børneområdet

så

specifik strategi man har lavet altså sådan en rollefordeling mellem sfs formand og og så det nye fænomen herre jacob mark

han brokker sig over alt det som man gjorde i sidste periode og som man ikke var med til og så kan fru pia olsen dyhr officielt stå

at man netop ville gøre det nemmere for lægestuderende samtidig også at kunne tage de såkaldte fadl vagter

i mål det kan vi kun glæde os over i fællesskab

den bliver offentliggjort derudover er

at venstre og sf lige præcis her

er interesserede i at gøre noget for de studerende der skal

fordi det er det vi lever af

er også at bundskatten blev hævet og at man forringede den grønne check og

jo var en en afgiftslettelse til virksomhederne så jeg har stadig væk meget svært ved at se

ikke uddybe det med at

de ting som vi forhandlede ud undervejs i pso forhandlingerne jeg må sige at

set heller ikke afskaffet psoen så

netop at fastholde udbygningen af vedvarende energi i danmark at vi skulle have de kystnære møller at det fortsat ville være muligt at konvertere el til varme i danmark at vi ville have mulighed for at sætte penge af til en klimapulje og det var

det radikale venstre dem vil jeg gerne give en del af æren

i og med at der er den klimaforringelse og i og med at

alternativet bakker op om og vi skulle jo finde finansieringen til dem

for de opstår jo af det blå penge er ikke noget man plukker fra træer og derfor skal vi jo argumentere

vi har i fællesskab alle fem partier i centrum venstre

så vi netop kan lave den grønne udbygning hvis vi ikke kan forestille os det

vi mener det er vigtigt at etablere et stærkt samarbejde mellem

sf alternativet og enhedslisten som

fru pia olsen dyhr skulle forklare forskellen på enhedslisten og sf og her fik sagt at

aldrig indgår politiske aftaler medmindre

alt hvad vi peger på noget i den stil det

mig lidt over for vi lavede sådan set tre finanslove med den daværende

energiforlig togfonden medieforlig og sådan kunne jeg vist blive ved og for et par uger siden lavede vi i

den forskel måske ikke er helt på den måde

i den grad også får brug for hinanden ved et eventuelt regeringsskifte blandt andet ved afskaffelse af kontanthjælpsloftet afskaffelse af uddannelsesloftet

historisk stærkt hvis man ser på de partier

definere som som røde og grønne altså sf alternativet

er ordføreren enig i at det er en interessant udvikling som

drage nytte af til at trække danmark i en mere grøn og solidarisk

enhedslisten også vil gøre alt for det men i mellemtiden vil jeg

så også gå ind i andre aftaler for at præge dem i en rød og grøn retning der sidder sf med

i flere aftaler blandt andet gymnasiereformen hvor vi jo kæmpede for at karaktergennemsnittet fortsat var

enhedslisten ikke var med

nok indimellem forskellige men det skal ikke hindre os i at samarbejde på de områder hvor vi

det med at sf har planer om at ville rulle kontanthjælpsloftet

når vi nu ser på hvor mange mennesker der reelt er kommet ud af kontanthjælpssystemet ved at

indført kontanthjælpsloftet så kan jeg simpelt hen ikke forstå hvad der er årsagen til at sf stadig væk fastholder at det er noget af det som man vil

er kommet ud af kontanthjælpssystemet netop ved at vi har indført

kontanthjælp i dag er syge og derfor ikke

et mindre rådighedsbeløb og det er faktisk ganske drastisk hvis man ser på

hvor man skal vælge mellem at købe medicin

som sfs ordfører netop nu omtaler reelt er ved at sikre at deres forældre kommer i job

uddannelse og skal opkvalificeres så lad os i fællesskab sætte nogle ressourcer af til det udfordringen kan også være at de er syge og

at der kom sociale klausuler ind som betød at

kom i arbejde fordi vi havde en meget meget håndholdt indsats som jo betød at folk nærmest blev vækket om morgenen og

dem

regnet ud til sammenligning

som tager et arbejde

mindstelønnen aftalt af arbejdsmarkedets parter cirka tre tusind kroner mere til sig selv det er det der er forskellen der må man bare

pia olsen dyhr hvorfor hun ikke mener

noget ud af at arbejde når man arbejder til en løn som fagbevægelsen har sagt

er i beskæftigelse end hvis man var arbejdsløs så der er også den værdi i det men når det er sagt

forkert man har godt enogtyvetusind

mindstelønnen godkendt af den danske fagbevægelse selvfølgelig

at fagbevægelsen forhandler om højere løn når der er forhandlinger

noget i den her sammenhæng det er vist de færreste der vil arbejde uden at få noget økonomisk

og til medicin

af udgiften for mange kontanthjælpsmodtagere der er syge

betale medicinregningen og jeg må sige at jeg synes det

og at se ned på de her mennesker der ikke kan komme i arbejde fordi de er syge så at skulle udpine dem lidt ekstra ved at indføre et loft det synes jeg faktisk er ganske uklædeligt vi burde kunne behandle mennesker mere værdigt

politiske aftaler hvor vi giver hinanden vores ord og vi omsætter ikke mindst ord til

hundrede og en år lange historie for

som min konservative partifælle per stig møller har udtrykt det

regering det gjorde det konservative folkeparti

en aftale om fremtidens boligskat men

det lyder ikke helt tosset

sikret vi har aflyst planlagte

skrev benny andersen også

i to tusind og seksten

for rockere og bandemedlemmer at blive prøveløsladt

på offentligt tilgængelige steder

opholdsforbud så hvis du har

kongerige i helt op til ti år

vil være

brian mikkelsen har med sine vanlige

nye private arbejdspladser viser de nyeste tal offentliggjort

forsigtig med at tage afdøde personer til indtægt for synspunkter

en duft en drøm en blegnen i det blå

svigtet som samfund

vigtig prioritet i det udspil vores konservative socialminister præsenterede for nogle uger siden

uden for arbejdsmarkedet

udsat er den danske natur

urørt skov og biodiversitetsskov i danmark

til flere naturgenopretningsprojekter

på landbrugsuddannelserne

som efter vores mening skal være for folket frem for fagfolket

skønneste danmark har at byde på så den får lokket

så bliver man også nemmere beskytter af naturen jeg er enig med

herman bang der siger det så simpelt natur jeg elsker dig

til de baltiske lande og polen som en del af nato styrken en direkte konsekvens af den russiske oprustning

substantielle løft af det danske

bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret

og vi skal sikre

så vi med ro i maven kan citere hc andersen når han siger

vores regeringskollegaer i venstre og liberal alliance

og kontrol med den danske grænse

samarbejdet til socialdemokratiet om en ny

når vores allierede har bedt om hjælp

om at afskaffe blasfemiparagraffen

salen igen i oktober

fokusere på de mange ord som

at man styrer med forsigtighed man skal være god til at lave kompromis og ikke styre med flertalstyranni vi ser frem til et fortsat tæt og godt samarbejde i det nye folketingsår tak for ordet

hvis topskatteprocenten ikke sænkes

konservative så haft indflydelse på

aftryk og ønsker vi ikke nogen topskat

topskatten ikke men

i

forandringer det tror jeg ligesom er konservatismens grundelement og

ubekymret kan stå bag en

og fem og tyve plan som lægger op til

i mange mange år ikke afsætter de midler som er nødvendige bare for

at følge med den almindelige demografiske udvikling der kommer til at mangle milliarder af kroner hvert år hvis vi skal sikre at den enkelte ældre

at børnene nede i børnehaven har det samme antal voksne er det ikke i strid med sådan en sund fornuft konservatisme at man kaster sig ud i de her

de mest udsatte borgere i vores samfund

kontanthjælp og alt mulig andet

og udvikle vores gode velfærdssamfund

at give skatterabatter i stedet for ovenikøbet til dem

til danskerne men det giver sig selv at skal vi

et solidt velfærdssamfund så kræver det

i forhold til at nå et fossilfrit samfund

til vedvarende energi så ville vi nå tres procent i

i mål med den

den tyske førertrøje på det grønne område og

et pålæg fra eu for de ikkekvotebelagte sektorer

ret tryg ved de målsætninger vi har at de tilsammen sikrer at vi bevæger os i den rigtige retning

klimaaftalen fra paris om ikke at få temperaturstigninger på over to grader og helst ikke

boligskatteaftalen er det jo interessant fordi det er det år hvor boligskatterne igen

og det vil jeg bare kvittere for jeg tror det

kom væk fra tanken om løbende at udhule boligskatterne at der skulle være markant færre indtægter fra boligskatterne

i den tid der venter de her mennesker der blev født i det konservative folkepartis hundredår

tusind tak for at man kom tilbage på den ansvarlige økonomiske sti og bruger pengene der hvor der er mest brug for

udviklinger vi har set i grundskylden har været uforudsigeligheden at de enkelte boligejere

var det vi gik til valg på og vist ikke helt det de konservative gik til valg på men det skal ikke skille os

besparelser på al uddannelse i danmark indtil år to tusind og tyve

og fem og tyve og jeg skal bare høre er det det konservative folkepartis opfattelse at de her børn på vej mod deres attende år op igennem

skal mødes af et uddannelsessystem der i

fire og tredive har vi et godt uddannelsessystem ligesom vi også har

som favner unge mennesker og som giver en kvalitetsuddannelse der giver de bedste forudsætninger for det videre liv og selvfølgelig skal vi hele tiden revurdere om vi gør det på den bedste måde og

den ordentlighed kan jeg godt lide når det så er sagt

andelen af vedvarende energi og eftersom det ikke var længe siden at

blevet offentliggjort tal der viste at ifølge prognoserne allerede ville nå vores målsætning for

vi det var en fornuftig handel at lave så at sige det afgørende for os er det resultat

ambitionerne men så må vi jo finde et sted hvor vi

konservatives mærkesag på boligområdet

at lave forpligtet sig til den her mission innovation

og det er da klart at det er noget vi fra konservativ side

synes er rigtig godt og bakker op om

herre jens joel jo væbne sig med tålmodighed

man skal have

af det parti som skal udgøre flertallet for at lave en aftale om det her

her og fremlægge regeringens udspil naturligvis

kop te i forhold til en afskaffelse eller en reduktion for den sags skyld og selvfølgelig lytter man til de forskellige meldinger der kommer

regeringen jeg repræsenterer det konservative folkeparti

kan sige fuldstændig klart og ærligt at vi ønsker at topskatten bliver afskaffet

skal beskatte folk ekstra hårdt

indflydelse internt i regeringen det gør alle tre partier det er meget naturligt der er mange

til skatten vi kan se på skatten i bunden vi kan se på skatten i toppen vi kan se på grænsen for hvornår man betaler topskat er mange forskellige modeller til hvordan vi løser det

omsorg for alle men det får vi vel næppe hvis vi bruger hele det økonomiske råderum på topskattelettelser for de allerbedst lønnede danskere frem for at investere eksempelvis i uddannelse og

af vores ufaglærte nu siger ordføreren at

ikke repræsenterer regeringen men hvordan forholder ordføreren sig så

konservative folkeparti til disse

på nogen måde til at ske vi har afsat en pulje hvor skat indgår som ét element af flere elementer og præcis hvor meget det vil lægge beslag på vil man jo se når vi fremlægger

en samlet plan men

en sund udvikling i vores velfærdssamfund

ikke indeholder den fastfrysning af grundskylden som de konservative ønskede kan ordføreren da uddybe om de konservative vil lægge ekstra pres på regeringen for at gennemføre topskattelettelser og hvis ja kan ordføreren så sige noget om hvornår regeringen senest skal have gennemført de her topskattelettelser for at de

som den tidligere regering fremlagde i tolv hvor man

afsatte ni milliard kroner

er væsentlig mere ambitiøst end det

vækstudspil eller erhvervsudspil jeg har set fra socialdemokratiet som ifølge finansministeriets beregninger vil koste to hundrede

ordføreren svarede

regeringen ønsker

at gennemføre hårdere arbejdsmarkedsreformer der giver omkring de her femten milliard

vil det så sige at man kan konkludere at det er regeringens

lave lige præcis de reformer der skal til for at øge arbejdsudbuddet

fra miljø og fødevareministeren om at der findes et miljømæssigt råderum i kattegat altså at miljøet godt kan tåle mere forurening uden at tage skade

og den er blevet tilbagevist af adskillige forskere og eksperter i havmiljø fordi miljøtilstanden i kattegat er så dårlig

få situationer med algeopblomstring og iltsvind det er klart at det hensætter folk der bor

stor angst og bekymring mennesker der lever af turisme og fiskeri ud til og i kattegat i forbindelse med landbrugspakken husker jeg tydeligt at det var hjerteblod for de konservative at miljøet og naturen ikke måtte lide overlast som følge af de regelændringer som man man foreslog jeg vil gerne

altså at udvidelsen af havbrugsproduktionen ikke må betyde at

de kompenserende virkemidler der anvendes i form af eksempelvis muslinger det er jo i øvrigt

det finder sted

muslinger skal tages op og

man på den måde sikrer at de kompenserende virkemidler ikke kun virker på papiret så at sige men også virker i

skal jeg forstå ordføreren således at ordføreren og det konservative folkeparti vil være garant for at der i den åbne del af kattegat kommer kompensation såfremt man vil have flere havbrug

ren samvittighed kunne nævne gud

tove ditlevsen havde en meget social stemme

det konservative parti i forhold til forebyggelsen

de umuligste børn

et ret skønt udtryk fra tove ditlevsen det er at det er sådan digtet fortsætter

og ikke kun fokusere på når skaden så at sige er sket

jeg ved at vi har en justitsminister som selv har

og alt mulig andet vi

han mest i dagens danmark

har

at

udspil hvor vi lagde op til

fuldstændig at afskaffe topskatten

gerne ville være medlem af eu og nato og hvor vi prøvede

den situation mistede han opbakning hjemme i sit eget land der var faktisk så store demonstrationer

så steg hans popularitet i rusland jeg har intet

optrappende men som er tryghedsskabende og det vil sige at jeg gerne vil have at vi bruger mere ikkemilitær konfliktløsning end vi gør i dag hvad siger konservative til det det ser ud som om konservative kun har en løsning nemlig

separatister og som udviser så aggressiv en adfærd

med rusland det var dog det mest vanvittige jeg kunne tænke mig jeg kunne bedre tænke mig

opbygge en kapacitet på vores universiteter så vi blev dygtigere til at bruge de redskaber jeg tror på at dygtige folk faktisk godt kunne

konstruktivt samarbejde både med statsministeren men også med regeringen

statsministeren nævnte i sin tale at de vigtigste beslutninger

tages i grønland men det er også vigtigt at huske på at vi her i tinget

træffer en lang række vigtige beslutninger på vegne af grønland de seneste par år har vi set at rigsfælleskabsdebatten her i salen er blevet en længere debat det tyder på en stigende interesse og et stigende engagement her i folketinget

rigtig gerne takke partierne her i folketinget for det betyder utrolig meget for os i grønland at vi oplever at folketinget ikke kun er optaget af rene danske sager men også er optaget af fælles sager

kriminalforsorgen og retsvæsenet i grønland det er en fælles sag når vi ønsker en styrket inddragelse af grønlændere i forsvarets opgaver i grønland det er en fælles sag når vi sikrer en styrket indsats for de allermest udsatte grønlændere i danmark

at vi har mere end to og tredive ordførerskaber udover de to og tredive områder som

har jeg og mine nordatlantiske kollegaer også yderligere et ansvar

et ansvar som gruppeformand for vores egen lille gruppe som består af os og siden sidste år har vi deltaget i finanslovsforhandlingerne det var allerallerførste gang vi var med det var et skridt i den rigtig retning hvor vi gør op med nogle af de uvaner som der tidligere har været og hvor de nordatlantiske folketingsmedlemmer oplever en negativ

at vi alle på trods af den valgkreds som vi repræsenterer er folketingsmedlemmer på lige fod det afspejles desværre ikke altid

de grønlandske folketingsmedlemmer bliver holdt uden for døren i nogle af de forligsforhandlinger hvor der er direkte og

klare grønlandske interesser på spil vi er nødt til at læse os til hvad

er nået frem til også når det drejer sig om grønland denne udelukkelse af grønlandske folketingsmedlemmer lever ikke op til ånden i selvstyreloven eller i grundloven for den sags skyld det er simpelt hen umoderne uhensigtsmæssigt og på kant med demokratiet det er diskriminerende når vi betragtes som b medlemmer af folketinget når der netop i grundloven står at vi

møder vi en lukket dør til en forligsforhandling eller

regeringen er tro mig det kan man godt fristes til og det ved vi også godt der er grønlandske politikere som fristes til at gøre men jeg synes det er for let jeg synes ikke at det gavner grønland at vi giver op eller når vi bare lader tingene stå til grundlæggende ligger det

ikke til os hos inuit ataqatigiit eller for den sags skyld til et land som gerne vil være selvstændigt

sig på bagbenene det er vigtig at være konstruktiv for os handler det om at smøge ærmerne op

til satspuljeforhandlingerne tidligere på året mødte vi netop en lukket dør men vi valgte at tage rundt og snakke med en række af socialordførerne her i folketinget og på den måde var vi med til at sikre indflydelse på vegne af inuit ataqatigiit

rekordhøjt beløb til en fornyet indsats over for socialt udsatte grønlændere i danmark

vi opleve ikke at blive inviteret med så må vi tale med dem som sidder med ved bordet regeringen

kunne fristes til at sige at fint så er der jo styr på det men nej jeg synes det er for let at frasige sig et ansvar fra regeringens side når statsministeren på den ene side ønsker at bevare

rigsfællesskabet men på den anden side ikke er villig til at udvikle rigsfællesskabet så er der noget der i mine øjne ikke hænger sammen rigsfællesskabet er ikke i stilstand men er noget som vi i fællesskab skal udvikle sammen helt centralt i rigsfællesskabet er folketinget som et af de tre parlamenter vi har

deltagelse i centrale forhandlinger hører et moderne demokrati til og derfor vil jeg igen opfordre regeringen til at sikre en langt større inddragelse af de nordatlantiske folketingsmedlemmer

vedrører grønland og færøerne

i det forgangne år har vi også opnået en lang række konkrete resultater der er blevet afsat seks og fyrre million kr som jeg nævnte tidligere til socialt

udsatte grønlændere i danmark

internationale arbejde for oprindelige folk der er blevet sikret midler til mobilitet til grønlandske studerende i arktis via støtten

drøfter vi inuit ataqatigiits forslag

justitsområdet her ser vi at der er et massivt behov for at sikre et styrket justitsvæsen og i løbet af august kommer kommer inuit ataqatigiit med et forsvarspolitisk udspil som bygger videre på den viden som er opnået i arktisanalysen som regeringen kom med sidste

og derfor har vi afholdt en lang række dialogmøder i grønland det vi kalder politikmik som er en sammenføjning af politik og kaffemik det har vi holdt i de

to største byer i grønland nemlig nuuk og sisimiut for vi vil gerne have input på forsvarsområdet fra befolkningen som faktisk har rigtig rigtig meget på hjerte

de sidste to år har jeg rejst rigtig meget i grønland jeg har oplevet en rigtig stor interesse og en stor spørgelyst blandt andet om forsvarsområdet men også

vi foretager os her i folketinget

i år har fokus for os været rigtig meget på

og på forsvarsområdet det er glædeligt for os at der er taget initiativ til en dialog om netop disse to emner i inatsisartut

vi drøfter nogle ting her som skal implementeres mere end tre tusind

at inatsisartut også har en holdning til hvordan tingene skal se ud fremadrettet

vores fokus være på udenrigspolitik og på erhvervspolitik

det vigtigt for os også at forholde os til hvordan vi kan tiltrække investeringer til nye tiltag i grønland

nations hvor vi rigtig gerne vil have et fokus på arktis og drøfte internationale forhold med de unge i grønland

folketingsåret har været et rigtig travlt år for inuit

hele grønland er vores valgkreds

det handler også rigtig meget om at komme rundt

at vi sikrer den her inddragelse også fra de borgere i grønland som de sager handler om jeg vil gerne afslutte med at sige tak til alle kollegaerne her i

gået til valg på at være grønlands frie stemme vi oplever også at der på tværs af partierne er en lydhørhed nogle gange kunne vi måske godt ønske os at den var lidt større men vi oplever trods alt at

både partierne men også regeringen lytter til de ting vi siger der er rigtig mange ting at tage i de kommende år og jeg vil bare sige tak for det forgange år

ser frem til et frugtbart samarbejde til næste folketingsår qujanaq mange

at det der har været vanskeligt i de her diskussioner har været at finde

udfordringer i det grønlandske samfund

synes jeg det er rigtig vigtigt at de diskussioner kommer herind så vi kan gøre

her i folketinget har vi et ansvar

at der er ti gange så mange sædelighedsforbrydelser

voldtægter i grønland som der er i danmark selvfølgelig har vi et socialt ansvar i grønland

vi har jo hjemtaget hele socialområdet men justitsområdet er også med til at sikre

når der sker en lovovertrædelse

at retfærdigheden sker fyldest men det interessante er jo hvordan

mænd til at holde op med at

tingene krydses og hvor jeg nogle gange synes der er en tendens til

diskutere det som jo er en åbenlys

at man tager de her sådan meget konkrete områder som egentlig er et folketingsanliggende

vores retssamfund skal se ud i fremtiden og

en relativt kort efteruddannelse

og det synes jeg understreger at

en skævvridning i forhold til hvilke kompetencer og hvilke redskaber

for de rammer de nu engang har det er i hvert fald min oplevelse ude i kredsretterne men men der er

kan man sige at kriminaliteten i grønland er for høj

også som folketing når det er os der har det formelle ansvar i forhold til hele justitsområdet justitsområdet er jo også politi og kriminalforsorg skal vi huske på og her er der altså også nogle rigtig store og åbenlyse mangler som vi er nødt til at forholde os

fortæller her og også for sædelighedsforbrydelserne der synes jeg det er vigtigt at vi går på to ben og siger at det forebyggende arbejde og og retssystemet

have forstået at det er rigtigt at der mangler uddannelse

som man er nødt til at rette op på der bør være en lige løn for lige indsats i forhold til

jo er en uddannelse som retsvæsnet har strikket sammen med nogle juridiske undervisere men

at sikre kredsdommerne en juridisk uddannelse vil helt sikkert være et mål

personerne uden at man nødvendigvis kender navnet eller

generelt kan man sige at digitalisering kan

hjerte meget nært derfor ærgrer det mig når ordføreren måske indirekte kalder regeringen for arrogant i forhold til

netop under debatten om om rigsfællesskabet følte jeg i hvert fald at der var stort fokus

også stor enighed i vedtagelsesteksten om

at ordføreren er glad for at regeringen viser stor interesse

jeg ved vi også gør rigtig meget for at øge vores forsvarssamarbejde

er lidt en en kontrast for på den ene side opsummerer man alle de områder hvor vi bliver endnu bedre til at samarbejde men samtidig

måske sætte et par ord på hvilken retning

man går her er det ros til regeringen eller

jeg har ført og som jeg har tænkt mig også at føre

synes vi har opnået en lang række konkrete resultater og jeg synes også

generelt har været et godt samarbejde kan man sige ikke kun med partierne i den blå blok

lægges ind i en blå blå blok eller en rød blok

vi har netop valgt at gå til valg på at være grønlands frie stemme og varetage nogle grønlandske interesser

nemt at flyve til kangerlussuaq og derfra videre

komme med nogle ord på hvad ordføreren selv vil gøre for at

og der er jo en lang række projekter i grønland som bliver mere og mere modne kan man sige noget af det jeg har været fortaler for

meget massive investeringer der er faktisk rigtig mange forskellige projekter på tegnebrættet men det er modningen af projekterne som er vigtig for grønland nu

øvrigt sige at jeg skal gøre mit for at der ikke er nogen partier der efter det kommende forsvarsforlig står tilbage og føler sig som

b medlemmer eller mindreværdige på nogen som helst måde

i dag er det sådan at der er relativt få grønlændere ansat i arktisk kommando vi så rigtig gerne at der var nogle flere vi så

at man måske genovervejede muligheden for

militær grunduddannelse som jo tidligere har været på tegnebrættet

at de her initiativer også bliver rullet ud for

vi som grønlandske folketingsmedlemmer også kan være med til at bygge bro

vi hernede træffer en beslutning om noget der skal udføres så langt væk vi kan være med

kort i inatsisartut men det er rigtig vigtigt at sikre at befolkningen også bliver hørt tidshorisonten bliver der tit spurgt ind til når

man snakker om selvstændighed og hele forfatningsprocessen og som det ser ud lige nu

der afsat cirka to tre år til hele den her proces men der er mulighed for at forlænge det

arbejde jeg tror det er vigtigt at man har respekt for at dialogen i første omgang skal tages

der har været afholdt borgermøder i nuuk og i sisimiut jeg vil faktisk rigtig gerne bede ordføreren om måske

som borgerne har givet udtryk for

at bygge bro mellem danske myndigheder der fungerer i grønland og grønlandske myndigheder er en rigtig rigtig vigtig opgave fordi jeg tror der er rigtig mange ressourcer i det grønlandske samfund både frivillige men også på sigt

i forhold til overvågning af grønlands farvande og

vi er nødt til at forholde os til det er nogle af de overvejelser og bekymringer som jeg hører for eksempel talte jeg også med en fisker i saattut i nordgrønland på et tidspunkt som så også nævnte at han når

der lige med det samme så jeg synes der er en udfordring der vi er nødt til at forholde os til det står også beskrevet

jeg tænker jo også hvordan vi kan nå dertil at vi opnår et højere uddannelsesniveau der kan matche hvad man kan på

at det jo skal starte nede i grundskolen for at det kan blive til at man kan opnå egen

vil det også have en positivt afsmittende effekt

retsområdet vi er nødt til at se de her tre forskellige områder altså politiet kriminalforsorgen og retsvæsenet i sin helhed ja der er behov for

hele uddannelsesniveauet vi bruger seksten procent af vores bnp i grønland

desværre ser vi ikke de resultater som

en lidt brat overgang fra studenterlivet i grønland til det i danmark så jeg

om ordføreren har gjort sig nogle tanker om hvordan man kan gøre det lettere at være grønlandsk studerende der kommer til danmark

nogle politiske indsatser man kan sætte ind med her i danmark for at sikre at flere kommer igennem

universitetet men vi ser desværre at cirka en fjerdedel af de grønlandske studerende som er i danmark

tallene viser jo at der er en udfordring i starten som vi er nødt til

at tage hånd om og jeg så meget gerne at man

men også i forhold til at sikre at folk ligesom får en god start på deres liv her i

at man forestiller sig at der skal laves en omlægning af suen

mig at høre sådan af uvidenhed hvordan vil det påvirke de grønlandske studerende altså hvis man forestiller sig at de danske studerende skal

folketinget jeg må sige at som forsvarsordfører ser rigtig meget frem til at se det udspil der kommer

er jo ingen tvivl om at der er rigtig store udfordringer

redningsberedskabet og de udfordringer

en ting som jeg mener er ekstremt vigtig og det er

få tacklet de her udfordringer med redningsberedskabet samtidig med at man undgår at der kommer et våbenkapløb

ordføreren og jeg selv havde jo fornøjelsen af at deltage i den delegation vi havde med det udenrigspolitiske nævn til

er ingen tvivl om at den amerikanske base som er i grønland

i grønland har vi jo ikke haft krig kan man sige vi har ikke nogen tradition i forhold til

når der sker de her klimaforandringer og vi i høj grad bliver påvirket

gør at der er nogle nye udfordringer

i forhold til forsvaret er der nogle opgaver som

grønlands deltagelse der ingen tvivl om at amerikanerne ville

amerikanske base på thule

den forbindelse har jeg to spørgsmål det første er er når man står i en situation hvor er omkring halvdelen af den grønlandske befolkning der har en uddannelse ud over grundskolen

er uddannelse og erhvervsudvikling i mine øjne helt helt afgørende og de to ting hænger jo også rigtig meget sammen det er derfor vi snakker så meget om vækst

vi er nødt til at skabe nogle arbejdspladser og

nødt til at sikre at der er vækst til velfærd fremadrettet i grønland

udfordringer som der er og det er jo vigtigt at man starter i folkeskolen og sikrer en meget stærkere folkeskole

i komiteen for arktiske parlamentarikere hvor jeg repræsenterer

det samlede folketing arbejder vi netop også for at sikre hvordan vi kan være med til at presse på i forhold til de enkelte regeringer også hjemme i grønland i forhold til at sikre en digital infrastruktur

først en stor tak til alle kollegerne her i folketinget for året der er

være omme og for et godt samarbejde forleden havde vi en debat om rigsfællesskabet her i salen det var den længste af sin art under debatten hørte vi flere partier

og respekt for grønland jeg er glad for at statsministeren og partierne i folketinget finder grønland vigtig jeg er også glad for at statsministeren har sikret et solidt afsnit om rigsfællesskabet i regeringsgrundlaget jeg har på den

en forventning om at der vil komme markante forbedringer på danske ansvarsområder i grønland det kan konstateres at langt de fleste grønlændere der har bosat sig i danmark har et godt liv og bidrager aktivt til det danske samfund vi har også mange

grønlandske huse i danmark sidder inde med en meget stor viden og erfaring i arbejdet med socialt udsatte grønlændere jeg vil herfra anbefale at man forud for fremtidige satspuljeforhandlinger tager de grønlandske huse med på råd og ikke mindst hører deres forslag til konkrete initiativer jeg er sikker på at det vil sikre en bedre indsats for socialt udsatte grønlændere i danmark

eftersom de grønlandske mandater ikke var inviteret til forliget

rigsfællesskabet er i fokus taksøerapporten og forsvarsministeriets arktiske rapport har peget på områder hvor danmark har et stort potentiale alverdens lande og ikke mindst eu har nu udarbejdet deres egen arktiske politik de peger alle på at de gerne vil være med i den fremtidige udvikling som sker i det arktiske område der er mange potentielle samarbejdspartnere det er godt at finde nye former for samarbejde og nye områder hvor vi gensidigt kan styrke hinanden

landenes fokus på arktis er baseret på tre vigtige fokusområder klimaforandringer nye sejlruter og mineraler

og ikke mindst fremtid isen smelter det er en realitet og vi har oplevet en stærk stigning af interessenter på det arktiske område en international opmærksomhed som grønland og danmark hver især har bidt mærke i en opmærksomhed som vi sammen kan drage nytte af i form af udnyttelse og udvikling til gavn for

og vores internationale relationer disse potentialer har fælles indsatsområder vi kunne gøre fælles gavn

grønlandske farvande skal sikre en mere sikker sejlads i grønland for befolkningen og for turisterne det er et udtryk for vidensdeling og fælles forskning samarbejde på erhvervsområdet

fælles løsning af forsvarets fremtidige opgaver i grønland det vil ikke mindst være et udtryk for

foreslået mineprojekt

minen derfor selv må finansiere beredskabet det er ét blandt mange emner der får os til at reagere jeg vil herfra igen påpege hvor vigtigt det er at vi sikrer beredskabet i grønland

hvis danmark skal agere som en arktisk stat eller stormagt som taksøe nævner kræver det et godt forhold til den arktiske del af rigsfællesskabet det kræver en særlig indsats at fremme de ansvarsområder som er hundrede procent dansk ansvar

statsministeren sagde i sin redegørelse at man skal have store ambitioner og at dette kan lade sig gøre hvis man vil en indsats er nødvendig hvis vi skal sikre en gevinst for befolkningen det er en udtalelse der giver anledning til optimisme og håb om forbedringer

frem til at komme med mine bidrag til mulige forbedringer i forbindelse med det finanslovsforberedende arbejde der løber hen over sommeren

jeg vil gerne kvittere over for den daværende finansminister der inviterede de nordatlantiske mandater til sættemøder i den seneste finanslovsforhandling det har bidraget til en god dialog om mulige forbedringer og fremtidige prioriteringer det er god skik

grønland er for danmark både et indenrigs og et udenrigsanliggende de to og tredive sagsområder som i dag er underlagt dansk jurisdiktion kræver til stadighed folketingets konstante opmærksomhed det er hundrede procent dansk ansvar at sikre at forholdene passer til nutidens og fremtidens behov og ikke mindst at forholdene er rigsfællesskabet værdige retssikkerheden er ikke lige stærk i hele rigsfællesskabet den halter bagefter i grønland det er ikke godt nok det er hundrede procent et dansk ansvarsområde som

jeg savner en politisk vilje her i salen til at prioritere det grønlandske retsvæsen det kan og skal gøres bedre jeg har store forhåbninger til det nordatlantiske kontor som justitsministeriet har fået etableret jeg ser frem til et tæt samarbejde for at sikre at

areal det er specielt på grund af grønland grønland er meget vigtig for danmark udenrigs og forsvarspolitikken

danmark har sine allierede at samarbejde med til efteråret forhandles et nyt forsvarsforlig jeg vil varmt anbefale statsministeren

at sikre at de nordatlantiske

de områder som vedrører grønland og arktis det er vigtigt at hele rigsfællesskabet føler medejerskab af den fælles forsvarspolitik

hvis rigsfællesskabet kan stå sammen

som statsministeren siger bomstærkt de grønlandske borgeres retssikkerhed i grønland er ikke bomstærk vi føler os ikke

inkluderet i prioriteringslisten på de områder hvor

for den enkelte borger lad os stå sammen om at finde de gode løsninger til gavn for alle borgere i rigsfællesskabet kærlighed og respekt for grønland

også fordi grønlandsudvalget jævnligt diskuterer det og ser med stor bekymring på udviklingen efter min fornemmelse hænger den i en meget meget tynd tråd

om hvor det her vil ende henne og hvad konsekvenserne vil være hvis

amerikanerne ved at miste servicekontrakten jeg tror også samtidig at

bliver det meget svært for hele kongeriget at få den tilbage jeg tror også helt bestemt at

servicekontrakten på thuleområdet ikke

indtægter på skatteområdet i grønland men det er

at kongeriget burde stå meget stærkere

en helt ny sag som er er kommet frem i de grønlandske aviser og ikke

sejle gods fra danmark til nuuk og til thule den har

har amerikanerne givet den til et amerikansk selskab der endda får den dobbelte pris for den hvad er fru aleqa hammonds mening

amerikanernes tilstedeværelse i grønland er på nogle måder ikke til gavn for den grønlandske befolkning for

vi står tilbage med amerikanernes efterladenskaber på mindst

som alle sammen venter på oprydning så jeg tror helt bestemt at

og det glæder mig at ordføreren nævner samarbejdet om forsvaret i arktis

det er også en vigtig del af rigsfællesskabet og det glæder mig at ordføreren nævner samarbejdet på tværs af danmark og grønland om søkort om sejlads om turisme og

mit mit spørgsmål hvad kan ordføreren sige om hvad vi kan gøre for at styrke forholdet mellem grønland og danmark for de unge således at vi kan fastholde et stærkt rigsfællesskab til fordel både for grønland og

skal vi hinanden det bedste og jeg tror også at

fungerer godt er up to date og lever op til dagens behov i grønland

sagsområder hvilket jeg synes

og hvordan vi løser tingene i hver vores regering eller parlament og i befolkninger jeg tror helt bestemt

ord på tingene som har med vores rigsfællesskab at gøre indtil andet

hvis man gerne vil videre i gymnasiet hvis man gerne vil videreuddanne sig i danmark hvis man gerne vil på universitetet i københavn så er det danske sprog meget meget vigtigt

stor respekt for at man ønsker at styrke det grønlandske sprog men jeg mener godt at man kan styrke

vi lærer dansk fordi vi hører til det danske kongerige og det er sprog nummer

sprog nummer tre er engelsk alle tre sprog er obligatoriske fag i skolerne og jeg synes også generelt at vi skal være gode til at lære andre sprog end bare vores eget sprog derhjemme til vores

om

bliver udsat for diskrimination af det danske system når de retter henvendelse til

kommunekontorerne og deslige det synes vi ikke er godt nok det

jeg tror også at når vi ser de to rapporter

der sådan meget markante bud på hvilke forbedringer vi kan

både på det kommunale område men også på

vi har mange områder som

bedre til at håndtere for at forstå hinandens situationer

at spørgeren også har kendskab til dem der er nogle meget konkrete

og vi ser desværre at der er en en stigende splittelse vil jeg sige på mange områder det

den udtalelse er det en udtalelse som

vi netop som politikere er rollemodeller i forhold til

en politiker som siger tingene lige ud og det synes jeg også er helt

være plads til jeg tror også helt bestemt at

mine ytringer om et selvstændigt grønland

til at tro at det er fordi jeg har noget imod danmark

interparlamentariske plan og se

selvstyreloven er vi enige med hinanden om

er utrolig vigtigt at vi følger den hele vejen igennem til punkt og

retssikkerhed retssikkerheden i grønland halter de sidste forhandlinger

den danske regering og grønland var tilbage i to tusind og syv hvor vi lavede

konservative justitsminister siden da er der ikke sket de helt store

samt ambitionen om at opnå en selvbærende færøsk økonomi så vi klarer os for de penge vi selv tjener som statsministeren udtrykte

havets rigdom

men det er fundamentet for vores

kun stor betydning for os som lever af

og sælge den fangst vi nu engang kan få

for hvem fisk og havets ressourcer er den vigtigste proteinkilde hændelsen på langelinie i går udstiller desværre det faktum at mange i den moderne urbane

til en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer heldigvis

den lille havfrue relativt let vaskes af det kan konsekvenserne af den dybe forståelseskløft mellem fangerkulturen i nord og

miljøer på kontinentet derimod

ikke vi

hvor middagsmaden kommer fra

at sikre bæredygtighed og humane fangstmetoder

mennesker som ønsker et liv med velfærd og i pagt med naturen

og især for fangersamfundene

desværre miljøaktivisterne

sælprodukter blev forbudt

det gælder i eu det gælder i

og det gælder ude i civilsamfundet i øvrigt

ikke udvikler sig til en trojansk hest

de accepterer de arktiske nationers

de åbner deres markeder for produkter fra bæredygtig fangst og

har været lille må jeg her tillade mig at citere

forsyner menneskeheden

med det fjortende af fn’s verdensmål om en bæredygtig global udvikling som netop

om at vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og

af væksten i det pelagiske fiskeri og fiskeopdræt

og derfor også om den vigtigste del af grundlaget for vores velfærd jeg skal ikke gå ind i nogle detaljer her men blot understrege

som både tager hensyn til biologisk økonomisk og samfundsmæssig bæredygtighed for der er mange interesser i spil

om storme om vinteren så marcherer også turismen

også krav til at vi tager vare på den følsomme natur vi har at tilbyde

kvadratkilometer så

viste sidste år et overskud for første gang siden to tusind og

og væksten kan også måles i befolkningen vi har for

indbyggere for første gang i historien

der

af investeringer bør sammenlagt både give os et højere velfærdsniveau

samt forudsætninger for en

på

for tyve år siden udgjorde bloktilskuddet tyve procent af de samlede offentlige indtægter på

otte procent af de samlede offentlige indtægter og udgjorde kun

af det færøske bruttonationalprodukt

med at stige med samme gennemsnitlige vækstrate som det har gjort de seneste atten år så vil bloktilskuddet kun udgøre to procent af færøernes bnp

en målsætning om at færøerne skal have en selvbærende og subsidiefri økonomi i løbet af de næste tolv år vi kan nå langt hvis vi vælger at reducere blokstøtten med halvtreds millioner om

og fem og tyve for da vil blokstøtten udgøre

end en procent af det færøske

og satsning på yderligere vækst i det eksporterende erhvervsliv så vi kan opretholde en langtidsholdbar levestandard som er konkurrencedygtig i

kan en udfasning af bloktilskuddet også være med at forbedre vores konkurrenceevne i

lønniveauet kunstigt oppe i

produktionen en øget konkurrenceevne giver også øgede eksportmuligheder hvilket kommer hele samfundet til gavn jeg

med statsministeren i at det er sundt at stå på egne ben og leve for de penge man tjener selv

jeg for at færøerne fastholder kursen mod en selvbærende økonomi

vi undervejs vil finde ud

vores samarbejdsmodel i andre sammenhænge kan skrues sammen fremover for målet om en selvbærende økonomi kræver også en stor portion udenrigs og handelspolitisk bevægelsesfrihed som vi ikke har i

det sandsynligvis ikke varer længe før

om ordføreren har noget bud på hvornår man forudser det vil ske og så vil jeg også gerne vide om det så vil have nogen

i det også aktivt vælger at reducere blokstøtten i portioner

vil den selvfølgelig blive endnu mindre end det og det er det som der er en vilje til i

jeg synes det mest værdige for et folk er at man er i stand til selv at forsørge sine egne borgere og det synes jeg vi skal gøre jeg vil så også sige at

om der er nogen årsag til at pantsætte sin egen

men det betyder ikke at jeg ikke kunne være åben over for

samarbejde med danmark det skal bare være noget

nerve i den færøske økonomi

vi ligger jo midt i et smørhul af vækst i havet både hvad angår vilde fisk og

vi har en stor kyndighed inden for de maritime erhverv

sagtens være inden for serviceerhverv der knytter sig

kraftige koncentration af ejerforholdet

færøerne betyder for udviklingen jeg har set når vi

temmelig få mennesker der er blevet meget meget rige

alle de nordiske samfund men jeg vil samtidig også sige at i løbet af de sidste fem år

det hænger nok sammen med at vi har haft en

så kan man spørge er det nu fornuftigt at vi organiserer produktionen på en effektiv måde ja det tror jeg det er

en fordelingspolitik der gør at

ny måde at fordele dem på og det betyder så at dem som får fiskerettighederne

betale en afgift til staten

de må byde på en del af det som bliver udbudt på det frie marked

kan bruge en del af de her penge til fælles goder for hele

er også forsvarsordfører

ved jeg er en meget varm fortaler for selvstændighed

involvere os andre lidt i de tanker

verdenskrig og på det tidspunkt var det briterne der kom til undsætning for at forsvare færøerne

på samme vis som for eksempel island har kunnet

særlig lagde vægt på hele nordatlanten som

omkring bæredygtighed

og vi står over for store udfordringer med

som man skal sætte fokus på på politisk plan for at nå en fælles forståelse om bæredygtighed

det er baggrunden for den velfærd og den overlevelse som vi skal

bæredygtighed egentlig er for noget bæredygtighed i den her sammenhæng

sådan at de stadig væk er reproducerbare på et fornuftigt niveau

skal de anerkende de arktiske folks ret til en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og de skal åbne deres markeder

ting og jeg bed især mærke i én ting og det er jo selvfølgelig færøernes fremtid jeg ved at herre magni arge

selvstændighed og jeg har stor respekt for at man ønsker selvstændighed og at man arbejder hen imod det men er sandheden ikke at rigsfællesskabet og danmark er den bedste garant for færingernes sikkerhed

og lige nu går det godt for færingerne fiskeriet går godt men det er ikke sikkert at det altid vil være sådan

herre magni arge ikke genoverveje sin ildhu vedrørende selvstændigheden og indrømme at rigsfællesskabet

velfærd og sikkerhed

et godt og givende samarbejde når vi er nået dertil hvor jeg ønsker at vi står som et selvstændigt

der indgår i et samarbejde med danmark sådan at vi i fællesskab kan ride alle de storme af som vi måtte komme i nærheden af jeg vil så også påpege

rigsfællesskabet så er det ikke altid en garanti for de færøske interesser når der bliver modsætninger imellem interesserne i eu og færøerne

kviksølvindholdet

værre i de kommende år med andre ord vil fiskeriet jo faktisk lide under den forurening der sker er det så ikke nødvendigt at danmark garanterer færøernes velfærd og økonomiske

procent af vores offentlige udgifter i dag og i løbet af de næste år falder det ned til seks

den eneste der virkelig har en interesse i det og virkelig vil kæmpe for det er det færøske folk og det handler om at vi skal have adgang til alle de muligheder der er for at skabe

stiller en lille statue her ved siden af vandglasset mens jeg taler er det

blev malet rød i går i protest mod færøernes grindedrab det var ikke min skyld og det var ikke færøernes skyld men jeg beklager

det må være meget irriterende for mange mennesker her i salen med det færøske grindedrab for for nogle år siden fik alle folketingsmedlemmer hundredvis af blodige mails fra

fantaster som protesterede mod grindedrabet og for et par somre siden måtte det danske politi bruge mange penge mange ressourcer på at holde

som nærmest besatte færøerne i går

vækker interessen for færøerne det gør at der stilles spørgsmål og det giver mig en mulighed for at forklare og give folk en viden som jeg tydeligt mærker at de gerne vil have og en viden som de jo ikke får i skolen

danske elever og lærere har om færøerne

det var korrekt for nogle år siden men det har været forkert i mange år der står

inviteres der til grindedrabsfest og meget eksotisk meget barbarisk meget etnisk meget oprindeligt og

spændende men det er også forkert

ikke nogen grindedrabsfest

og slagtes i fuld åbenhed

for sig at blodet sprøjter ud på varerne i butikken at en mor der køber mælk til sine børn

barbarisk meget spændende meget anderledes og meget eksotisk men altså

man burde lære noget om færøerne i skolen men der sker ikke så meget

episode den røde havfrue på langelinie langelinie til at fortælle om at

færøerne er en statue af en havfrue

kalsoy som hedder mikladalur

hver midsommernat og tager sælskindet af

danser hele natten indtil næste morgen hvor de så tager sælskindet på igen og svømmer ud i havet hvor de

til næste midsommernat

der en mand som lå på lur under den her fest og mens sælkvinderne dansede så han en der var så bedårende smuk at han måtte

hendes skind og da solen stod op ledte hun

fortvivlet efter sit skind indtil manden gav sig til kende og iskoldt sagde at hun skulle hjem med ham han låste skindet ned i en kiste og havde altid nøglen hængende i sit bælte så hun ingen mulighed havde for at flygte de blev senere gift og de fik to børn

mærker han at han har glemt nøglen

kisten er åben konen er væk og de to børn leger alene på gulvet men konen havde slukket ilden og fjernet alle genstande før hun tog af sted for hun elskede jo sine børn men havet var hendes hjem

hun var så tæt på og hun var så uendelig langt væk i et andet element i en anden verden hun kiggede på sine børn de kiggede på hende og det må have pint hende meget at vide at de ikke vidste

historien slutter

arrogance og drab og en forbandelse af sælkvinden der er så stærk

på kalsoy i dag stadig væk er ramt af forbandelsen så historien er sand men den rejser også nogle spørgsmål og giver nogle svar

andre forhold i livet for hvis vi

men hang i skabet ville hun så være flygtet

ikke kunne der fik hende til at gøre det da hun fik chancen

det han burde have gjort for at nå sit mål og beholde sin kvinde

på ganske få år grunden er

sælskind er låst inde i en spansk kiste i kan ikke gå nogen vegne siger regeringen og højesteret men folks politiske ønsker er jo uafhængige af juridiske bestemmelser og catalanernes reaktion er at hvis de ikke kan

frihed drejer sig i høj grad om at vide at man

man gør hvis man vil noget andet

er der hvor man er efter eget ønske

også selv om det måtte være et værre sted derfor er

ude ved døren ellers bliver befolkningen besat af tanken om at sælskindet er låst inde

en halv time

ønskede og følte at man havde ret til noget som ikke kunne lade sig gøre på grund af juridiske bestemmelser det politiske skind var altså låst inde i en juridisk kiste og det spidsede helt til men kisten blev heldigvis åbnet efter den dramatiske halve time lad os lære af det og af hele europas erfaringer og af sælkvinden og lade kisten blive stående

kiste kræver

den kræver interesse

viljen fra begge sider

for et frit forhold uden lukkede kister

skoleelever enten intet lærer om færøerne eller lærer at færinger er vilde barbarer som

slår store vilde dyr ihjel med store knive i både nede på stranden og inde i deres supermarkeder

jeg

for at beholde sælkvinden var mere optaget af at gemme nøglen for hende

at vise hende interesse jeg er til gengæld sikker på at statsministeren

jeg er sikker på at statsministeren er talsmand for den åbne kistes politik jeg er sikker på at han ved at denne politik kræver viden og interesse og det er vel derfor at den niogtyvende juli

gjort til færøsk flagdag men jeg håber at regeringen anerkender at det ikke

at flage gør nu bare lidt undervisning om færøerne obligatorisk i skolen det vil gavne alle

ikke skal glemme det vil jeg give ham denne sælkvinde som jeg håber bliver stillet på et synligt sted i jeres kontor for at erindre om at vi må gøre det der kræves for at leve op til det jeg kalder for den åbne kistes politik

om både grønland og færøerne og om de andre nordiske lande systematisk vi skulle kunne flagene vi skulle vide hvordan man levede det var derfor vi så de her mærkelige færinger med deres hatte på og deres rødsorte

gerne høre om ordføreren kunne forestille sig hvis

at et rigsfællesskab kunne bestå af tre selvstændige parter som i dag er lidt tættere på men hvor de tre parter måske er

og forfølge sine egne behov sine egne interesser også når de kommer på tværs af dansk interesse men mere formel selvbestemmelse med en mere

er at skabe et samfund som er så trygt for den enkelte som muligt hvor den enkelte er så fri som muligt

vi mener at rigsfællesskabet ikke kan give den færøske befolkning

de muligheder så mener vi noget andet så er

fatale som blev gift med danske præster og tog livet af dem

var inspiration frantz jacobsens formidable

beinta bliver et billede om danmark

er en forsvarer for rigsfællesskabet og ser det som en garant for velfærden og trygheden og

hvis man overhovedet skulle tale om selvstændighed ville det så ikke være bedre

inden for rigsfællesskabets rammer er rigsfællesskabet ikke

at der egentlig er rammer og frihed for færingerne til egentlig at opfylde deres drøm

om selvstyre i tilstrækkelig

mere og mere og så så længe det kan

det et godt fællesskab som sagt hvis det giver den enkelte færing muligheder for at

at da jeg var til kemieksamen i

styrkeposition for mig havde jeg læst og faktisk

alt det jeg har læst ekstra så jeg startede bare med at snakke

to tre minutter stoppede min lærer mig og sagde

er rigtigt alt sammen men hvis du fortsætter kommer

mærkeligt og så tilføjede han det er fordi det slet ikke er

det kom jeg til at tænke på da herre rasmus nordqvist

karakterer til regeringen selvfølgelig også inspireret af herre jacob mark

henledte min opmærksomhed på det forhold at alternativet i det hele taget foreslår et alternativt pensum væk med kristendomshistorie væk med historie væk med samfundsfag lad os få noget medborgerskab

hvis man ligesom ophøjer sig selv til at have monopol på på pensum

kan man jo dumpe hvem som helst

at hvis man er den eneste der stiller op i en disciplin

nok at vinde en olympisk guldmedalje hvis man er den eneste der stiller op men jeg tror bare sådan i overført forstand at vi er nødt til at indstille os på at vi danmark jo ikke vælger vores eget pensum vi er

en lille åben økonomi vi lever i samspil med

verden vi definerer ikke selv pensum

derimod definerer om vi som nation består den internationale gruppeeksamen er om vi lever op til de standarder der skal leves op til for at begå sig globalt det handler jo om at være konkurrencedygtige det handler om at være produktive innovative og arbejdsomme alle de ting

falder jo ikke mig ind at stå og uddele karakterer til os selv

men jeg vil nu alligevel sige at i den virkelige ikke alternative verden

at vi skal dømmes på det der for alvor tæller det også baggrunden for at jeg opstillede fire succeskriterier

statsminister for både i den form

jul skal bedømmes på

det er ikke noget alternativt pensum det er helt objektivt

på nær i to år under overophedningen i

vi har tilført sundhedsområdet to

over de næste fire år til kræftområdet vi har sammen med dansk folkeparti afsat en milliard kroner hvert år til en mere værdig ældrepleje og yderligere to milliard kroner frem til to tusind og tyve

det er der kommet antallet af asylansøgere i første kvartal to tusind og sytten var det laveste siden tredje kvartal i to tusind og otte vi har fået lukket balkanruten gennem en styrket indsats i eu

i kontrast

man gjorde i den sidste valgperiode hvor man slækkede

det betyder jo nu at når vi bruger færre penge på

er steget med enoghalvfemstusind personer fra andet kvartal to tusind og femten til første kvartal to tusind og sytten enoghalvfemstusind

regeringspartierne og dansk folkeparti og som jo repræsenterer et flertal her i folketinget

faktafejl jeg siger det her for at komme detektor i i forkøbet

tallet der står er forkert

altså nu forældet det er forkert

må jeg bare gentage at danmark står bomstærkt sådan skal det fortsætte for vi skal jo dag for dag bestå vores gruppeeksamen ikke ud fra et eller andet alternativt curriculum

i virkelighedens verden hvor sandheden er den at hvis man står stille når andre løber hurtigere falder man bagud

også baggrunden for at regeringen i går fremlagde planen vækst og velstand to tusind og fem og tyve med den ambition at øge væksten i danmark med firs milliard kroner det er en høj ambition

lave ambitioner jeg spørger lidt retorisk jeg har ikke hørt nogen i dag

så ikke dele de høje vi har fremlagt en plan som

viser at

er det realistisk at lave en velstandsstigning i danmark på firs milliard kroner

råderum i dansk økonomi som er tilvejebragt ved beslutninger vi

helt tilbage fra velfærdsaftalen i to tusind og seks

at de partier der indgik den aftale også i dag

som jo ellers kan man sige har dannet alliance i en modstand mod vores tanke om at indfase tingene lidt hurtigere det har vi så taget ad notam selv om jeg fortsat måske har lidt svært ved at forstå at det er helt i orden at pensionsalderen stiger til otte og tres i to tusind og tredive men at det er et overgreb af de store at den skulle stige til syv og tres en halv i to tusind og fem og tyve

aftale det viste sig også da valget var overstået i to tusind og elleve at der kom en bredere opbakning til det vi lavede før valget i to tusind og elleve dagpengereform genopretningspakke alt det der har skabt et arbejdsudbud som sammen med den boligskatteaftale vi har lavet her

et råderum det er ikke prangende men det er der

det fremgår meget klart af det udspil vi har lavet at regeringen inden for de

skridt til at sikre at det sker og de skridt vi tager

der kan være skridt der tages hvor man på forhånd kan beregne gevinsten altså analog til at man siger at nu øger vi tilbagetrækningsalderen og så kan finansministeriets maskiner regne ud hvad det giver

så er der andre skridt og det er vel så måske det nye i dansk politik

hvor man må have den tålmodighed at man skal se effekterne af de politiske beslutninger man træffer før man ansvarligt og ud fra et forsigtighedsprincip kan bruge pengene det gælder for eksempel i forhold til hele indsatsen om at få flere med anden etnisk baggrund i beskæftigelse vi ved at der er

det vi aftalte i topart

for at få folk med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet

er der et stort potentiale

frigør vi milliarder som med fordel kan bruges til andet end overførsler til folk med anden etnisk baggrund men som kan investeres i kernevelfærd eller infrastruktur eller i mere vækst i form af bedre rammevilkår for vores virksomheder eller en nær personlig velfærd i form af skattelettelser det er sådan regeringen arbejder

vi har den ambition at vi skal gøre danmark rigere og vi har også respekt for at vi som stort set alle tidligere danske regeringer er en mindretalsregering der er beroende på at vi kan række ud og finde flertal jeg har det selv på den måde at når kort og terræn ikke passer sammen

hvis ikke man kan nå sit mål med det første redskab man havde tænkt sig at bruge

må man jo finde et andet for målet er det afgørende

spændende en anden retning men hvilken retning

det forstår jeg godt for man kommer jo ikke så langt uden en offensiv og langsigtet vækstpolitik

nu er det så det radikale venstre der ikke er med og sidst vi stod her var det enhedslisten som ikke kunne bakke op om

vedtagelse det har så rykket sig og måske er det fordi

står danmarksbilledet knivskarpt danmark står bomstærkt og som noget nyt er der jo ikke bare vækst der er også udvikling og fremgang i beskæftigelsen i alle regioner også i jylland hallo jylland findes stadig

op til første maj hallo lars løkke rasmussen jylland findes stadig det var et opråb fra socialdemokratiet måske mest til sig selv

der var jo fire år med en landdistriktsminister

der blev flyttet to hundrede og seks og fyrre arbejdspladser til hovedstaden og to hundrede og syv og tredive den anden vej

vi har skabt en friere planlov en landbrugspakke en historisk udflytning af tæt på fire tusind statslige arbejdspladser ud af københavn og ind i resten af landet og nu forstår jeg så at fru mette frederiksen står

undre mig lidt over at socialdemokraterne så stemte imod flytning af arbejdspladser til jylland vi havde et forslag om at flytte diis til aarhus

at en samlet rød blok stemte imod den landbrugs og fødevarepakke som i den grad er med til at skabe aktivitet i de dele af landet der har mest brug for det

med ord og handling der måske ikke helt stemmer overens jylland findes også

det nævner jeg fordi fru mette frederiksen sagde at der altså ikke er en eneste ufaglært i sønderjylland der bliver dygtigere af at der bliver givet topskattelettelser til dem der bor nord for

det er sådan noget der kun betales af folk i københavn det synes jeg faktisk er lidt fordomsfuldt

fire tusind seks hundrede topskatteydere i to tusind og femten det svarer til syv

er lidt lavere end landsgennemsnittet på ti men dog alligevel

det virkelige billede af sønderjylland er at der bor danskere

i forskellige indkomstklasser og som jeg tror har den samme ambition som danskerne i midtjylland og nordjylland og på fyn og lolland falster og på bornholm

fremgang for dem selv

det skal vi skabe og det skaber man naturligvis ikke kun ved topskattelettelser det er nok mere kompliceret end som så men men bare

sammen med lego deltager i

stay southern denmark hvor

mangel på højtuddannet arbejdskraft er en stor udfordring for udnyttelsen af vækstpotentialet i syv danske virksomheder det udfordrer hele den regionale fremgang det synes jeg vi skal have i

er hvis ikke vi sikrer den kvalificerede arbejdskraft og ja det handler om efter og videreuddannelse det er også derfor vi starter et trepartsforløb og ja det handler om hvordan vi dimensionerer vores uddannelsessektor men ja det skaber altså ikke den højt kvalificerede arbejdskraft alle steder lige i morgen

derfor har vi brug for at gøre to ting nemlig at få dem med de høje kvalifikationer til måske at yde en lidt større

men jo også at trække folk til

jeg stillede jo et spørgsmål i formiddags som ingen rigtig har givet mig svar på nemlig sådan helt stilfærdigt hvordan kan det være at vi som nation skal gøre det sværere for de højtuddannede specialister vi har brug for at komme til danmark jeg forstår det ikke jeg forstår meget vel og jeg står selv på den linje at vi skal lukke danmark hermetisk af for dem der ikke kan og vil men at vi også skal lukke danmark af for dem vi faktisk har brug for

jeg synes det bliver sådan lidt den omvendte politik at man er imod integrationsydelsen

danmark ikke fremstår ekstraordinært attraktivt og som samtidig kan man sige mildt presser dem der så kommer alligevel til at komme i beskæftigelse det er man imod der er man øjensynlig parat til at bruge den halve milliard kroner om året det koster at afskaffe den hvorimod de udenlandske gæster vi kunne have brug for som kan fremme vækst og velstand skal man gøre det sværere for jeg forstår det ikke

sige for mig og for regeringen handler det om at føre en udlændingepolitik på to ben hvor vi holder danmark hermetisk lukket for dem der ikke kan og vil og har et åbent syn og derfor også er åbne over for dem der faktisk har noget

det er en af vejene

at få det arbejdsudbud vi har brug for hvis vi skal skabe mere vækst og velstand i danmark hvis vi skal give opsvinget flyvehøjde og flyvelængde en anden ting mere langsigtet men vigtig

man her i kommunen hvor jeg selv bor har sagt nej tak til at deltage i satsningen på at stille nogle ambitiøse mål for hvor mange færre elever der skal forlade folkeskolen de næste tre år med en karakter på under fire i dansk og matematik

jeg har haft svært ved at forstå det og i dagens løb har jeg så kunnet se i dagspressen

siger at de ikke vil deltage fordi de så også skal deltage i et understøttelsesprogram med hjælp og

vejledning og støtte og at det vil fjerne ressourcer fra de indsatser som skolerne allerede har sat i gang det er den begrundelse som københavns kommunes skoler

gerne bruge lejligheden her til at sige at det må bero på

en misforståelse

er ikke sådan et krav om at man for at deltage i skolepuljen

deltage i understøttelsesprogrammet derfor vil jeg egentlig bare opfordre skolerne

oplyse at undervisningsministeren netop har inviteret overborgmester frank jensen til kaffe for at rydde denne og eventuelle andre misforståelser af vejen jeg håber det bliver konstruktivt for elevernes

som skatteborger i københavns kommune

være rart hvis man også her i kommunen ville deltage i en ambitiøs målsætning om at reducere antallet af elever som ikke får de karakterer i dansk og matematik der skal til for at man sådan set selv kan vælge den ungdomsuddannelse man har

at det her ikke er noget der bare kan gøres op i

muligheder ulighed handler ikke om matematik

jeg glad for at fru mette frederiksen er enig i i hvert fald i dag det fik herre jakob engel schmidt sat på plads

set selv mest optaget af at mennesker får et arbejde med den værdighed der ligger i at kunne forsørge sig selv og glæden ved at yde sit som en myndig borger i stedet for at fastholde folk

hvor handlinger og handlemuligheder er deponeret på kommunekontoret

set også derfor vi har indført et kontanthjælpsloft

det bliver kritiseret bliver også kritiseret her i dag det er uklart

skæbne det skulle få hvis vi om godt to år når der har været et folketingsvalg står med et andet flertal socialdemokratiet kritiserer det igen og igen

et beslutningsforslag om at tilbagerulle det stemmer socialdemokratiet ikke for det det står lidt

uklart det gør det ikke for regeringen med opbakning fra vores

grundlag i dansk folkeparti fordi det

sammen med integrationsydelsen sådan set er en del af baggrunden for at vi i dag med stolthed kan sige at vi ikke har haft så få på offentlig forsørgelse

som ikke bare interesserer os her i i salen men som også optager mange danskere

jeg tror det er noget jeg ved

slår lejr på vores gader og stræder tigger aggressivt og opkræver såkaldte beskyttelsespenge fra vores hjemløse gør os utrygge

for byen skal være et trygt sted for alle og derfor har vi

taget de første skridt den første april fik politiet et nyt værktøj det blev forbudt på offentlige steder at etablere og opholde sig i lejre som er egnet til at skabe utryghed i et nærområde overtræder man forbuddet

man straffes med en bøde og gentagne overtrædelser kan resultere i et zoneforbud og det har effekt

københavns politi har haft stort fokus på problemet i to tusind og sytten har de ryddet fem og tyve lejre

er rejst fire og firs sigtelser så det er godt men der er behov for en langt hårdere og mere kontant indsats

er vidne til hører på ingen måder hjemme i vores samfund

i dag er det sådan at straffen i førstegangstilfælde i almindelighed er syv dages betinget fængsel regeringen vil foreslå at udgangspunktet bliver fjorten dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde ved tiggeri på offentlige steder hvor

og orienteret hende om at regeringen vil fremsætte et lovforslag allerede i denne uge på på fredag med et ønske om at få det førstebehandlet på fredag det kræver selvfølgelig at folketinget vil være indstillet på det og så vil vi i øvrigt også lade det være op til folketinget om det forslag skal færdigbehandles

i september eller hvis man står på formalia

skal dæmme op for den utryghedsskabende adfærd der forpester dele af

det eksisterende forbud mod lejre det gælder det geografiske område men også

for at meddele det første gang reglerne overtrædes vi vil indføre en en fasttrackordning så vi umiddelbart kan få afprøvet om en konkret person overhovedet har et opholdsgrundlag her i danmark og sikre en så effektiv udvisning som overhovedet muligt og endelig vil vi tage det op på eu niveau

de problemer vi står med med for eksempel tilrejsende romabander jo også knyttet op på den måde som den frie bevægelighed er reguleret på og derfor er det her ikke et isoleret dansk problem

også brug for at gøre en indsats på eu niveau men fuldstændig parallelt til migrationstilstrømningen og asyltilstrømningen som jo heller ikke

vi skal rejse den her sag i eu vi skal finde alliancer i eu men vi skal ikke vente vi skal handle og det lægger regeringen op til

i dag også haft en god diskussion med vores nordatlantiske folketingsmedlemmer som jeg gerne vil takke for idet jeg så håber på en slags forståelse for

også fordi vi jo så sent som i sidste uge havde to endog meget grundige gode og vigtige debatter

om rigsfællesskabet i al almindelighed kan man sige og en forespørgselsdebat fokuseret om grønlands økonomi og arbejdet med

så jeg kan jo henholde mig til alt hvad jeg sagde

i i sidste uge og så vil man kunne genkalde sig tror jeg at jeg er en varm tilhænger af rigsfællesskabet men jeg er også fuldstændig på det rene med at der ikke bare skal to til

hammond at jeg ikke helt kan genkende det billede der bliver tegnet af at man skulle være sat uden for indflydelse her i salen og på christiansborg i forbindelse med større politiske forhandlinger

inddrager regeringen de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer i forbindelse med større forligsforhandlinger i det omfang det er er relevant

vi fremadrettet også gøre

så var herre magni arge og herre sjúrður

og ja jeg så godt den anden dag at hun var malet rød

det var sådan noget katharina grosse havde gang i

var turen kommet til den lille havfrue

men det her var så ikke kunst det var det i mindeparken øjensynlig men det her var ikke kunst

at adgangen til at udnytte havets ressourcer på en bæredygtig måde er af afgørende betydning for både det færøske og det grønlandske samfund og det støtter vi selvfølgelig op om

jeg ved hvor meget min twitterkonto bliver bombarderet hver gang der er grindesæson på færøerne og når jeg nu på den her måde skriver min egen person ind i det så

regeringen bakker op her sådan

skal til at slutte min replik af tiden er ved at være gået

en god debat jeg synes den har været holdt

meget fordrageligt og derfor vil

og den her reeksamen der skal finde sted den første tirsdag

her var et af de strenge krav fra eksaminator jo at verdensmålene skulle indgå i resultatet men hvorfor egentlig vente til efteråret

lanceret et fælles nordisk initiativ om nordic solution som sådan set handler om at norden under et rækker ud til resten af verden og tilbyder inspiration for det er jo verdensmål og hvis vi skal flytte på dem skal vi have gjort verden engageret og det er selvfølgelig også i det lys at jeg er dybt bekymret over de meldinger der har lydt i dagens løb men som endnu ikke er verificeret om at man fra amerikansk side øjensynlig overvejer at trække sig fra parisaftalen nå vi skal videre debatten er jo ikke slut endnu der er korte bemærkninger og

i øvrigt heller ikke slut vi har i omegnen af fem og tredive lovforslag og beslutningsforslag på dagsordenen på torsdag og på fredag har vi fem og fyrre forslag på dagsordenen

jo ikke i mål endnu jeg har lige lanceret et enkelt nyt initiativ og efter sommerpausen når den kommer venter der andre vigtige opgaver

efter sommerferien tager vi blandt andet fat på reglerne for familiesammenføring en jobreform

med den fortsatte ambition at få flere i arbejde og færre på overførsler nye vækstinitiativer så fremgangen kan fortsætte et nyt energiudspil med ambitiøse og realistiske mål alt sammen med den baggrund at danmark står bomstærkt og det skal vi blive ved med at gøre vi skal give opsvinget flyvehøjde

københavn chikane af danske hjemløse

sikre at politiet har de rette redskaber og de rette ressourcer det er klogt og det tror jeg at vi alle sammen indgår i en diskussion af noget andet er

ét er at rejse til bruxelles og rejse problemstillingen noget andet er jo

vil opfordre statsministeren til nemlig at sætte sig i spidsen for simpelt

det fordi jeg tror at vi bliver nødt til at tage fat om nældens rod den fri bevægelighed af mennesker i europa skal handle om beskæftigelse og uddannelse den skal ikke handle om tiggeri den skal ikke handle om eksport af sociale problemer den skal ikke medføre en ændring af bybilledet

hovedstæderne som vi ser netop nu

vil regeringen sætte sig i spidsen for en ændring af opholdsdirektivet sådan at man ikke længere vil kunne tage ophold i et andet europæisk land

ikke kan finansiere sit eget ophold og hvis man ikke har

er endnu værre hvis man kan gradbøje tingene på den måde altså en frihed til at bevæge sig for at begå kriminalitet eller eller tigge eller skabe

det er en debat som jeg i øvrigt løbende deltager i og som jeg også deltog meget konstruktivt i op til forhandlingen af den platform hvormed den tidligere premierminister cameron kunne udskrive en folkeafstemning

så det er et arbejde jeg

er engageret i og som jeg i øvrigt i

bliver aktualiseret i eu kredsen igen derfor vil det i den sammenhæng være relevant

stiller sig til det forslag jeg lige har lanceret

jo ikke noget nyt forslag det er jo et forslag som den regering jeg tidligere var statsminister for inden vi udvidede regeringen stillede og som blandt andet

led skibbrud fordi socialdemokratiet ikke kunne

sådan at det ikke er en hvilken som helst dansk hjemløs der stikker hånden frem som altså principielt risikerer fjorten dages ubetinget fængsel

det er målrettet det man kalde utryghedsskabende

jeg tror at det kan gøre en forskel også i signalgivningen

at alle danskere har en bolig at være i men

til at fungere og jeg har været imod en lovændring der ville betyde at en dansk hjemløs der stikker koppen eller hånden frem for

der selvfølgelig opbakning fra vores side kunne jeg så ikke få

er jo at problematisere den måde den frie bevægelighed fungerer på noget andet er at give et tilsagn her i dag om at sætte sig i spidsen

sandheden er vel den at politiet kan gøre mere end i dag

godt med nogle lovændringer men hvis vi bliver ved med at

hvor mennesker

at tigge og i øvrigt leve et forhutlet liv så er det ikke det europa vi ønsker os derfor kunne jeg godt tænke mig et klart svar fra statsministeren vil man arbejde konkret for at få ændret opholdsdirektivet og vil statsministeren sætte sig i spidsen derfor og vil man i øvrigt tage fat på den anden europæiske problemstilling der er rejst i dag nemlig at vi øjensynligt ikke længere vil kunne udsende kriminelle

til et land som rumænien fordi vi

åbenbart er blevet underkendt af højesteret der

fordi jeg synes vi skal slutte her i en konstruktiv tone at springe

jeg har forberedt om hvor kæmpe forskelle

mellem det man sagde og det man gjorde for

under to år siden og så det man gør nu men

der er udfordringer i eu samarbejdet og ja alle steder hvor jeg kommer deltager jeg i

fremme den nuance der er brug for i eu debatten

at få regler der sikrer de gode sider af den frie bevægelighed uden at dårligdommene følger følger med og det ville jo være nemt for mig at sige at jeg stiller mig i spidsen

den aftale som lå til grund for brexitafstemningen og som præcis også adresserede nogle af de her spørgsmål og derfor vil danmark

man helt stilfærdigt må sige at hvis vi skal rykke noget på den dagsorden så er det altså ikke gjort med at en

vores indflydelse gældende i alle relevante

vi har altså et land som er medlem af eu hvor forudsætningen er at man opfylder københavnskriterierne som i sin tid blev forhandlet på plads

at vi ikke kan udlevere fordi man ikke kan sikre en afsoning der efterlever de kriterier

sag helt konkret blive taget op af justitsministeren ved først givne lejlighed og jeg tror det er i næste uge

en lille smule der skal flere initiativer

også glad for at høre at justitsministeren

vil rykke ud med flere initiativer men det skal jo ikke skorte på velvilje over for et element her om om bedre muligheder for politiet til at kunne få

de mennesker der kommer udefra og udnytter danskernes velvilje det andet jeg vil sige

i forhold til til højesterets afgørelse i dag altså

for få kvadratmeter at sidde inde på hvis de er skyldige

kan danmark

et land som ikke kan hjemtage deres egne borgere

have fri bevægelighed i forhold til et land hvortil vi ikke kan sende

retsforfølgelse for dybt kriminelle forhold som grov menneskesmugling det er jo det den her sag handler om det er det de her mennesker er anklaget for det er muligvis danmarkshistoriens største sag om menneskesmugling og så kan de mennesker ikke blive strafforfulgt i deres hjemland fordi de kan risikere

åbent eller halvåbent fængsel hvor de får for få kvadratmeter at sidde

det må der jo ske noget i forhold til det må håndteres

blev et andet ligesom det jo var et andet i landsretten nu har højesteret så talt og det må vi jo så acceptere men det er da helt åbenlyst at den her domsafgørelse åbner

det internationale samarbejde om at sende kriminelle bag tremmer og det siger sig selv at det er totalt uholdbart det er

at et eu land ikke lever op til helt grundlæggende rettigheder når det i øvrigt er sådan at deltagelsen i eu samarbejdet sådan set betinges af at man lever

nu er dommen faldet i dag men jeg går jo ud fra at rumænien hurtigst muligt vil rette op på forholdene og

på en udleveringsbegæring fra rumænien så det er

set ikke bare et dansk synspunkt at

som vi så ikke kan indfri

rumænien det skal de da handle på

jo også baggrunden for som jeg sagde før at justitsministeren tager den her sag op direkte over for sin rumænske kollega

det som statsministeren i virkeligheden her siger

ved et medlemskab medlemskab af klubben jo jo men men sagen er at det jo også

på grund af vores domstole som siger at landet ikke lever op til de spilleregler det selv ellers har undertegnet at

som statsministeren siger vil blive adresseret i næste uge men der er

gå til eu og sige

afskåret fra at tilbagesende asylansøgere efter

det understreger jo altså en ret central pointe nemlig at eu samarbejdet hviler på rettigheder og pligter og ja der er brug for også i forlængelse

eu om vigtigheden af at man implementerer og efterlever de ting man har forpligtet sig på for

pænt og ordentligt og respekterer alle internationale spilleregler

i nogle meget uhensigtsmæssige positioner

trods alt et for drastisk skridt i lyset af den her domsafsigelse i dag at vi ensidigt og uden konsultation af andre suspenderede de rettigheder rumænere har efter

samtlige lande har sat sig sammen og anerkendt problemer med klimaudfordringer og sat sig nogle mål for at løse

at køber nogle mere klimavenlige produkter og det er heller ikke nok at der er ét land der gør

er heller ikke nok at det er halvdelen af verden der går i gang med den grønne omstilling vi har faktisk brug for at alle skal med usa er en af verdens største udledere af

det er en udgift for nogle lande at skulle omstille sig

en bæredygtig udvikling hvad så med kina indien og andre store udledere

i resten af verdens interesse og det er det i en dobbelt forstand

både fordi vi skal passe på klimaet og jorden men også fordi

vækst og og velstand det amerikanske rustbælte falder fuldstændig sammen med det amerikanske vindbælte jeg tror at de amerikanske myndigheders egne tal viser at der kunne skabes sekshundredetusind arbejdspladser i den amerikanske vindmølleindustri hvis man omfavnede den her dagsorden så det er mit synspunkt det er danmarks synspunkt jeg haft lejlighed til at gøre gældende direkte over for præsidenten

vi kan opfordre og appellere og det gør jeg her og det gør jeg også i en situation hvor beslutningen jo ikke er truffet

på det sidste tweet at det det kommunikeres i i næste uge og så skal det i hvert fald være op imod et dansk signal om at det vil vi være kede af og bekymrede over både på grund af substansen men jo også fordi man skal kunne regne

er truffet og måske har vi en chance for at prøve på

kunne statsministeren være en lille smule mere konkret

en samlet reaktion fra eu er der en kontakt via ambassaderne allerede nu på baggrund af de oplysninger der er hvad har man tænkt sig at gøre og må jeg så ikke bare fra enhedslistens side virkelig opfordre til det

det er så afgørende at usa er med

få dage siden og som sagt

har jeg leveret det så direkte som man har mulighed for at levere det nemlig i en direkte samtale med den amerikanske præsident i det hvide

og vi vi vil vende tilbage til det

formentlig allerede i i morgen fordi det kan være naturligt i forlængelse af det nordiske initiativ vi tog

det fællesnordiske statsministerinitiativ også at bruge den lejlighed til at gentage

nogle nogle synspunkter men det er jo work in progress

al den stund at jeg har siddet her i salen hele dagen og ligesom andre bare har kunnet

set hele verdens pensum det er fns mål om

at standse tabet af

og tyve det er parisaftalen og det er fns verdensmål for en bæredygtig fremtid

set det jeg har spurgt ind til og så hører man

lande det er fantastisk det er flot og jeg har endda rost statsministeren for det tidligere

alligevel hvordan er det nu når alternativet snakker om de her nye fag de her rammer for nye fag så er

for for bæredygtighedsmålene

hvordan hænger det sammen i forhold til en afskaffelse af pso hvor

og hvordan hænger det sammen med det er den tænkning på tværs som jeg egentlig efterlyste statsministerens svar på tidligere det er jo dejligt hvis statsministeren allerede vil reeksamineres nu

afskaffelsen udover at det er et vækstboost

tilrettelagt på en måde hvor det samtidig muliggør den fortsatte grønne omstilling det billiggør el det vil sige at det

til at flytte sammensætningen af vores energikilder over

målsætning som jeg godt ved man forsøger at nedgøre

vedvarende energi nu

sådan højtråbende kritik

bare sige at det tror jeg er meget tæt på bare at være en anden måde at udtrykke regeringens målsætning på altså halvtreds procent energi hundrede procent på el

fremmer dansk konkurrencekraft den fremmer en fortsat grøn omstilling i danmark den bidrager i øvrigt også til at man holder produktionen i europa i et af de lande der har den bedste energieffektivitet og den grønneste energi frem for at den fremstilling kom til at ligge i andre lande polen eller andre steder hvor kul stadig er dominerende

ikke når kan vi jo forstå på regeringen

for meget altså mere end vores relative andel så betyder det

den sammenhæng der er i det

og derfor skal vi jo finde den balance hvor danmark går forrest

del af det og jeg kan garantere for at vi er fremme det vil man også kunne se når vi her før sommerferien i det europæiske råd skal fastlægge fordeling på det ikkekvotebelagte område jeg vil tro at det ender med at danmark får en forpligtelse som ligger meget meget højt og som også kommer til at udfordre os men fair nok for det skal vi det er også en af grundene til at vi nu bliver vært for det her øresund energy week

den største internationale aktivitet næste år

hele den her dagsorden det gør vi da i erkendelse af at danmark internationalt er en førende nation

ganske markant fra den der blev fremsat ved årets

er da alligevel et særsyn i dansk politik men alligevel kan statsministeren sige at det går nogenlunde ligesom han havde regnet med

man skal tage alvorligt og hvis målsætningen stadig væk er at man ønsker

er lagt frem nu kan man vel samle sig sammen til hvis man får aftaler om det inden sommerferien at

der tilfredsstiller statsministeren med fremdriften i planerne

et eller andet tidspunkt i nærheden af to tusind og halvtreds derfor vil jeg bare spørge er der ikke en lille smule problemerkendelse i at regeringen trods alt ikke kan holde et tempo der bare giver nogen form for realisme omkring sine to fem og tyve mål

er enoghalvfemstusind flere private arbejdspladser end der var ved

da glad for jeg bliver da rigtig rigtig glad når vi via den politik vi har ført har fået antallet af asylansøgere

i de sidste otte år jeg bliver da rigtig glad og stolt over at den politik vi har ført med et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse og en række andre ting og topartsaftaler på

betyder at vi nu har det laveste antal på offentlig forsørgelse vi har haft i ti år

så har vi en fremadrettet ambition og det er jo rigtigt at ambitionen ikke er justeret men værktøjerne er justeret er det udtryk for selverkendelse

nytte noget at insistere på at bruge et værktøj

undertegnede hvis der ikke kan skabes opbakning til det og i stedet for så at give op

det bliver lidt friskt at sige mine pejlemærker

det gør det jo helt åbenlyst ikke alle mennesker kan se at det er en regering der er uhyre vanskeligt stillet i det

er regeringschefens ansvar hvilken politik der i sidste ende kan føres

og det håber jeg vi kan tage alvorligt en invitation til et bredt samarbejde radikale venstre har på intet tidspunkt sagt

man ikke gør det som var den fejlslagne

vej man valgte i nullerne og som det gik os

et flertal i folketinget

findes der masser af eksempler på men fordi det netop ikke er let skal man

side femten se hvad det er for fem indsatsområder

den her regering vil arbejde systematisk med

to tusind og fem og tyve for at nå en en uændret målsætning og ja det kan lade sig gøre og

enklere hvis man bare øgede tilbagetrækningsalderen ja det ville det være kan herre morten østergaard pege på det flertal der kunne formås til at gøre det det kan herre morten østergaard nok ikke skal vi så opgive ambitionen nej så skal

jo derfor regeringen har fremlagt et tretten punktsprogram som trækker den samme

største bekymring er at rusland kunne overveje samme kurs

jeg noterede mig at pernille skipper spurgte til hvordan man kunne påvirke usa

måske være med til at løfte ambitionerne generelt lave nogle partnerskaber for eksempel med kina hvad tænker statsministeren kunne man forestille sig

sende det signal at at det ser vi

der er en tre årig periode efter aftalens indgåelse som skal afvikles før man kan sige

det næste amerikanske præsidentvalg før

amerikansk beslutning og jeg har heller ikke i talende stund detaljeret indblik i hvordan sådan en amerikansk beslutning i øvrigt træffes altså om det er en beslutning præsidenten bare kan træffe

mellem det hvide hus og de to kamre og

i den her fase handler det om at få sendt det signal

ligesom mange andre fra tid til anden møder konkrete eksempler hvor jeg tænker det var vel ikke lige dem vi ikke ville have

også på eksempler hvor jeg tænker altså hvorfor kan vi ikke få smidt dem der ud for nu at sige det ligeud

hvor regler der vedtages her i folketinget skal sættes ligeværdigt igennem

er en række andre ting som jo er den seriøse forklaring på at vi engang imellem står med personsager

og det er også baggrunden for at vi efter

ægtefæller til danske statsborgere der flytter hjem efter et langt liv i udlandet

i udsigt at vi i næste samling

vende tilbage med nye lovregler og jeg har den ambition at vi kan skrue regler sammen som skaber en endnu bedre balance for jeg vil ikke gå på akkord med at vi skal holde danmark lukket for dem der ikke kan

ellers udfordrer vi sammenhængskraften og økonomien og kulturen

gerne udfordre statsministeren på det her med at

faktisk er uden for indflydelse i hvert fald set fra inuit ataqatigiits

forelagt som folketingsmedlemmer på trods af at vi havde været til møde med

i forhold til alle andre folketingsmedlemmer når vi nu taler om at alle er ligeværdige jeg vil tro at alt hvad vi diskuterer her i folketinget forekommer at være relevant for alle

valgt på fyn eller en konservativ valgt på fyn eller en venstremand valgt på fyn så vil man mene at hvis der er et anliggende omkring den vestfynske motorvej

har det relevans men det fører jo ikke til at vi så udstyrer trafikministeren med et pålæg om at vi kun kan mene noget om den vestfynske motorvej

derfor må man jo også ligesom vælge altså

jo også et ligeværd og ud over at de nordatlantiske medlemmer så er valgt

og nogle holdninger så så det her har jo mange aspekter ligesom jeg har hørt herre sjúrður

nemlig en reservation over for at bruge sit mandat til

søge indflydelse på ting som i virkeligheden set med hans øjne er er danske i deres kontekst

jeg vil ikke stå her og bare love at hver gang

medlemmer har at sige jeg tænker at hvis man netop tager udgangspunkt i den her ligeværdighed handler det om at sidde med og være med i den her dialog være med i den her forhandling på de områder jeg synes der

er en underliggende præmis om at vi ikke er fair at vi ikke er retfærdige

selvfølgelig er vi optaget af at varetage nogle grønlandske interesser

og vi ved godt at vi har et anderledes udgangspunkt men vi ved også

de to grønlandske medlemmer er jo ikke identiske og de to færøske medlemmer er ikke identiske og fra tid til anden

folk valgt i grønland og færøerne med en større ideologisk spændvidde end andre gange og det er derfor jeg bare stilfærdigt siger at politik har

noget af det er geografisk og noget af det være ideologisk

jeg jo ikke stå og binde mig til at vi til alle tider

skal have for eksempel begge de grønlandske medlemmer om om bord for at vi kan disponere på spørgsmål der har med grønland

jeg tror at man også i et historisk perspektiv og det mener jeg også at

i forhandlingssituationer men også i opspil til forhandlinger det

derfor at der i min optik er et stærkt grønlandsk

og har konstateret at både socialdemokraterne og regeringen nu er indstillet på at der skal ske noget vi synes det er meget meget positivt at der kommer til at ske noget om det er nok

så noget mere i tvivl om men vi skal i hvert fald tage de skridt der er nødvendige og vi på at at folketingets partier kan være med på

lovinitiativer hurtigt

med henblik på at give de redskaber til myndighederne som er akut nødvendige

vi fremsætter det her lovforslag på fredag og vi anmoder så ydmygt om at man dispenserer

forretningsorden så det kan førstebehandles men det bestemmer folketinget ligesom folketinget også suverænt bestemmer hvordan man så i øvrigt kan processe det her lovforslag regeringen stiller sig til rådighed fordi vi lytter og jeg lytter og jeg lytter også til mig selv og det forslag vi nu

og som jeg i en tidligere regering tidligere i dette folketingsår forsøgte

at få et flertal for på det tidspunkt lod det sig ikke gøre blandt andet på grund af stærk socialdemokratisk modstand

jo fordi de har det spekulative

tilsnit at man ligesom gør sig nogle forskellige overvejelser og så kan man holde det her varmt

det sagen handler om at jeg har fuld tillid til min

og udlændingeminister fuld tiltro jeg er bekendt med at ombudsmanden har udtalt en kritik

ministeren har taget det til efterretning og i øvrigt i morgen stiller sig til rådighed for et samråd

at jeg har totalt fuldt og helt tillid til min

med afsæt i en noget spekulativ artikel

i politiken der er mig bekendt et samråd om det

i morgen hvor ministeren stiller sig

skal afvente det samråd før man eventuelt måtte stille flere spørgsmål til mig

er bekendt med ombudsmandens udtalelse som ministeren også har taget fuldt til efterretning

helt naturligt stiller sig til rådighed i morgen for et samråd hvor man kan stille alle spørgsmål den her sag desangående og så både håber og tror jeg på

alle de spørgsmål der bliver stillet her forekommer jo uskyldige og principielle og dem må jeg da kunne svare på og det er under syv indbyggede konditioner og det betyder slet ikke

jeg kender de der mekanismer til fulde og jeg og jeg medvirker ikke til det tingene skal foregå rigtigt jeg har tillid til alle mine ministre jeg

integrationsministeren det siger sig selv jeg er bekendt med at ombudsmanden har udtrykt en kritik at ministeren har taget den til efterretning øjeblikkeligt og uden

som minister i regeringen hvis man bryder

det tænker jeg er et ret enkelt spørgsmål det næste

en sag hvor ombudsmanden har rettet en voldsom kritik hvor politiken i aften skriver om at der har været en masse rådføring med justitsministeriet hvor der er læk om at man har været advaret om at man vil gå ud og bryde loven

jo ikke bare en vis situation jo meget meget konkret situation og derfor vil jeg gerne spørge hvis det viser sig

at udlændingeministeren har brudt loven kan udlændingeministeren

hvor alle de spørgsmål

som sagt været her længe nok til at jeg godt ved hvad det er for en øvelse man er ude i nu og helt ærligt jeg vil ikke stå her og svare på alle mulige prækonditionelle

spekulative artikler i politiken som jeg end ikke har læst fordi jeg har siddet hernede i debatten så min anbefaling skal jo være at man møder ind til det samråd

i morgen og bidrager til at få sagen opklaret og så både håber og tror jeg

på det vil kunne konkludere det jeg også har konkluderet her i aften at der ikke er grund til andet end at nære fuld og hel tillid til integrations

ikke finder grundlag for at udlevere de her interne dokumenter

vi ikke kan blive klogere vi kan ikke få vished om hvad der er sket så hvis statsministeren virkelig vil have at det skal gå rigtigt til

at vi kan få den vished at vi kan få udleveret de her interne dokumenter så vi kan blive klogere så tingene kan foregå

kan skrive artikler med referencer

i artiklerne og og så skal folk bagefter

med omvendt bevisbyrde bevise deres uskyld deres uskyld

tidligere i dag har vi alle sammen besunget værdien af at vi lever i

nødt til at gentage at jeg er bekendt med at der er blevet stillet nogle spørgsmål i den her sag og de

jeg har i øvrigt fuldt og helt tillid til

man vil nå frem til at øge arbejdsudbuddet med

til femtentusind på baggrund af at man vil begrænse sygefraværet

konkrete målbare tal ud af det som man kan omsætte til arbejdsudbud

om at lempe topskatten når man har så præcise målsætninger som man har på lige præcis det indsatsområde så antager jeg

må være fordi man har en ret præcis hensigt med det område så kan statsministeren her løfte sløret for hvor

skal komme fra en lempelse af

folk er mere af deres arbejdstid på arbejde så er det arbejdsudbud så derfor er det da et vigtigt

med gamle planer altså blandt andet dem som finansminister bjarne corydon lavede hvor der var nogle ønsker om at finde tolv milliard

tidligere socialdemokratiske finanslovsforslag det var dengang

sparer to milliard kroner på mindre brug af konsulenter eller sådan noget det man kan sige om det er

ikke bruge pengene før de er der så der kan tages masser af politiske initiativer der har det sigte at nedbringe sygefraværet men man vil ikke på forhånd

en effekt de får og det er også derfor det meget klart fremgår af den her publikation og det er så på side seksten at regeringen har den metode at vores politiske initiativer

falder i to kategorier initiativer der kan indregnes en effekt på på forhånd og hvor man altså kan bruge pengene før de egentlig er skaffet og initiativer hvor man må have det tålmod at se at det virker før man bruger

jo så gå ud fra er fordi man har regnet nogenlunde på at det er de cirka syv tusind som det skal udgøre af de

til femtentusind og det ryster statsministeren så på hovedet af men det må jo så være fordi statsministeren har et præcist tal

så i øvrigt ikke bare lige bekræfte at hvis man

det som man skriver ind som et regneeksempel

regeringens forslag om skat både i top og bund

og alt sådan noget som twitter og videoer og

klip a la dem jeg så med dagens fødselar i øvrigt tillykke med

ordfører hvor man sådan foretager tilfældige klip fra talerstolen og udelukker mellemsætninger

regeringen kommer med et forslag

vi har en samlet ambition som er udtrykt ved de her fem indsatsområder og hvor skat i øvrigt er et tværgående tema for

vil være et positivt bidrag i forhold til forskellige af de her målsætninger hvordan det præcis vejes af vil man få syn for sagen for i takt med at regeringen fremlægger sine konkrete udspil så hold nu

glæd jer til at når vi mødes igen

der er blevet snakket om og generaliseret om et bestemt mindretal nemlig romaer der har været flere partier og ordførere som har talt om for eksempel romaproblemet om romaerne som sviner i parkerne om romaerne som begår kriminalitet

nogle generaliseringer om en etnisk gruppe som kan efterlade det indtryk at de alle sammen er kriminelle hjemløse eller på anden måde til gene for for samfundet og den slags generaliseringer synes jeg egentlig vi skal prøve at undgå her ikke mindst her fra

landets fineste talerstol

statsministeren for i sit indlæg næsten i hvert fald at undgå det her

nogle gange når der tales negativt

tage den såkaldte jødetest

i kan godt høre det ikke

jeg er slet ikke uenig i at der er nogle alvorlige problemer med mennesker der rejser hertil

ofte fra nogle af de fattigere lande i sydøsteuropa som sover i parker og som desværre også i alt for mange tilfælde begår kriminalitet det er et alvorligt problem som vi skal handle på det har sin oprindelse i eus regler om om såkaldt fri bevægelighed som desværre har mange bagsider både når det kommer til social dumping men også når det kommer til grænseoverskridende kriminalitet vi deltager også gerne i drøftelser om hvad man kan gøre både for at forhindre at folk rejser rundt og begår kriminalitet men også for

blandt andet mennesker med romabaggrund med at få en bæredygtig tilværelse i deres egne lande hvor de desværre mange steder er udsat for forfølgelse og diskrimination jeg vil bare appellere til og det

dybt i den europæiske historie og det bør vi have med i vores overvejelser så min appel er egentlig bare i al stilfærdighed at jeg synes vi skal prøve at undgå den slags generaliseringer og lige være opmærksom på hvordan vi taler

skal hjælpe de her mennesker der er rejst til danmark uden et opholdsgrundlag til at få en bæredygtig tilværelse i deres egne lande

skal samle fækalier og andre efterladenskaber op

de her grupper jeg er stor tilhænger af at man

arbejdsmarked på samme vis som

mit indlæg her handler ikke så meget om hvad der skal

har et ansvar for at kigge på de

og andre lande hvor der sker en grov diskrimination af romamindretallet der er jo en grund til at mange romaer rejser fra deres lande og søger andre

gennem de internationale samarbejder vi indgår i

for at sikre at de får bedre vilkår og at den her diskrimination stopper er det en undskyldning for at rejse ud og begå kriminalitet

er i hjemlandene og det skal vi selvfølgelig prøve

en diskrimination af de her mindretal og jeg bemærker så at det kunne være en del af løsningen

som ordføreren fortæller om er jo helt uacceptable det

i det her folketing i min appel handler bare om

en hel etnisk gruppe eller et helt mindretal ud fordi der er nogen der

de romaer der udgør et problem blandt andet her i hovedstaden og som københavns overborgmester

folketinget skal gøre ved det helt aktuelle problem hvis vi nu skal gøre noget der virker lidt hurtigere end at få ændret et opholdsdirektiv i eu regi som jeg tror herre pelle dragsted er enig med mig i

have nogle lange udsigter hvad skal vi så helt konkret gøre for at komme den anmodning i møde

vi får håndteret de udfordringer som københavnere men jo også danskere i andre byer

eller andet så hvad der konkret skal gøres kan jeg ikke stå og komme med svar på her jeg kan forstå at regeringen vil fremlægge nogle forslag og dem vil vi selvfølgelig kigge på når de er blevet fremlagt og tage stilling til i vores folketingsgruppe

for jeg er ikke ekspert på det område og helt overordnet tror jeg at der er flere ting i

kriminalitetsbekæmpelse og der skal politiet selvfølgelig have de ressourcer og de redskaber som skal til i

et spørgsmål der hedder hvorfor er det at de her mennesker

og andet hvad er det for nogle forhold i deres hjemlande der gør at det er tilfældet og det tror jeg også er en vigtig del af løsningen som vi

men jeg er ikke ekspert i hvordan man gør noget ved det her jeg gik herop

bekymret over noget i den måde der blev talt på og det var egentlig ikke for at moralisere eller

jeg synes det er vigtigt når der er et skred i sproget

det kunne lige så godt have været mig der var kommet til at tale på en måde som måske

fordi vi faktisk synes det er et stort problem helt konkret at et forslag jo er blevet fremlagt her til aften

fra udlandet og som så sidder og tigger på gader og stræder

komme ind og og sidde i et fængsel i stedet for

vi har nogle ekstremt kedelige fortilfælde i historien og sproget betyder noget og og det er ikke

om opmærksomhed om det her

har set det endnu jeg ved ikke hvad det indeholder og jeg har ikke drøftet det med min folketingsgruppe så hvordan vi vil stille os til det ved jeg ikke jeg kan høre at der har været nogle bekymringer

at enhver hjemløs der rækker kruset frem

vil blive kriminaliseret og det vil vi nok være skeptiske over for men jeg er ikke retsordfører jeg har ikke set forslaget og jeg vil gerne drøfte det med min folketingsgruppe

herefter er forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og to og tyve af

mette frederiksen pernille skipper

samt forslag til vedtagelse nummer v en hundrede og fire og tyve